de punkter som er opført som nummer en og to på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet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

retter mod det lovforslag som vi tredjebehandler nu

begrænset kritik det er faktisk en fundamental kritik af det her lovforslag han skriver at

vil skabe en kolossal retsusikkerhed

og kritiske offentlige debat på den baggrund kalder professoren det for bekymrende at der nu tegner sig et flertal for vedtagelse af justitsministerens lovforslag

derfor vil jeg også godt sige at jeg synes

det er lidt skuffende at læse ministerens svar som jeg simpelt hen

synes formår på en overbevisende måde at imødegå de argumenter som kommer fra jørn vestergaard men som tværtimod gentager og understreger de problemer

er med det foreliggende forslag her ved tredjebehandlingen står vi nemlig tilbage med det grundlæggende problem at

ikke præcis ved hvad det er vi kriminaliserer og borgerne ved det endnu mindre når justitsministeren i kommentaren til jørn vestergaards kritik

eller sætte en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område ved at samarbejde om at udøve påvirkningsvirksomhed

meningsdannelse bemærk ordene sætte i stand til

begreber det er faktisk meget uklart ligeså uklart som når justitsministeren i et svar på spørgsmål

forsøger sig med en lidt mere folkelige udgave

hvem afgør hvad der er falske lodder

at samarbejde med en udenlandsk efterretningstjeneste om at påvirke opinionen i danmark

større dansk tv station måske under inspiration fra en fremmed efterretningstjeneste hvem ved bringer en fuldstændig løgnagtig historie om at russiske fly har krænket et nærliggende lands luftterritorium er det så tilladt for en dansk statsborger at tage kontakt til den russiske ambassade læs efterretningstjeneste og bruge oplysningerne fra dem til at bringe sandheden frem eller når for eksempel den danske regering under direkte inspiration fra et fremmed lands efterretningstjeneste systematisk spredte løgne til den danske offentlighed om iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben

læs efterretningstjeneste for at få erstattet de falske lodder med nogle ægte jeg indrømmer gerne at regeringen i de svar de har givet til folketinget forsøger at give eksempler på hvornår loven

men forslaget giver ikke et klart svar på hvornår loven så derfor svæver det hele i stor usikkerhed og loven vil primært være velegnet til at pålægge den enkelte øget selvcensur er der så ikke noget problem med udenlandsk påvirkningsvirksomhed jo det er da ved grød der er

kæmpe problem med udenlandsk påvirkningsvirksomhed det er helt sikkert et problem og det er helt sikkert et stort problem

og den kan have mange udtryk og den kan komme fra efterretningstjenester i mange forskellige lande såvel fjendtlige som normalt venligt stemte i den forbindelse er det efter min mening klart

men der er absolut ikke brug for faktisk allermindst brug for at lave en lovgivning der er så uklar som den fremlagte

det ville være bedre at modarbejde udenlandsk påvirkningsvirksomhed med andre midler end de strafferetlige herunder ved at lade sandhedsværdien af tvivlsomme oplysninger stå deres prøve i den offentlige debat

for eksempel i forhold til uddannelsesinstitutionerne i forhold til videnskaben

og jo en vis ironi at

præcis samtidig med at der er trådt et medieforlig i kraft som over en fem årig periode

op mod en milliard kroner ud af public service medierne

på et uklart grundlag lyder ikke som en god cocktail afslutningsvis

det seneste i en længere række af

ofte er korrekt konstateret men som bare ikke gør det ordentligt

og vi negative konsekvenser negative konsekvenser som forstærkes af at der ikke er nogen automatisk udløbsdato

sige at er der et akut problem kan man lave en lov men med en automatisk udløbsdato kan man tage diskussionen op igen

jo ikke tale om her jeg nævnte at der var flere eksempler et andet eksempel er jo pasloven pasloven hvis formål var at forhindre folk i at rejse til syrien eller irak for at støtte islamisk ekstremisme

pasloven bruges til at tage passet fra folk der vil tage til rojava og med humanitær bistand genopbygge kurdiske områder der har været udsat for

har udtalt at denne lov ser ud til at ramme de forkerte uden at gå ind i den konkrete sag udtaler han til politiken den femte marts meningen var ikke at ramme nogen der havde reelle hensigter da loven blev lavet var det for at ramme dem der tog ned for at være en del

det kan man mildest talt ikke sige at de kurdere der har bekæmpet de

har altså ramt nogle forkerte og jeg håber ikke at

stemmer for det her forslag

og generelt i samfundet derfor har vi også i alternativet virkelig forsøgt

vi mente i det hele taget ligesom min ordførerkollega lige har gennemgået at der var en risiko

fare for at vi kan få påvirket vores legitime valghandlinger herhjemme fra staters

var med til at opklare hvad der var op og ned i det her vi har egentlig hældt til

vi alligevel at gøre det hvis vi er enig i intentionen

nogen hemmelighed at jeg som ordfører har indstillet til at vi skulle stemme gult så demokratiet virker også i

flertal i dag ved vores gruppemøde for at vi

mange gode argumenter for men jeg synes det er vigtigt

skabe tillid til vores minister og til vores

styre herinde og til vores demokratiske processer og der mener jeg at lovforslaget er blevet meget meget bedre end det var til at starte med

et samarbejde der skal til og jeg har egentlig en meget klar tiltro til at både hensigten fra

og også den udmøntning der vil blive af lovforslaget ikke kommer til

indskrænke ytringsfriheden men vi fokuserer alligevel på de meget stærke stemmer der også siger

blive utrolig stor forvirring og unødvendige

upræcise upræcise debatter

og juridiske slagsmål om hvordan den her

værsgo til

blevet brugt på vores fælles velfærd på vores sygehuse som akut trænger til ressourcer på vores daginstitutioner hvor der mangler tusinder af pædagoger og på

alle ældre sikres en værdig behandling i alderdommen de milliarder mister vi fordi multinationale selskaber gemmer

på en måde så de undgår at betale skat det svineri skal stoppes

som forbrugere pensionsselskaber kommuner og andre offentlige myndigheder kan bruge til at fravælge

jeg tror vi alle sammen er enige om at det ville være godt hvis eu lavede en effektiv sortlistning af skattely det mener vi i hvert fald i enhedslisten virkeligheden er bare

eu ikke eus sortliste er hullet som en si og helt utilstrækkelig kriterierne for at blive kategoriseret som et skattely

eksempelvis er et land ifølge eu

på nul procent nul procent de absurd ringe kriterier betyder at en række lande blandt andet nogle af verdens værste skattely nu er røget fuldstændig af eus sortliste af eus observationsliste det gælder eksempelvis panama jersey

samtidig er skattely i eu på forhånd frikendt for at komme på listen på grund af kriterierne det betyder at skattely som luxembourg irland cypern og malta heller ikke er at finde på eus sortliste derfor har vi fra enhedslistens side

og laver en mere ambitiøs sortliste hvor alle skattely kommer på listen det har andre lande allerede gjort holland

som er mere omfattende end eus liste da enhedslistens forslag som vi skal stemme om om lidt

første behandling her i folketinget lød argumentet fra regeringen og socialdemokraterne at man ikke ville støtte en dansk sortlistning fordi det ville være mere effektivt

eu sortlistning jeg er enig

hvor alle skattelylande var på realiteten er bare at eus liste er helt til grin vi har nu en opdateret liste fra eu

af eus finansminister

den frikender en lang række af skattelylande

og over for radio24syv åbnet op for at regeringen kan støtte en national dansk sortlistning

en national dansk sortlistning

jeg opfordre jer til at stemme for forslaget fra enhedslisten som vi stemmer om lige om lidt der er intet

der behøves er politisk vilje når vi skal stemme om et øjeblik

de radikale har fundet den politiske vilje til at gå foran i kampen mod skattely

handling bag de flotte ord om at bekæmpe skattely som så smukt lød for et par år siden den første maj fra socialdemokraterne kampen mod skattely starter

når der trykkes på knapperne lige om lidt

dansk sortlistning lad os komme det svineri der årligt koster os milliarder af kroner

har fået med kriminaliseringen af psykisk vold vil det fremover stå helt klart at psykisk vold er uacceptabelt helt på linje med fysisk vold det er vigtigt

at det ikke er dem der er noget galt med

ofre og den person der har udsat dem for volden er krænker når jeg vælger at tage ordet i dag under andenbehandlingen

skyldes det at der har været en del debat om at vi med kriminaliseringen af psykisk vold vil gøre det strafbart

helt klart at forældres almindelige opdragelse af deres børn selvfølgelig ikke

de situationer hvor styring er en naturlig del af parternes relation og derfor vil forældrenes opdragelse af deres børn som udgangspunkt ikke være omfattet af bestemmelsen heller ikke selv

barnet at det er gået over stregen

ærgerligt at den diskussion om stuearrest har fyldt

er omdrejningspunktet men der er jo et men forældres adfærd over for deres børn kan jo have en sådan karakter eller grovhed at adfærden vil udgøre psykisk vold

en del af et handlingsmønster en indespærring eller et regime hvor barnet over en periode udsættes for en række krænkelser som er egnet til at nedbryde barnet så det handler altså ikke om det

men om de situationer hvor forældre bruger stuearrest til at ignorere og isolere barnet og dermed nedbryde det psykisk derfor har jeg anmodet retsudvalget om at medtage en præcisering af lovforslagets bemærkninger om stuearrest i udvalgets betænkning og jeg kan med glæde konstatere at den anmodning har retsudvalget fulgt jeg er rigtig glad for at vi nu ender med

om kriminalisering af psykisk vold som vi i fællesskab kan stå sammen om og så er det ærgerligt at der lige har været den her krusning på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

er der nogen der ønsker at udtale sig ja værsgo herre

partierne i forsvarsforligskredsen at vi skal kigge på hvordan og hvorledes vi kan mobilisere igen når og hvis der bliver brug for det vi håber selvfølgelig aldrig det kommer til at ske men når vi lovgivere skal lave lovgivning bliver vi nødt til at forholde os

forsvarsministeren jo fremsat det her

sige vi får brug for jer

finder anvendelse i helt ekstreme situationer

til terror det er da heldigvis noget vi

har været fri for i danmark men vi havde en situation i to tusind og femten og derfor

i en situation som den der var i to tusind og femten

i forhold til den bemyndigelse som

man sammenligner det altid lidt med kendte situationer og det er i hvert fald noget vi kender også selv om vi nogen sinde håber at der bliver brug for det men der er jo en oplistning af hvordan man skal håndtere det her i forhold til at man bruger det personnel man har der er reservepersonnel der er hjemmeværnet

inden man vil begynde at sige til tidligere ansatte vi har så hårdt brug for jeg nu vi kan

til rådighed altså folk vil gerne være med til

den her forsvarsvilje som vi har talt så meget om så derfor tror

svar på spørgsmålet inden vi skal stemme om det ved tredjebehandlingen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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

i kommuner regioner og staten så de bliver mere relevante og i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling lovforslaget er i øvrigt en del af afbureaukratiseringsindsatsen i det offentlige

opfattelse at ligestillingsredegørelserne er et vigtigt og brugbart værktøj for at styrke det lokale og regionale arbejde med ligestilling og dermed også for at kunne opnå en bedre service og kvalitet til gavn for borgerne men vi hører også

nogle gange opfattes som unødigt bureaukratisk

fremmende for det lokale arbejde med ligestilling

vi også indstillet på at se hvad vi kan gøre for at forenkle og afbureaukratisere ligestillingsredegørelserne i forventningen om at det kan være med til at sikre at flere kommuner og regioner vil arbejde mere professionelt og målrettet med ligestillingspolitikken

til hvordan man kan gøre det her og vi vil gerne diskutere dem alle sammen fordomsfrit med regeringen og med resten af folketingets

hvis der er lavthængende frugter derude hvor vi kan skære ned på administrationen og bureaukratiet uden at gå på kompromis med indholdet så skal de frugter naturligvis plukkes når vi læser høringssvarene fra blandt andet

en række bekymringer som vi deler

de her høringsgivere for det første

og kan frygte om det vil fastholde det her vedvarende fokus på ligestillingspolitikken for det andet

fra de enkelte stillingsbetegnelser til en noget mere overordnet fordeling af henholdsvis ledelse og personale

vi stiller os også tvivlende over for om

noget der vil mindske administrationen altså vil vi få den

risikerer at gå lidt på kompromis med

det tredje bekymringspunkt er

gør opmærksom på at det kan resultatere i et alvorligt videnstab så for at opsummere

og tager ikke mindst positivt imod ønsket om at afbureaukratisere mere i det offentlige

modernisere og forenkle ligestillingsredegørelserne så de bliver mere relevante for kommuner regioner og staten og i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling det har været et stort ønske fra kommunerne og regionerne at forenkle ligestillingsredegørelserne det er også meningen at det skal medføre en afbureaukratisering og fjerne unødvendige administrative byrder der er i nogle af høringssvarene en bekymring for om forenklingen sker på bekostning af kvaliteten af ligestillingsredegørelserne af ambitionerne og prioriteringen af det offentliges ligestillingsarbejde og at lovforslaget dermed vil svække det offentliges fokus på ligestilling og ligestillingslovens formål

med det her lovforslag er ikke at svække ligestillingen

er heller ikke med lovforslaget tilsigtet nogen ændring i forhold til de offentlige myndigheders forpligtelse til at arbejde med ligestilling flere kommuner og regioner har gennem tiden gjort opmærksom på at de ikke mener det har en effekt på arbejdet med ligestilling at udarbejde redegørelser om ligestilling og at de oplever det administrativt tungt hvis et værktøj ikke er relevant eller giver et relevant udbytte kan man jo spørge sig selv

have det lovforslaget handler om formen på ligestillingsredegørelserne fremadrettet foreslås det at der skal indberettes om hvorvidt der er formuleret målsætninger for ligestilling og i givet fald det nærmere indhold af disse og ikke

og det nærmere indhold af denne sådan som det er i dag målsætninger

instrument for arbejdet med ligestilling endvidere lægges der op til at der skal indberettes om kønsfordeling i ledelse og på personaleområdet i øvrigt dermed åbnes der også op for de offentlige myndigheder forholder sig til kønsfordelingen på forskellige relevante områder for eksempel fordelingen af orlov

også at forenkle redegørelserne så de krav der ikke opleves som relevante

har blandt andet ført til en forenkling i to tusind og tretten

frikommunerne som et forsøg under den tidligere udfordringsret selv kunne bestemme hvordan

om deres ligestillingsarbejde senest

og én region i to tusind og sytten og to tusind og atten udfordret

§ fem a i ligestillingsloven som vedrører forpligtelsen til at udarbejde ligestillingsredegørelser kommunerne

og regionen har blandt andet fremført at de mener at ligestillingsredegørelserne enten bør afskaffes eller at intervallerne bør gøres længere så indberetning af ligestillingsredegørelserne sker hvert tredje år

ligestillingsredegørelserne er ikke det vigtigste

dansk folkeparti i arbejdet med ligestilling det vigtigste må være at man har lige muligheder uanset hvilket køn man har og at der ikke forekommer diskrimination på baggrund af ens køn ligestilling er i min optik at man vurderes ud fra de evner og styrker man har og ikke ud fra om man er kvinde eller mand da der er et stort ønske om at

ligestillingsredegørelserne mere enkle og relevante samt at der sker en afbureaukratisering kan vi fra dfs side

regioners ministeriers og statslige institutioners og statslige virksomheders administrative arbejde med ligestillingsredegørelserne og

lige så godt slå fast med det samme at det bakker

ikke mindst fordi en lang række aktører på området igennem tiden har gjort opmærksom på at deres ligestillingsredegørelser har en begrænset

har ministeriet jo også gennemført en hvad der på moderne kommunikationsnydansk kaldes en interessentundersøgelse og den undersøgelse viser bla

at redegørelserne skaber og det er jo godt nok en grad af opmærksomhed omkring ligestillingsarbejdet men den viser også at relevansen og måske mest af alt anvendeligheden ikke modsvarer det

ministeriet konkluderer desuden at der med fordel kan skabes en noget bedre balance mellem ønsket om at følge op på offentlige myndigheders forpligtelse til at arbejde med ligestilling på den ene side og så redegørelsernes relevans og anvendelighed som et redskab konkret i arbejdet med ligestilling på på den anden side som ligestillingsredegørelserne er strikket sammen i dag

forekommer de altså sådan helt overordnet noget

til hverdag og følger op på hvordan indberetningerne kan gøres mere fleksible og smidige så de rent faktisk bliver et anvendeligt redskab i ligestillingsarbejdet og også bliver et mere konstruktivt værktøj til så faktisk også at følge op på de offentlige aktørers arbejde med ligestilling

derfor har regeringen så taget det her initiativ til at modernisere og forenkle ligestillingsredegørelserne så de faktisk bliver relevante for de offentlige aktørers reelle arbejde med ligestilling her foreslår man så bla

og ikke om der er formuleret en ligestillingspolitik og begrundelsen er jo den helt enkle at de færreste offentlige myndigheder faktisk har én samlet

være tæt på umuligt at skabe et

bare nogenlunde ædrueligt overblik når der så spørges til kommunernes ligestillingspolitik til eksempel regeringen foreslår desuden at forenkle redegørelserne så de krav der ikke opleves som relevante for offentlige offentlige myndigheder

ophæves og endelig så lægges der op til at indberetningerne fremover sker hvert tredje år fordi arbejdet med at fremme ligestilling kræver langsigtede og vedvarende indsatser og at det derfor er mindre relevant at udarbejde og tage stilling til

det tre årige interval sikrer samtidig at der mindst en gang i hver valgperiode

ved at der er blevet regnet på at det er en gang i hver valgperiode faktisk tages politisk stilling

til ligestillingsarbejdet og det synes jeg sådan set er relevant jeg tror at vi kommer noget længere med ligestillingsarbejdet hvis vi lytter til de relevante aktørers opråb om at ligestillingsredegørelserne har haft en begrænset effekt

samtidig kan det så ikke komme som nogen overraskelse at det jo heller ikke gør noget i hvert fald for mit parti at der er noget mindre bureaukrati forbundet med det regler og registreringskrav skal reduceres i videst mulig omfang når det som i det her tilfælde viser sig at det ikke har den ønskede effekt

på den baggrund kan jeg sige at venstre støtter lovforslaget her

de høringssvar som er bekymrede eksempelvis fra kvinderådet og fra fra kvinfo

det her er i virkeligheden et spørgsmål om at sætte fokus på det der er vigtigt nu har jeg selv slået mine folder

det tror jeg er meget mere relevant også for de beslutningstagere der sidder rundtomkring i regioner og kommuner at de bliver målt

er ikke så bekymret som som høringssvarene giver udtryk for

er ikke for at reducere ligestillingsarbejdet men det er jo netop det som høringssvarene siger det er derfor jeg spørger om ordførerens holdning der er en risiko for at lovændringen vil medføre et betydeligt videnstab på ligestillingsområdet det er fra kvinfo kvinderådet siger at det

den skævvridning vi har på det kønsopdelte arbejdsmarked som jo er til fordel for ordføreren og ordførerens

kønsfredet arbejdsmarked hvordan hvordan vil

meget vigtige indsigelser der er kommet i høringssvarene hvad

til en debat i sidegemakkerne det der er væsentligt for mig

rent faktisk bliver målt på det man siger at man har tænkt sig at gøre og det tror jeg egentlig både på det her politikområde og på mange andre politikområder er den bedste måde

politisk besluttende organer ude i

at man bliver målt på det man siger at man har tænkt sig at gøre

ligestillingsredegørelserne vi tror ikke på at man

pålægge kommunerne regionerne og staten noget bureaukrati

og sænker kravene til kommunerne staten og regionerne

det trækker i den rigtige retning

og pålægger myndighederne færre administrative byrder

på det danske arbejdsmarked hvis ikke vi har noget

der sindssyg høje løngab er noget der foregår i nogle lukkede miljøer

lønforskel ligger den på omkring fem procent

ikke uforklarligt det er bare fordi analysen ikke har undersøgt det

og kvinden er uddannet har samme anciennitet

som udløser et tillæg så der er masser af gode forklaringer mænd

vil hellere arbejde om natten end kvinder og det udløser altså en højere løn og derudover

de arbejder mere det er forklaringen på lønforskellen på mænd

mere på skæve tidspunkter end kvinder gør det er årsagen til at de får mere i løn så ja liberal alliance mener ikke der er

vegne jeg er ordfører for liberal alliance og jeg står her og repræsenterer liberal alliances holdning

så skulle det helt afskaffes det bringer mig hen til er liberal alliance stadig med og stadig en del

i regeringen der sidder tre partier og det betyder at

ny lovgivning skal alle tre partier være enige

og så må man indgå et kompromis

forrige ordførers indstilling og holdning jeg tænker at der næsten må være nogle medlemmer af liberal alliance som læser den forskning der er lavet i danmark og i norden

og kvinder forenkling af reglerne og indberetning af

er der en interessentundersøgelse som ikke opleves som særlig relevant

så de kan anvendes til at fremme ligestillingen når det i sig selv er fornuftigt det

de forskellige virksomheder og institutioner i den offentlige sektor oplever ligestillingsredegørelsen som en tung administrativ byrde

i sig selv et forhold vi skal forholde os til men måske mere fordi det kan underminere relevansen og tankerne bag redegørelsen og det er så derfor at vi

øger frekvensen for indberetningerne med et år

selvfølgelig målsætninger men vi skal da også have en formuleret politik

og taler politik her i folketinget skal vi ændre det til målsætning for demokrati eller skal vi kalde tingene hvad de er jeg håber da at alle udvikler en ligestillingspolitik i kommunerne

henvise til nogle af de høringssvar som jeg også spurgte mine kolleger til for lidt siden

kvinfo bemærker at der er en risiko for at lovændringen vil medføre et betydeligt videnstab på ligestillingsområdet ved blandt andet at erstatte kravet om indberetning af ligestillingsredegørelser med formulerede målsætninger kvinfo skriver når de nuværende ligestillingsredegørelser i dag betragtes som en administrativ byrde der ikke tilsvarer relevansen og anvendeligheden af ligestillingsredegørelserne bør man frem for at nedbringe kravene for hvordan myndighederne forpligtes til at arbejde med ligestillingsområdet overveje om de medarbejdere der sidder med

specifikke kompetencer at arbejde med ligestilling kvinderådet skriver det er dokumenteret at en så skæv kønsfordeling som vi har i danmark har negative konsekvenser for såvel samfund som enkeltindivid samtidig har kommunerne ansvar for velfærdsydelser som dagtilbud skole ældrepleje og andre institutioner der spiller en vigtig rolle i indsatsen

kønsstereotyper dette understreger behovet for jævnlige ligestillingsredegørelser da de brugt på

rette måde er vigtige redskaber i arbejdet med at opnå mere ligestilling på arbejdsmarkedet uden konkrete måltal er en målsætning ikke forpligtende og målsætningen

har jeg jo den fordel at jeg er en mand

det område er der så meget evidens i vores forskning som peger i retning af at jeg som mand faktisk nogle gange ikke er i stand til at vurdere objektivt på grund af mit eget køn på grund af den måde jeg er socialiseret ind

vi opnår ligestillingen hurtigt nok i danmark er at der ikke er nok mænd der anerkender den position og det privilegie det er

have nogle blinde vinkler til vores samfundsudvikling så hermed en opfordring til at flere mænd kommer på banen i ligestillingsdebatten og læner sig op ad

og nitten mener at det en fordel at være mand

hos rigtig mange mænd

tildelingskriterier vores egne kvoter som egentlig fylder ret meget i samfundet

inklusive dig selv går rundt

er nogle onde mandeklubber jeg mener at der er en masse ubevidsthed

etnisk oprindelse og så videre

og diskriminerer på baggrund af en ubevidst bias

i at være mand det ordføreren gør fra talerstolen er lige netop det at tale ned til det at være kvinde vi er kvinder vi kan da godt selv vi har

nogle der ikke kan klare sig selv og ikke kan nå til tops uden

ordførere fra alternativet der står og kæmper deres såkaldte kamp på talerstolen

som kvinde eller til kvinder generelt det er absolut ikke hensigten

men jeg vil rigtig gerne slå et slag for anerkendelsen af

har vi desværre et kæmpe stort

space for vores kromosomer til at forevige en patriarkalsk struktur

matthisen har sagt fra talerstolen derudover

og sytten en analyse blandt folketingspolitikere i danmark

fem spørgsmål er er ligestillingen gået helt over gevind er er der ligestilling i danmark er der langt endnu

muligheder påfaldende nok

når vi kigger på de strukturer som er med til at forevige et løngab

skulle vende tilbage til udgangspunktet for for debatten her så er det jo et lovforslag fra regeringens side som handler om ligestillingsredegørelserne jeg skal bare høre ordføreren

helt konkret mener

redegørelser har bidraget til ligestillingen

gode debatter og derefter

kvinfo

mere viden til rådighed end jeg har

mener at der er en risiko for at lovændringen vil medføre et betydeligt videnstab på ligestillingsområdet

det meget alvorligt det samme gør jeg når når kvinderådet siger

at når der ikke er nogen konkrete måltal i det her forslag så er en målsætning ikke forpligtende og

mere er en administrativ byrde end det er et bidrag

dem der sidder og arbejder med det her vi andre du og jeg

dem der sidder med fingrene nede i materien der siger at det mere er en

for et stykke tid siden fordi jeg har været i en dialog om

så spørger jeg så ind til hvordan det kan være at fyrre procent af voldtægtsanmeldelser i østjyllands politikreds

en mand der modtager anmeldelsen hvorimod seks og halvfjerds procent når i retten når det er en kvinde der modtager anmeldelsen den betjent

der lyver eller lave falske falske anmeldelser

alle mulige andre områder det er fordi han baserer

ordføreren er mand eller om det var en fortalelse

ordføreren mener at ordføreren har en fordel hvori består så den

et hvidt navn ville have fordelen i måske ti procent af tilfældene når det skal flytte til en ny skole kontra et brunt barn fordi man har en underliggende

man kommer til at diskriminere som lærer

ude at kommentere på så det jeg taler om

udvikler gennem vores opvækst socialt og kulturelt

det giver mig nogle fordele på arbejdsmarkedet de fordele vil jeg gerne være mig

om mand og kvinde og ordføreren siger at når ordføreren står deroppe på talerstolen og i andre situationer så har ordføreren en fordel

det var egentlig bare det jeg spurgte ind til ikke

må også tale om en brun mand en brun kvinde og

religiøs overbevisning når vi snakker om de mekanismer og dynamikker der er

det forslag som vi behandler i dag har jo med forslagets egen ordlyd til formål at forenkle reglerne for offentlige myndigheders indberetning af ligestillingsredegørelser forslaget vil forenkle reglerne på flere måder i dag skal offentlige myndigheder hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse der blandt andet gør rede for om man har en ligestillingspolitik hvad den indeholder og hvordan kønnene fordeler sig på konkrete stillingsbetegnelser med regeringens forslag

skal den redegørelse fremover kun gives hvert tredje år der skal ikke længere redegøres for konkret ligestillingspolitik men i stedet for som det er formuleret målsætninger for ligestilling der skal heller ikke længere redegøres for den kønsmæssige fordeling

stillingsbetegnelser men kun på to

relevante ledelsesniveauer og personaleområdet i øvrigt så lægges der også op til at kommuner og regioner fremover ikke skal indberette kønssammensætningen i udvalg med videre i sf

har vi generelt den holdning at der skal ryddes op i unødigt bureaukrati og papirarbejde som ikke gavner problemet med de forenklinger som regeringen lægger op til

her er at de med al sandsynlighed vil skade kvaliteten i de redegørelser som fremover blive givet og dermed også offentlige myndigheders generelle prioritering af ligestillingsarbejdet vi læner os op ad

forenklingerne vil ramme kvaliteten i ligestillingsindsatsen i det offentlige

redegørelserne fremover skal gives hvert tredje år i stedet for hvert andet vil det gå ud over den kontinuitet i det ligestillingsmæssige arbejde i det offentlige som vi indtil videre har haft når der ikke længere skal redegøres for den formulerede ligestillingspolitik men for målsætninger for ligestilling udvandes forpligtelsen til rent faktisk at formulere en konkret ligestillingspolitik og når der ikke længere skal redegøres for den kønsmæssige fordeling

risikerer vi et videnstab i sf er vi helt enige i at ligestillingsredegørelserne ikke skal være spild af tid og tungt papirarbejde den diskussion kan vi godt tage men i stedet for at slække på kravene og udvande ligestillingsredegørelserne

kvalificere dem vi skal skærpe forpligtelsen til at have en ligestillingspolitik vi skal stille mere specifikke krav til konkrete handleplaner og målsætninger for ligestilling hos de offentlige myndigheder og vi skal inddrage flere parametre for ligestilling end bare kønssammensætning for eksempel barsel og ligeløn så redegørelserne faktisk bliver konkrete instrumenter til at forbedre ligestillingen så på den baggrund kan sf ikke støtte forslaget sådan som det ligger nu og jeg skal hilse fra både enhedslisten og radikale

med ordføreren for dfs ord at gøre værktøjet relevant

skal gøre en indsats for at fremme ligestillingen

synes at de værktøjer som de bliver pålagt

som er brugbart til at fremme

at jeg nok er lidt forbavset over blandt andet herre roger courage matthisens ord om et

referencer i høringsnotatet på baggrund af de ændringer der bliver foreslået i det

foreliggende lovforslag og jeg er simpelt hen

ikke blevet helt klar over hvad det er for en viden herre roger

de ændringer der nu er i lovforslaget lad mig bare give et enkelt eksempel på noget af det vi ikke længere ønsker at få indberettet nemlig kønssammensætningen i udvalg det er sådan i dag at der er krav om at indberette kønssammensætningen i udvalg

at ressourceforbruget til det simpelt hen ikke står mål med

det man får ud af indberetningen det opleves simpelt hen som værende tungt og irrelevant

er det sådan at frederikshavn hillerød og varde kommuner

i to tusind og sytten indberettede en lang liste over kønssammensætningen i mere

og fra centralt hold

et krav vi skal ophæve og vi skal også tænke os godt om i forhold til om vi stiller krav om oplysninger som man bare

de bekymringer som herre roger courage matthisen gav udtryk for og i virkeligheden

fru trine torp er spørgsmålet om

der bliver refereret til de andre grupper som jo ikke er dem der skal lave arbejdet og

set heller ikke er dem der skal træffe beslutningen om hvordan

man får gennemført ligestillingen udeomkring

ligesom at gøre status i forhold til

nej det synes jeg ikke det gør hvordan er det så jeg bedst motiverer beslutningstagerne derude til at gøre en indsats det er derfor jeg har valgt at lytte til de kommentarer der har været om at man synes

at man laver et kæmpe bureaukratisk arbejde som man ikke rigtig kan se har nogen effekt

de her ændringer herunder forenklinger simpelt hen for at gøre det mere relevant

langhoff gav udtryk for blandt andet en uddybning af argumenterne for

videnstab og jeg ser frem til under udvalgsarbejdet at uddybe begrundelserne som de er i lovforslaget i forhold til de her elementer

de bekymringer der har været noget mere og håber jo så at det vil kunne overbevise endnu flere af ordførerne i salen

forhandlingen er åbnet herre morten bødskov socialdemokratiet

som blev oprettet for en

selskaber således at de kunne udleve

og deres iværksætteri der er så siden hen

blevet lavet en analyse af den model som man valgte at lave der tilbage i tiden og den har vist at der er problemer der

der er opbygning af gæld til det offentlige og en hel række andre problemer hertil kommer så at det det antal

selskaber som sendes til tvangsopløsning er steget siden

hele ideen blev introduceret derfor

fremlægger regeringen i dag det her lovforslag

skal sikre at der ikke oprettes flere

at de eksisterende iværksætterselskaber får en overgangsperiode på to år fra vi eventuelt vedtager den her lov her i folketinget til

hvis man ikke gør det inden for to år bliver

tvangsopløst

kravet til anpartsselskabers selskabskapital fra halvtredstusind til fyrretusind kroner

tvivl om at der er problemer ved den ordning der er lavet

er om snittet her er er rigtigt der har været kritik på nogle områder af lovforslaget rammer man for hårdt iværksætterne

det her lovforslag for en sort dag for iværksætterne

med de mange initiativer vi på tværs af regeringsskel har lavet i det her folketing for at sikre flere iværksættere

indstilling i udvalgsarbejdet at vi dykker mere ned i det her

for samtidig på den ene side at sikre at vi ikke gentager de problemer som analysen fra erhvervsstyrelsen har vist at der rigtig nok er men på den anden side stadig væk kan være med til at sikre at

også i en selskabsform får nemme og ordentlige muligheder for at etablere deres virksomhed

geniale idé de har fået og det skal de have de bedst mulige vækstbetingelser for derfor er vores hovedspørgsmål her til ministeren og det videre arbejde om balancen er rigtig

der er problemer dem skal vi have fundet et svar på omvendt skal vi ikke lave lave ting her

man anerkender at der har været problemer med iværksætterselskaberne at

og det er jo positivt at vi er enige om at hvad der jo var en god idé

men hvis ikke socialdemokratiets svar er at

og derfor fjerner vi det igen kunne ordføreren så være lidt mere præcis på

det så er for nogle tiltag som socialdemokratiet påtænker

for at sikre at den her model blev til virkelighed jo også at det er så der er sådan grund til at skjule det og derfor er

vores ærinde

er meget legitimt herre torsten schack pedersen kan jo også se

industri siger til det det ligger nogenlunde

formål at få flere til at stifte et iværksætterselskab det siger sig selv

hvad det så egentlig var for nogle initiativer der skulle løse de problemer som iværksætterselskaberne jo tydeligvis har

og og prøve at tage en diskussion af om

rent faktisk er den model der skal til for at sikre at vi stadig væk kan have iværksættere som kan udleve deres drøm og også i en

udvise en lidt større grad af entusiasme

til det lovforslag som nu langt om længe er kommet fra regeringen i forhold til

med de her ivs selskaber

de mennesker der ønsker at etablere sunde og hæderlige forretningsgrundlag

rigtig mange selskaber som har opereret på et meget tvivlsomt grundlag det er jo også det der

til grund for at dansk folkeparti tilbage i december to tusind og atten

forslag her i folketinget om at vi naturligvis skulle have stoppet

på dansk folkepartis foranledning var status for ivs selskaber at der var fire tusind syv hundrede

ivs selskaber som allerede var tvangsopløst og det betyder jo sådan set at hver fjerde

tvangsopløst under tvangsopløsning eller var gået endegyldigt

tale i forhold til de udfordringer der har været for et land som danmark som jo

de gode bliver udkonkurreret af de onde

stifte et selskab for en kroner

indsats i rouletten havde selskabsstyrelsen så bagefter

problemer med at få deres mandskabsressourcer til at slå til fordi der var alt alt for mange selskaber som ikke

de restancer som de havde til de offentlige kasser i form af både moms og afgifter

i september to tusind og sytten i et foreløbigt svar fra den daværende skatteminister som jo også er den nuværende

over fem hundrede million kroner

selskaber som ikke betalte det som de skulle og værre blev

da vi stillede det samme spørgsmål i marts

ni hundrede million kroner og så kan man

allerede i november to tusind og atten kom yderligere to

kunne man jo hurtigt regne ud at det endelige tab på daværende tidspunkt var langt langt over en milliard kroner

for erhvervsstyrelsen i forhold til at håndtere alle de her mange mange tusinde selskaber

eller den anden måde samtidig kan man jo se at rigtig mange hæderlige danske iværksættere har følt sig presset af de

håndtere det der hedder sund konkurrence på

kunnet opleve at de her ivs selskaber for en kroner har

som andre iværksættere prøvede på at gøre til en hæderlig sund forretning

statskasse man syntes åbenbart ikke det var nok nej man

regering som ville lege

bevisligt var til ugunst for danske erhvervsdrivende og statens

det skal være billigere at stifte anpartsselskaber i danmark og det bliver det så med

støtte iværksætteriet

relativt bredt flertal i folketinget ønskede at gøre det lettere at blive iværksætter

etablere et iværksætterselskab kigger man på tallene

iværksætterselskaber fra to tusind og fjorten

oprettet knap toogfyrretusind iværksætterselskaber

positive historier forbundet med iværksætterselskaberne der var også alt for mange der blev brugt imod hensigten og intentionerne og derfor er lovforslaget fra erhvervsministeren i dag at iværksætterselskabsformen afskaffes det skal altså ikke længere være muligt at oprette et iværksætterselskab og de eksisterende iværksætterselskaber

får en overgangsperiode på to år hvor de enten skal omregistreres til

med en lang række initiativer der

i øvrigt er taget i denne valgperiode

sikre iværksætteri i danmark og sikre gode vilkår

andet gjort med investorfradraget bare for at nævne et enkelt element men for at afskaffelse af iværksætterselskaberne ikke skal stå alene

kapitalkravet for anpartsselskaber sænkes fra halvtredstusind kroner fyrretusind kroner

analysen fra september konkluderede jo

svindlet for meget med iværksætterselskaberne dansk folkepartis ordfører redegjorde for

på skattedelen der er uforholdsmæssig mange af selskaberne

blevet indsendt til tvangsopløsning og det er jo ikke nogen gratis omgang det er

set en relativt bekostelig affære

hos landets skatteydere

helt generelt jeg har i hvert fald

låne pengene ud ville have en større sikkerhed end den ene krone krone der var i kapital i et iværksætterselskab og det betyder

et uforholdsmæssig stort antal selskaber

den bedste måde at fremme iværksætteriet på i

sådan analysen konkluderer jo at

svært at sige om de her virksomheder var blevet oprettet alligevel bare

at det var de fleste af dem nok

driftige mennesker som er iværksættere

være et kapitalkrav på fyrretusind kroner for at stifte et anpartsselskab der ville have afskåret

i deres høringssvar også støtter regeringens lovforslag så

havde gode intentioner men som desværre har haft

mange negative sideeffekter og så må man jo

være problematisk til gengæld lemper vi så kapitalkravet for anpartsselskaber og derfor støtter vi

i luxembourg at sige at man kun må eje én anpart

det ville så være den her modellering vi har talt om også da df

model end at afskaffe dem kunne man forestille sig at man havde lavet en model hvor hvor man i stedet

kunne have anpart i ét ivs af gangen altså

kontinuerligt har rigtig dårlige intentioner så begrænser deres gøren og laden til et enkelt selskab men omvendt vil det jo stadig væk være et selskab hvor der så ikke er en kapital bag altså hvor

man kan vel sige at risikoen er at

iværksætterselskab gå ned og så etablere et nyt og så

han lige har talt med er det der er problemet at hvis man virkelig har en god idé og vil starte

egentlig anerkende for langt de flestes vedkommende men personligt har jeg

er mange studerende der går ud og starter noget

godt kunne tænke sig at det ikke var fyrretusind

betragtelig sum i andre europæiske lande kan man starte for måske en euro

hvis man kigger på tallene og da det blev muligt i

derfor tror jeg reelt heller ikke det er en problemstilling

som udgangspunkt er det jo rigtig godt at det er nemt at starte en virksomhed og og danmark er

af de lande i verden heldigvis hvor det er allernemmest at starte og drive virksomhed og hvor der er mindst bøvl og bureaukrati og det er godt men i det her tilfælde er det måske alligevel blevet

med et par klik på computeren og uden nogen form for for kapitalgrundlag

og i værste fald med direkte henblik på på svindel vi har jo set hvordan det her er blevet misbrugt vi kan se det ud af den rapport som er blevet omtalt

tildeling af taxilicenser

smide sit cpr nummer ned i i hatten for at blive trukket ud jamen så var der personer som

oprettede fyrre selskaber for at blive bedre stillet i den lodtrækning

et problem det er nok en god idé at man skal

når man skal starte sådan en virksomhed så er jeg enig med de andre ordførere der har sagt at det her kunne have været grebet an på andre måder end ved at afskaffe ivserne man kunne for eksempel have hævet kapitalkravet til

der er også det forslag som herre rené gade nævner

der så vil opstå nye problemer der så man kunne

på mange andre måder jeg synes også det er interessant at høre ministerens

forholden sig til et af de spørgsmål der rejst nemlig risikoen for at der bare bliver etableret selskaber med udgangspunkt i andre europæiske lande

men uanset de overvejelser

svindel der foregår hurtigt og effektivt

rejst diskussionen tidligere det synes jeg de skal

spørge sig selv hvor mange

også parate til at deltage i den kreative proces som

men inden for den tidsramme regeringen har lagt

hvornår valget bliver udskrevet jamen så skal vi jo over på den anden side af folketingets åbning

vi overhovedet kan gå i gang igen

når vi så snakker

mange andre spørgsmål som som jeg synes

det her med selskabsformer og kapital er vigtigt men der er ting vi stort set aldrig snakker

noget som social sikring som jeg ved betyder rigtig meget for mange

barselsfonden for selvstændige for eksempel er gået

og at den her regering ikke har taget nogen initiativer til at finde en løsning på det

en langt større forhindring for mange mennesker

herinde det samme er de regler vi har på dagpengeområdet som jo betyder at

grund af en økonomisk krise ikke har en omsætning der er høj nok til at leve af og og sådan kunne man sådan set rette blikket rigtig mange steder

nogle muligheder nogle rammer for iværksætteri der gjorde at flere ville turde kaste sig ud i at starte noget selv og det

set det der er formålet med det hele så

lader diskussionen stoppe med nedlæggelsen af

rigtig mange selvstændige iværksættere i danmark det er vigtigt for danmark og det er også dejligt at mennesker som gerne vil løbe en økonomisk risiko og yde en ekstra indsats for måske man ved jo aldrig om det

vi synes at ivserne var en rigtig god idé som vi gerne havde set fortsætte men det viser sig jo altså desværre at den konstruktion betød at der

en masse gæld til det offentlige og at der der kom mange flere tvangsopløsninger på statens regning end der ellers ville komme og

at få det afskaffet det vi så gerne vil have gjort i stedet eller det vi gør i stedet er at sætte noget

kan hjælpe iværksættere på en anden måde derfor foreslås det at nedsætte kapitalkravet fra halvtredstusind

længere ned men vi synes

anerkendte vi også analysen af at der i hvert fald var et problem der var

kunne oprette de her selskaber uden at

der var nogle der

selskaber for absolut egen vindings skyld og uden ret meget vækst for danmark

dog har vi hele tiden været meget kritiske over for at lukke selskabsformen fordi vi faktisk mener at man burde lave en bedre version man burde måske gå ind at kigge på den kontrol der har været i stedet for altså lade muligheden være der men øge kontrollen og blive bedre til

del interessante ting i spil også fra nogle af høringsparterne der

spørgsmål om lige før nævner eksempelvis luxembourg hvor man har valgt at man kun må have anparter i et ivs altså man kan ikke bare oprette x antal ivser fordi man har slette motiver for øje

kun have en anpart i et ivs ad gangen

være en måde man i hvert fald kunnet få dæmmet op for som jeg forstår

man kunne også gå ind at se på om

gavner det vækstlag af

forskel på iværksættere og selvstændige og ikke mindst på unicorns og vækstvirksomheder

ikke har økonomi til at starte en reel

i depositum eller stiftelse

et behov og

med at man som enkeltperson kan oprette

så let gå ud at sælge anparter i en opstartsperiode hvor du måske egentlig har lyst til at give nogle en art optioner for for at bringe

ville vi gerne have beholdt ivserne vi lytter meget til de høringsparter også iværksætterforeninger der

vi kommer til at stemme nej til forslaget men

være at man i udvalgsbehandlingen kunne finde en løsning der gjorde

er helt forkert at afskaffe ivserne en enkelt sidste kommentar er

vi i danmark har den store udfordring at vi har det virkelig virkelig godt

blive iværksættere og selvstændige i højere grad så har vi både på dagpengeområdet og i vores

erhvervspolitik her på ivs området den udfordring at hvis man hvis man går ind og siger at man

ikke må starte så barriereløst op som et ivs giver mulighed for fordi vi er bange for at der bliver snydt så er der jo også bare rigtig mange mennesker der ikke tør kaste

skal starte op og har nogle reelle risici ved at starte op men over for det sidder og kigger på en lønmodtagersituation hvor du

rigtig mange i et dejligt dansk land som vælger at lade være med at tage en risiko der har ivserne altså været med til at gøre det lidt nemmere at prøve at starte virksomhed alt efter hvor man er i livet kan det være den helt rigtige model som

og der tror jeg vi skyder os selv i foden ved at gøre det her i stedet for at gå ind i en dybere behandling af hvad det

rigtig let at starte et selskab det var derfor vi gav mulighed for at lave et ivs for bare en kroner og på den anden side skal vi jo sikre statskassen vi skal sikre at der ikke bliver svindlet vi skal sikre at kommunerne ikke sidder og får bud ind fra firmaer der stort set ikke findes derfor kan det være ret klogt at sikre sig at man ikke har en ordning som bliver misbrugt jeg synes at undersøgelsen fra erhvervsstyrelsen viser at

problemer med den her ordning som alle ordførerne før mig har anerkendt fra radikal side synes vi også en god idé at prøve at løse det her en mulighed som

man jo foreslår er at sætte kapitalkravet

vi vil også gerne diskutere i udvalgsbehandlingen om der er en mulighed for

redde ivserne hvis nogle kan komme op med det helt geniale forslag jeg synes ikke det har været på bordet endnu jeg synes heller ikke at det har ligget i høringssvarene at der var en vej

ivserne så selv om vi

synes at det på alle måder skal være let at starte virksomhed i danmark og det er det faktisk også langt hen ad vejen så er vi

positivt indstillet over for det her

det kan heller ikke være sådan at

vores systemer som gør at det er for let

tage ansvar over for den ladeport af konkurser og svindel

i modsætning til i enkeltmandsvirksomheder hæfter man

ivserne jo kun for anparten altså for den formue der er

historier om hvad der er kommet ud af det så

gøre det nemmere for iværksættere at starte op jamen så skal vi selvfølgelig kigge på det her med at

man kun hæfter for for sit indskud

vi skal stemme ved tredjebehandlingen kan finde nogle

vi har en erhvervsminister der siger

ministeren går meget op i små virksomheder der mener jeg på linje med flere af mine kolleger at vi skal kigge på på mere end bare selskabsformen og

det indskud der bliver krævet men også kigge på barselsfond til selvstændige eller på nogle af de problematikker med at der er en række rettigheder man man kunne sige

ikke har som som iværksætter

forslag omkring medarbejderejede virksomheder hvor et af elementerne er at der er nogle

som man faktisk fører ind i den her nye selskabsform

skal ikke være risikofrit at være iværksætter men

der alligevel er et sikkerhedsnet så vi får flere til at

ikke have en selskabsform der i for høj grad har givet incitament

på en ordentlig og fornuftig måde og dermed bare har sendt regningen videre til fællesskabet i form af et hav

forslag men jeg synes også det

folketingets partier der siger at lad os prøve at se

om at afskaffe iværksætterselskaber som selskabsform og nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber til

det synes vi er et meget fornuftigt lovforslag i det konservative folkeparti

vil vi meget gerne gøre det let at stifte og drive virksomhed i danmark og derfor

reducere erhvervslivets byrder generelt men desværre

har selskabsformen iværksætterselskaber ivsere

og risikoen for at selskaberne bliver brugt eller misbrugt er det vel nærmere til snyd og svindel eller

er hverken i form af kapital

for det offentlige fordi mange er endt med at skulle tvangsopløses eller gå konkurs i forbindelse med at vi

nu afskaffer ivserne

konservative at vi samtidig får reduceret kapitalkravet

at stifte et aps nu hvor vi så udfaser ivserne

undervejs i ordførerrunden

på den ene side ønsker vi bestemt at det skal være

snyd og nogle skæve incitamenter i iværksætterselskaberne det er grundlæggende ikke sundt at man kan

stifte et selskab og ikke selv have noget på spil så kan man komme til at skylde nogle penge og så kan man lukke selskabet ned uden at man selv på nogen måde har tab ved det mens de mennesker som man skylder penge kommer til at sidde med tabet det er svært både at ignorere problemerne med det incitament og de konstaterede problemer der har været i ivserne i form af gæld til de offentlige myndigheder og også gæld til andre samarbejdspartnere som ivserne har haft det går ud over nogle mennesker når man skylder penge

selskab ned og løbe fra regningen

som bliver snydt for de penge de kunne have fået og har krav på og så kan ejeren af ivsen gå videre og stifte et nyt selskab uden at det har nogen personlige konsekvenser og uden at man har noget på spil

ignorere

en urimelighed over for de mennesker som kommer til at få et tab

også over for de offentlige kasser hvis de går glip af penge som de rettelig skulle have haft

også konstateret nogle julenumre inden for taxabranchen

vi har svært ved at acceptere at der på den måde er blevet spekuleret i at det ikke koster noget at oprette selskaber så

hen misbrugt den her selskabsform

måske være et kapitalkrav på tyvetusind

retning af at gøre det nemmere og billigere at stifte et rigtigt selskab

jeg gøre opmærksom på at der også stadig væk findes personlige selskaber som man kan starte uden

før man kan gå i gang med at drive virksomhed det kan man også gøre i et personligt

at man selv kommer til at hæfte for eventuelle

er heller ingen mening i at have mange forskellige selskabsformer som så ligger med

en stor forskel på at gå fra en kroner og

et større beløb for det betyder at man så har noget på spil og det ændrer grundlæggende på de forkerte incitamenter som

glad for at vi har fået den her sænkelse af kapitalkravet for anpartsselskaberne

stort omfang af uregelmæssigheder

billede af hvorfor det er at det bliver lukket nederst jeg håber stadig væk i udvalgsbehandlingen

ting op fra erhvervsministeriets analyse

tusind og atten bare for lige at få ministeren til

tale lidt om hvad det faktisk er vi siger farvel til vel vidende

det ikke nødvendigvis alene er fordi de

ikke bare snyd og galskab og det synes jeg måske man kan ende med

efter den debat der har været på det seneste altså at det næsten kun er snyd og det er

men det er svært at vide hvor stor en andel af den ekstra omsætning af de ekstra beskæftigede som bare ville have været i andre selskabsformer hvis man ikke havde haft iværksætterselskaberne

have været i andre selskabsformer hvis man ikke havde haft

selskabsformen der sådan er

årsag til at der bliver skabt vækst og arbejdspladser men mere at man har en stærk idé og et stærkt netværk og det personlige

stifte et selskab så jeg har jo en tro på at langt det meste af den omsætning og beskæftigelse der har været gennem iværksætterselskaber

stadie af en virksomhedsoprettelse har været bedre i de her selskaber har man i hvert fald forstå på iværksættermiljøerne

se hvordan det går og så kan vi jo sammenligne tallene om

år og se om der reelt set har været et større gab end

at stifte selskaber som er endt med ikke at have ret meget indhold men i høj grad er endt med at blive brugt til

og har sit afsæt i den politiske aftale som

handlede om en yderligere indsats

styrkelsen af

stadig meget glad for den indeholder en række gode initiativer og dem indfører vi så også

som handler om eftersyn eftersyn

den finansielle regulering altså den lovgivning som er på det finansielle område det første først nemlig initiativerne fra den politiske aftale om

bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering som vi altså lavede tilbage i september to tusind og atten der er

vi skærper kravene til ansvaret for ledelser i finansielle virksomheder for at sikre at der er de tilstrækkelige kompetencer og også systemer til stede i institutterne

kredsen af personer som skal leve op til de her egnetheds og hæderlighedskrav som er

således at nøglepersoner også kommer med ind

beskyttelsen af whistleblowere på tværs af den finansielle sektor styrkes og

par andre krav også fra aftalen dernæst indeholder lovforslaget så også en

finansielle regulering generelt

stor rapport der er lavet og et par af initiativerne

ønsker uddybet er eksempelvis forslaget om at den ansvarshavende aktuars årlige indberetning til finanstilsynet nu afskaffes vi har svært ved at se begrundelsen og forstå argumentet

at man mener at den såkaldte solvens

faktisk sikrer at

også kan erstatte den årlige indberetning så det ønsker vi at se nærmere på

lige så vel som vi også ønsker at se nærmere på

udvalgsarbejde om at ophæve kravet om at forsikringsselskaber skal have og også skal føre register over den gruppe af aktiver hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser det handler jo om den bekymring man kan have som forsikringstager når man tegner en forsikring i et selskab altså er forsikringstagernes interesser også økonomisk beskyttet hvis vinden skulle blæse og selskabet skulle komme i problemer de to ting især ønsker vi at se lidt

udvalget den første del af lovforslaget kan vi støtte de to andre forslag her har vi som sagt problemer

i den finansielle forligskreds indgik tilbage i september to tusind og atten sådan som

indeholder både lovforslaget som vi behandler her

to hundrede og fire

dele af den hvidvaskaftale som vi indgik

hilser vi det velkommen at vi har fået en aftale som implementerer nogle af de her ting fra femte hvidvaskdirektiv

delen omkring det som jeg synes har været specielt vigtigt og det er jo i forhold til ledelsesansvaret i de danske finansielle institutter

mere på plads i forhold til hvad man måske kan stille af helt almindelige naturlige forventelige

både egnethed og hæderlighed ikke mindst

påtager sig de opgaver der kan være som som nøglemedarbejdere eller i bestyrelsen og direktionen hos

så er der selvfølgelig også situationen med det der har været meget debat om og det er jo i forhold til de her whistleblowers

de kan risikere hvis de vælger at stå frem med den viden som de har fået i forbindelse med med deres

også sikret en en bedre beskyttelse

af deres situation

støttet at de her tre lovforslag blev

for meget og størrelsen er jo altid

særlig i efteråret sidste år

meget bestyrtet over det vi var vidne til derfor indgik

en bred vifte af politiske partier en aftale hvor der tages initiativer til at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering det lovforslag

række af de anbefalinger som arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering afgav i sin rapport eftersyn af den finansielle regulering fra den syvogtyvende april sidste år

indeholder mange tiltag som vil skærpe ansvaret mod hvidvask og terrorfinansiering skærpede regler om ansvar for ledelsen i en finansiel virksomhed

på tværs af den finansielle sektor det er vigtigt at

der gennem en whistleblowerordning kan afsløre kriminelle forhold og dermed øge øge sandsynligheden for at tingene bliver stoppet

virksomhederne fremover skal kunne dokumentere at der bliver fulgt op på de indberetninger der kommer

jo ikke noget at vi har whistleblowerordninger og har sikret medarbejderne hvis ikke der så er en sikkerhed for at der også bliver fulgt op på dem og jo også på en måde hvor det er dokumenteret så finanstilsynet

de advarsler og bekymringer eller direkte anvisninger af stærkt problematiske forhold

op på kredsen af personer der skal leve op til egnetheds og hæderlighedsreglerne i pengeinstitutter

pengeinstitutter og betalingsinstitutter øges

skærpelsen består også i at der indføres krav om at

pengeinstitutter e pengeinstitutter og betalingsinstitutter skal have en politik som sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur som blandt andet skal forebygge hvidvask og anden økonomisk kriminalitet

som sagt udvides person og virksomhedskredsen der omfattes af fit og proper kravene i pengeinstitutter og betalingsinstitutter det betyder at ikke blot direktionen og bestyrelsen skal fit og proper godkendes men også nøglepersoner altså kan

man placerer en opgave hos en medarbejder på et nøgleområde og

på den måde undgå at en helt central opgave

løses af en person der er omfattet af fit og

lyset af efterårets begivenheder har set nødvendige

en tryghed og en bred anerkendt accept af at vi som samfund sørger for at beskytte

mod hvidvask og stille skrappe krav til eksempelvis pengeinstitutter

to og tredive forskellige tiltag

ved ikke hvad løsningen på det er men jeg tror at

mange af os som selvfølgelig

at vurdere de konkrete konsekvenser af mange af tiltagene

hvad der reelt kan ligge i dem når vi for eksempel

det vi skal behandle bagefter tillader yderligere accessorisk virksomhed for fondsmæglerselskaber

produkter vi åbner op for jeg gør ikke ved ministeren det ved embedsfolkene det altså det baserer sig på en meget stor tillid når vi behandler denne type forslag

problemet er jo nok at den finansielle sektor er blevet så kompleks som den er og derfor også kræver en ekstremt kompleks lovgivning og spørgsmålet er så hvem det i sidste ende er til gavn for det var en lille detour det må man ikke sige for det

de elementer der er i forslaget er vi

som udgangspunkt positive over for der er flere ting som som har været diskuteret og selv har efterspurgt

engagere sig i hvidvask eller eller terrorfinansiering og det er jo positivt det er klart at vi

håber selvfølgelig at de forhandlinger der pågår vil føre frem

nye og endnu skrappere initiativer i forhold til strafskærpelse i forhold til et stærkere og mere uafhængigt tilsyn og i forhold til

der er de nødvendige ressourcer på området

en finanslovsforhandling at få etableret med

her udvider man deres muligheder

måtte udstede garantier ligesom for eksempel eksport kredit fonden og vækstfonden kan i forvejen det er et positivt skridt vi så gerne at man tog et yderligere skridt og også tillod den grønne investeringsfond at foretage investeringer

rigtig god forretning for staten

har haft så stor succes at der er så mange virksomheder der gerne vil investere i den grønne omstilling

vi deler også bekymringen

opgaver blive mindre men omvendt må man

det er jo som udgangspunkt fornuftigt i forlængelse af nogle af de bankskandaler vi har set hvor man

så må sige låne penge til at investere i bankens egne aktier og så

andre steder der er to udfordringer ved

have en vis andelskapital som man så kan lånefinansiere jeg er bare lidt bekymret for om man går ind og ødelægger en model som har fungeret i mange år for

godt for konkurrencen på realkreditmarkedet blandt andet

når man optog et obligationslån samtidig kunne

kapitalsindskud for det det er jo rigtig svært for nystartede foreningsejede realkreditinstitutter

at finde den kapital der skal til for at kunne entrere med sådan en obligationsserie så der er nogle bekymringspunkter der men jeg kan

godt forstå hensigten med

som er helt uacceptable derfor vil vi gerne stramme op på regler kontrol og straf i det her lovforslag lægger vi op til at udvide kredsen af personer som kan leve op til kravene om egnethed og hæderlighed de såkaldte fit og proper krav det betyder at finanstilsynet har mulighed for at reagere hvis man ikke finder at personer er egnet til at indtage en nøglerolle i et betalingsinstitut pengeinstitut eller e pengeinstitut de nye regler vil ikke få indflydelse på allerede ansatte i disse stillinger derudover vil vi lave en politik som sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur det skal bidrage til at medarbejderne er opmærksomme på

eventuelt foregår aktiviteter som kan forbindes med hvidvask eller anden finansiel kriminalitet det vil være den administrerende direktør som skal være ansvarlig for at politikken forankres i organisationen

i naturlig forlængelse heraf

være sådan at medarbejderne kan fortælle om den ting de eventuelt opdager så hvis man ser noget som man mener

være bange for repressalier

det giver selvfølgelig kun mening at bede personalet om at være opmærksomme og det giver kun mening at støtte en

whistleblowerordning hvis

reagerer på de indberetninger der kommer så det er også noget

vi vil sætte fokus på derudover lever vi jo i en international verden

derfor er det også vigtigt at tænke filialer fra tredjelande ind i lovgivningen det foreslås

bemyndigelse til finanstilsynet til at fastsætte regler for

ud over de tiltag som jeg har

række af tiltag som følger op på dele af vores aftale fra efteråret to tusind og atten om yderligere initiativer til en styrket indsats

det er en meget vigtig indsats og liberal alliance støtter

få sikret en bedre regulering af

finansielle system

sagt så mange fine ting heroppefra og der er nogle anker i høringssvarene som vi også

i forhold til det meget komplekse område som

behandler her jeg er kun vikarierende på erhvervsområdet men har været ordførere før og jeg husker tydeligt hvordan det var at få de her stakke

gennemskue de her ting vi sad og talte lidt om det udenfor før hvor jeg

på europæisk plan har vi tidligere talt for at der skal være en uafhængig instans

i en grad så jeg har lagt mærke til det som erhvervsordfører

skal sikre at vi netop ikke bare køber katten i sækken når vi

et lovforslag her det er for mig som lægmand umuligt at gennemskue konsekvenserne der

høringsparter og dygtige medarbejdere men

vi lige har haft et iværksætterforslag om ivserne på banen

lave det her altså en instans der simpelt hen med faglighed uafhængigt kan hjælpe os med at se hvad det egentlig

det får når vi sidder med de her meget komplekse ting på blandt andet erhvervsområdet lige her ser det ud til

dem der har lyst jeg er desværre ikke selv kompetent nok på området til

en respekt og ydmyghed over for hvad det er vi sidder med som politikere her det er virkelig virkelig komplekst stof så lad os se på i udvalgsbehandlingen om der er noget der lige skal rettes til men

hvidvask og andre kriminelle forbrydelser

brug for adskillige flere initiativer herunder en øget skærpelse af strafniveauet

også en mulighed for at straffe rådgivere til den her form for økonomisk

det arbejde ser vi frem til at fortsætte med resten af folketinget med henblik på at vi kan nå frem til yderligere resultater på det her utrolig vigtige område hvis

indsigelser der har været på de områder som også

penge men det bliver vi jo klogere på under udvalgsbehandlingen inden vi

vi kan i hvert fald støtte hovedparten af de forslag der ligger som vi selv

forslag der kom fra arbejdsgruppen om en styrket finanssektor

fremhæve danmarks grønne investeringsfond

også tilslutte mig de bemærkninger der kom fra herre pelle dragsted om

vi jo står med det luksusproblem at at de egentlig mangler penge at investere nu og og

det håber jeg vi kan tage på et på et andet tidspunkt

vi udvider kredsen af personer der skal leve op til fit and proper reglerne altså egnethed og hæderlighed

finanstilsynet og så videre

godt hvis man måske følger med ude bag en skærm tænke at at det er sådan en

halvårlig tradition de har

fremsætter lovforslag med

netop nu er vi jo også i gang med at forhandle ovre ved erhvervsministeren om om yderligere tiltag

sige sikkerhed at det er som jeg har forstået det finanstilsynet der skal skal godkende de helt konkrete

marked a la en ny

lov til det efter en godkendelse

hvilke produkter eller hvilke områder der kan komme på på banen man åbner døren og så siger vi at det er op til finanstilsynet

de her ting jeg kunne godt tænke mig at vi

for vi har i forvejen nogle finansielle supermarkeder og når vi åbner døren for at man i højere grad må bevæge sig ud

man ikke kan gøre det inden for lovens grænser i dag risikerer vi

cementere de her finansielle supermarkeder og egentlig

men hvis de store spillere sætter sig på de her nye markeder og dermed forringer konkurrencen endnu mere synes jeg vi har et problem så

et konkret forslag om at man netop også skal kigge på konkurrencesituationen

når de her godkendelser eller tilladelser skal

styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering det drejer sig blandt andet om at styrke reglerne for beskyttelse af whistleblowere hvor det bliver pålagt alle finansielle virksomheder

kunne dokumentere hvordan der bliver fulgt op på

om mistænksomme forhold i virksomheden

klart at der skal være en kultur i finansielle virksomheder hvor man naturligvis af egen kraft tager

man bliver opmærksom på og hvor der kan være en eller anden årsag til mistanke om uregelmæssigheder

at lave nogle utvetydige regler om at de finansielle virksomheder naturligvis skal kunne dokumentere at de har procedurer for hvordan de håndterer situationen såfremt

kredsen i finansiel virksomhedsledelse som skal omfattes

så den kommer til at omfatte alle nøglepersoner i virksomheden det krav indføres for at sikre at medlemmer af den faktiske ledelse der er ansvarlig for compliance og

bliver omfattet det giver naturligvis rigtig god mening at det ikke kun er direktion og bestyrelse men også de

nøglemedarbejdere som faktisk arbejder med bekæmpelse af hvidvask som bliver omfattet lovforslaget her

i rækken af forslag og politiske aftaler hvor vi strammer grebet om finanssektoren vi har jo tidligere også mangedoblet straffene

også i øjeblikket i gang med at forhandle hvordan vi får styrket vores finanstilsyn i det konservative folkeparti har vi den holdning at

en konsekvent lovgivning hvor overtrædelser

straffes hårdt og det er uanset om man går i habit eller hættetrøje i finanssektoren

og derfor bakker vi også op og har bakket op om alle de stramninger der har været og som vi har gennemført hidtil og vi bakker selvfølgelig

børnevenligt forslag vi diskuterer her i øjeblikket med lov om ændring af

og jeg kan også godt tilslutte mig nogle kommentarer som kom fra enhedslisten og alternativet om den

det kan være svært selv for erhvervsordførere

stemmer om i folketingssalen og som vi vi diskuterer

at gøre det bedste vi kan i ministeriet for at kigge det hele igennem og

har en høringsproces for at sikre at der kommer forskellige synspunkter så de mennesker der interesserer sig for området har mulighed for at komme med input jeg kan også se nogle meget tydelige aftryk når man hører ordførertaler

også høre at der bliver talt med forskellige

kommer frem også når videre til debatten her i folketingssalen men

skulle sætte sig ind i al den finansielle lovgivning og

mere simpel lovgivning det ville nok være min foretrukne løsningsmodel men man skal ikke bilde sig ind at noget der er så komplekst som den finansielle sektor kan koges ned til en meget simpel lovgivning derefter skal man sørge for at

til indholdet af det her rigtignok ganske omfattende lovforslag

handler det om at gennemføre tiltag som styrker indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og vi følger op på vores aftale fra efteråret to tusind og atten

indfører skærpede regler om ansvar for ledelsen i finansielle virksomheder for at sikre at der er tilstrækkelige kompetencer og systemer til at undgå hvidvask vi styrker beskyttelsen af whistleblowere på tværs af den finansielle sektor fremover vil også tidligere ansatte være beskyttet mod en ufordelagtig behandling eller

whistleblowerindberetninger virksomheder

skal fremover dokumentere at der er fulgt op på indberetningerne fra

så gennemfører lovforslaget initiativet fra den politiske aftale om at der skal være en skriftlig politik i

for at sikre og fremme en sund virksomhedskultur herunder forebygge hvidvask og anden finansiel kriminalitet så udvides den kreds af personer som er omfattet af fit and proper kravene det betyder at det ikke blot er direktion og bestyrelse som skal fit and proper godkendes men at det også er nøglepersoner eksempelvis den hvidvaskansvarlige i

virksomheden det er jo alt sammen

initiativer som er besluttet her politisk

af folketinget og som man derfor må forvente at der er opbakning til

folketinget så gennemfører vi også nogle af de anbefalinger som ikke

folketinget selv men er kommet fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering det er med henblik på

modernisere og fremtidssikre den finansielle lovgivning og noget af det handler

om at afskaffe lovgivning og gøre det mere simpelt der er noget uddateret lovgivning som ikke længere har nogen relevans blandt andet om statslige kapitalindskud i

pengeinstitutterne eftersom der ikke er flere statslige kapitalindskud

kravet om at den ansvarshavende aktuar i livsforsikringsselskaber årligt skal indsende en beretning til finanstilsynet

og vi mener ikke længere at der er det

køb af egne aktier så det også gælder realkreditinstitutter det gælder i forvejen for andelskasser så det er ikke noget nyt i forhold til

andelskasserne men nu kommer det også til at gælde realkreditinstitutterne det kunne være for eksempel

og anbefale til deres kunder at de skulle låne penge og så købe aktier

nykredit det synes vi egentlig er

det er ikke rimeligt hvis man sidder og giver sådan

kunder til at købe aktier i ens eget selskab og så låner penge til det og dermed kommer til at

i at man på den måde kan fremme investeringer af kundernes penge i sit eget aktieselskab

høringen har generelt været positiv

der sidder folk rundtomkring som har forstand på det her

tilbage og der er blandt andet udtrykt støtte til de foreslåede

til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering det glæder mig endnu en gang at finanssektoren anerkender

mod hvidvask som jo er er et stort problem for den danske finanssektor og for danmarks omdømme i

være et godt skridt

en stærkere indsats hvis vi vedtager det her lovforslag vi har stort stykke arbejde foran os

der mangler at blive stemt flere ting igennem og vi forhandler i øjeblikket om at få styrket finanstilsynet

vil også være utrolig vigtigt men men vedtagelsen af lovforslaget her vil

implementerer en række af forslagene fra

gennemfører vi så lidt flere elementer af den aftale som

baggrunden for det tidligere lovforslag nemlig den aftale som et bredt flertal af

tilbage i september to tusind og atten også om bekæmpelse af

første del altså det her med eu

femte hvidvaskdirektiv så er der en hel række elementer som

man indfører i loven nu det handler blandt andet om

misbrug

vil hvidvaske penge vi vi

udbydere af digitale tegnebøger og udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og almindelige betalingsmidler

at det finansielle system ikke misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering ved altså at lade de her udbydere af eksempelvis veksling mellem virtuel og almindelig valuta

underretnings og oplysningspligt om hvem kunderne er

vores aftale fra september to tusind og atten som jo altså omhandler

eurosedler i danmark og også et krav om dokumenteret opfølgning på henvendelser i virksomhederne og til virksomhederne når det handler om whistleblowere alt i alt et udmærket forslag

bekæmpelse af hvidvask

hænger de her tre lovforslag som vi behandler jo uvilkårligt ganske meget sammen dels er det aftalestof i

bedre rustet til fremtidige udfordringer der får vi også implementeret en række af de delelementer

det er jo rigtigt at vi også med det her lovforslag

benyttelse og udstedelse og

eurosedler i dansk folkeparti er vi jo

ærgerlige over at vi ikke samtidig også fik taget favntag med to hundrede

også med de danske tusindkronesedler

der foregår meget spekulation og det er en måde at

blandt andet gør det i de her typer af valuta som ikke fylder ret meget men har en meget stor værdi lige uden for christiansborg her har vi jo noget der hedder christiania sjovt nok og der vurderer man jo at der hver måned

som så ikke har strimler på og registrerer hvad der bliver købt

hundrede million kroner i omsætning

transporten så foregår ud af danmark ned ad forskellige vejnet og så tager man ned til

spanien og portugal og sådan nogle steder og

ind fra marokko og andre steder i nordafrika og der nye forsyninger op til

begiver sig ud på christiania så kunne man gøre det lidt mere vanskeligt og det kunne man blandt andet ved at

mere besværligt for pengesmuglerne at få pengene frem og tilbage jeg skal ikke her fra talerstolen

jo ikke altid lige nemt at

så de bliver sådan placeret nogle sjove steder på kroppen og

men det kan man så sandelig også når det drejer sig om en to hundrede

det der kører ud af danmark på den måde år efter år jeg synes jo at det var et rigtig godt sted

i forhold til alle de andre såkaldte sorte penge som

rundt og bliver gemt under madrasserne i danmark det giver god fornuft at se på de tiltag

fem hundrede eurosedlerne men dansk folkeparti vil gerne gå et stykke længere men vi støtter det samlede lovforslag sådan som vi også gjorde med det tidligere og også

forebyggende indsats mod hvidvask og terrorfinansiering det er

og dele af den politiske aftale fra september to tusind og atten om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering

del af det femte hvidvaskningsdirektiv

er der en række helt konkrete initiativer som lovforslaget implementerer blandt andet at hvidvasklovens anvendelsesområde udvides til at omfatte kunsthandlere og aktører på det virtuelle valutamarked det er vigtigt at vi har en balance på dette område vi skal på den ene side sikre at misbrug

med kriminelle hensigter vanskeliggøres på den anden side skal der

også være plads til innovation og teknologiske

årsagen til at kunsthandlere bliver

være et sted hvor der er

eu direktiv eller hvidvaskningsdirektivet fordi den beløbsgrænse vi anvender i forbindelse med kunsthandlere

og den kunne faktisk have været højere men det er fordi vi følger den beløbsgrænse vi i forvejen bruger herhjemme på de halvtredstusind

det er som sagt en overimplementering og det er vi jo traditionelt lidt kritiske over

giver det god mening forvaltere af udenlandske trusts bliver omfattet af forpligtelsen til at registrere reelle ejere for det er vigtigt at vi øger gennemsigtigheden

ejerstrukturen bag selskaber der bliver også en hjemmel til at indføre elektroniske systemer det skal sikre rettidig identifikation af bankkonti og det vil også øge gennemsigtigheden med ejerskabet til de pågældende konti

fra september to tusind og atten

behandles ufordelagtigt hvis de indberetter potentielle overtrædelser af hvidvaskloven som det også er blevet nævnt

fem hundrede eurosedler i danmark

årsagen er som tidligere beskrevet at

været benyttet i forbindelse med kriminelle aktiviteter det er en meget værdifuld pengeseddel som betyder at meget store værdier kan skjules på meget begrænset plads det er ikke forbudt

kan man altså ikke der kommer også en rapporteringsforpligtelse for virksomhedernes daglige ledelser og nøglepersoner det indføres for at sikre at advarsler om hvidvask og terrorfinansiering

skal indberettes til den øverste ledelse og det vil sikre at den øverste ledelse af virksomheden har det fornødne og nødvendige fokus på hvidvask

er ganske fornuftige elementer både at vi får implementeret det femte

og selvfølgelig de opstramninger på hele området som vi har aftalt i efteråret og det gør naturligvis at vi

hvidvaskdirektiv ligesom det næste forslag vi skal behandle samt en række

om hvidvask som blev indgået sidste efterår der er

i forslaget som har til formål at gøre indsatsen

og tilsynet med og lovgivningen omkring hvidvask til også at omfatte for eksempel handel med med kunst og virtuelle valutaer bitcoin og andre fordi vi jo har set hvordan hvidvask også går den vej det er også godt at der bliver skærpet nogle regler i forhold til

rapporteringen opad i systemet som jeg forstår lovforslaget

nogle af de beskeder der for eksempel tidligere ikke er gået videre opad for eksempel

skal det i højere grad rapporteres opad til de ledende lag i virksomheden det tror jeg er positivt når der senere skal placeres et ansvar

som jeg synes ser ser fornuftig ud selv om man godt kunne forestille sig yderligere tiltag endelig er vi også positive over for forslaget om at

meget det forbud virker når man så kan tage over grænsen

pengesedler men man kan håbe på at det har en effekt vi deler jo også

få kigget på vores egne store pengesedler

som man har gjort i sverige måske snart skulle gennemføre en

da sverige gennemførte den pengeombytning at der var rigtig rigtig mange penge der ikke blev ombyttet altså kontanter

hvor de kom fra og på den måde fik man altså udryddet et milliardbeløb så vidt jeg husker der kunne have

i lovforslaget som handler om politisk eksponerede

lov som blev vedtaget tidligere fordi den var ret uklar på præcis definitionen

en meget lille detalje i forhold til det område men det kan være at ministeren enten her eller i forbindelse med

og de har selvfølgelig nogle konsekvenser for virksomhederne som det også fremgår af

redegørelse for de økonomiske omkostninger men de har jo altså

midler vi diskuterer

vi diskuterer finanstilsynet men generelt synes jeg nok at der er et problem i at vi vedtager de her ret omfattende lovkomplekser om hvidvask igen og igen

det andet lovforslag siger man at det kan løses inden for den eksisterende ramme og det er jo lidt af en udfordring når man bliver ved med at tildele nye opgaver og et mere kompliceret tilsyn at forvente at det kan ske inden for den samme ramme så

pågår om tilsynet kan føre til at man så løfter det dér men generelt burde vi nok når vi behandlede de her lovforslag også forholde os til det økonomiske aspekt for myndighederne

mange flere opgaver med det samme antal medarbejdere jamen så bliver kvaliteten af opgaveløsningen i reglen dårligere så det var bare

sektor på grund af nogle meget kedelige sager om hvidvask og kriminalitet penge som stammer fra disse aktiviteter kan meget let ende som en finansiering af terror lovforslaget gennemfører dele af femte hvidvaskdirektiv og dele af den politiske aftale fra september to tusind og atten formålet er at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering det foreslås at loven vedrørende hvidvask udvides til at omfatte kunsthandlere og aktører på det virtuelle valutamarked da det vurderes at der også her er potentiel risiko for hvidvask der foreslås ligeledes indført regler og tiltag som skal medvirke til at registeret over reelle ejere altid er opdateret og gennemsigtigt desuden forbydes brug af fem hundrede eurosedler

vi sammen i folketinget står står vagt om at nu skal der gøres noget

mellemfolkeligt samvirke og oxfam ibis

så er der også det med at man vil tvangsopløse selskaberne hvis man ikke registreres

som man rettelig bør

anbefalet bøder fra nogle instanser

vi vil kigge nærmere på i udvalgsbehandlingen

er dagens højdepunkt at både dansk folkepartis ordfører og enhedslistens ordfører sådan

hvilke utrolige fordele det giver at eu eksisterer at

eu står sammen om at bekæmpe den her grænseoverskridende kriminalitet

i en stærk udgave det glæder vi os også over i det radikale venstre

pelle dragsted i at der er behov for

af det som vi har foreslået og kæmper for

femte hvidvaskdirektiv

god lovgivning der foregår selvfølgelig også løbende en diskussion

der er rigtig meget at holde styr på både som politiker i folketinget

vores eget problem kan man sige men også for

dele af de ting som vi også

jeg nævne det her med fem hundrede eurosedlen i sf er vi også åbne over for at kigge på andre

større sedler

foregår en diskussion lige nu omkring det kontantløse samfund vi er imod at vi i højere og højere grad prøver at udfase det at have mulighed for at betale med kontanter generelt men der er på den anden side ikke nogen grund til at have meget

det danske samfund en anden ting som vi får rettet op på med det her forslag

synes er en rigtig god ting er rapporteringspligten man kan jo sige at det er underligt at man har

håndtere for eksempel hvidvaskrisici

så har vi indtil nu ikke haft en rapporteringspligt altså

whistleblowerindberetninger der kommer

fulgt op på man må ikke stå i en situation hvor man siger jamen det havde vi aldrig hørt om

og det er bredere end hvidvask det er jo også skatteunddragelse skattely osv og og det har vi desværre set utallige eksempler på altså at man gennem meget kringlede manøvrer kan flytte

det kan være helt uigennemskueligt selv for myndigheder selv for de dygtigste graverjournalister at følge pengestrømmene til deres endemål fordi

er vi meget glade også for det her lovforslag og

handler om at forebygge hvidvask og terrorfinansiering

det som det konkret handler om er jo at udvide nogle af anvendelsesområderne

omfatte kunsthandlere og aktører på det virtuelle marked det synes jeg er rigtig fornuftigt

er kreative og når det bliver sværere at hvidvaske ét sted

tilbøjelighed til eller i hvert fald en risiko for at hvidvaskningen kan flytte til andre områder derfor

det godt at vi får bredt kravene ud så det bliver sværere at finde huller i reguleringen for de kriminelle med ændringen

bliver der også lagt op til at der skal være en større gennemsigtighed i forhold til ejerstrukturen så det bliver nemmere at identificere de reelle ejere det er også et rigtig godt tiltag det er

vi undgår de her sager hvor man ikke kender sine kunder ordentligt

indfører vi et forbud mod fem hundrede eurosedler fordi de har en meget høj værdi og derfor også medfører en risiko for at blive misbrugt af kriminelle til at flytte værdier rundt eller til at gemme store værdier

som ikke overholder reglerne og enten med forsæt eller på grund af uagtsomhed medvirker til at understøtte finansiering af kriminalitet eller

at gennemføre tiltag der styrker indsatsen og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering lovforslaget gennemfører dele af det femte hvidvaskdirektiv fra eu og dele af den politiske aftale som vi lavede i september om initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering der har været

bred opbakning til lovforslaget i høringen fra sektoren og andre interessenter og det er vi selvfølgelig glade for med lovforslaget

udvider vi hvidvasklovens anvendelsesområde til også at omfatte kunsthandlere og aktører på det virtuelle valutamarked med den udvidelse sikrer vi en balanceret tilgang hvor vi på den ene side værner om at der fortsat kan ske teknologiske fremskridt og på den anden side sikrer at misbrug af virtuelle valutaer i kriminelt øjemed vanskeliggøres for at skabe øget gennemsigtighed i ejerstrukturen bag selskaber og andre enheder bliver forvaltere af udenlandske trusts omfattet forpligtelsen til at registrere reelle ejere

indføres hjemmel til at indføre elektroniske systemer der skal sikre rettidig identifikation af fysiske eller juridiske personers bankkonti

det er en styrkelse af myndighedernes redskaber til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering med lovforslaget udmønter vi vi

den aftale fra september to tusind og atten vi styrker blandt andet beskyttelsen af

formålet er at sikre at også tidligere ansatte som indberetter potentielle overtrædelser af hvidvasklovgivningen ikke bliver behandlet ufordelagtigt som følge af indberetningen så indføres der forbud mod anvendelse af fem hundrede eurosedler i danmark det betyder at der ikke længere kan udleveres veksles eller betales med fem hundrede eurosedler lovligt i

rapporteringsforpligtelse for virksomheders daglige ledelse og nøglepersoner som består i at rapportere advarsler om hvidvask og terrorfinansiering til virksomhedens øverste ledelsesorgan det sikrer at der er stort fokus på hvidvaskområdet på øverste ledelsesniveau i pengeinstitutterne og derfor skal ledelsen også kunne dokumentere hvordan

lovforslaget her det er en implementering af et udmærket direktiv

jo altså som det fremgår vedrører virksomheder fonde og foreningers pligt til at indhente

lovforslag som de andre vi har været igennem på hvidvaskområdet vidner jo om den enorme kreativitet der er når det handler om finansiel kriminalitet hvorfor det

selvfølgelig er vigtigt at vi hele tiden følger det til dørs og gør hvad vi kan for både

håndtere det når det sker

straffe og sanktioner som gør at

har haft fingrene i det her forhåbentlig ikke gør det igen

og at vi i eu regi har institutioner

som er i stand til at sikre at vi har et godt samarbejde om både forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og

er de reelle ejere for de fonde

som kan være genstand for forsøg på hvidvask

regulerer man med det her lovforslag høringssvarene er igen

forskellige lovforslag der nu bliver førstebehandlet her i folketinget i dag

baggrund i en lang række af forhandlinger og dialog der har været på kryds og tværs mellem de forskellige partier her i folketinget og ikke mindst i forligskredsen omkring finansiel stabilitet vi har

de er så implementeret i blandt andet de tre lovforslag som vi nu

det sidste her af dem

mere sydpå end de danske haver og det er rigtigt

at han

lommefilosofi i dansk folkeparti og det er at når direktiver

til gunst og glæde for danske virksomheder og borgere stemmer vi af et stort hjerte ja og når de så omvendt ikke er det er vi lige så glade for at stemme nej

bare en lille smule mere kritisk i forhold til

det det er senest i dag er det jo kommet frem at udlændinge kan få danske dagpenge

allerede efter en måneds ophold hvorimod danske statsborgere ikke kan så

de radikale vil love dansk folkeparti at kæmpe de

vil også love at vi fremadrettet vil stemme for de direktiver som er til god gavn og glæde for danske interesser

virksomheder som opererer fra danmark set i forhold til både virksomhedsdelen med erhvervsdrift

det her lovforslag

omkring hvem der er de reelle ejere af en virksomhed det er ret centralt for at sige det mildt for det er vigtigt at kunne identificere hvem der står bag også for at sikre

der er flere elementer elementer i lovforslaget det skal være nemmere for virksomheder at identificere hvem deres reelle ejere er ejere skal derfor have en pligt til at udlevere oplysninger om deres ejerskab og den reelle ejer er ham eller hende der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden dermed bliver det lettere for for eksempel revisorer at udføre lovpligtige kundekendskabsprocedurer

skal oplyse hvem deres reelle ejere er en årlig undersøgelsespligt for virksomheder skal indføres baggrunden for det er at undersøge om oplysninger om deres reelle ejere er opdateret dermed bliver det lettere for relevante myndigheder at følge op på uoverensstemmelser i virksomhedernes oplysninger om de reelle ejer

gøres ved at virksomhederne forpligtes til mindst en gang årligt at undersøge om oplysninger om deres reelle ejere er korrekte en målrettet kontrol og pligt til at indhente opbevare og registrere de reelle ejeroplysninger bliver indført da virksomhederne med videre hører under forskellige ressortmyndigheder er det den relevante myndighed der udfører kontrollen med registrering af de reelle

erhvervsstyrelsen hvis der er mangelfuld registrering eller manglende opbevaring af dokumentation

kan man i yderste konsekvens risikere at selskabet bliver tvangsopløst eller slettet og

derfor er det jo helt centralt at oplysningerne

bliver tilvejebragt det er en lang proces som vi har været igennem i en lang periode og de fleste er heldigvis med

set ganske fornuftigt at vi har skrappe regler til at bekæmpe hvidvask

og derfor støtter vi naturligvis lovforslaget fra venstres side og jeg har lovet at hilse fra det konservative folkeparti

så meget ned i forslaget som der er blevet redegjort for men

jo den anden del af

implementering af det femte hvidvaskdirektiv som primært vedrører spørgsmålet om registreringen af de reelle ejere det er et vigtigt område som

brugt en del tid på her i folketinget tidligere fordi der

gøre det rigtig svært at finde frem til hvem der egentlig har ansvaret når det for eksempel braser sammen eller i forbindelse med hvidvask økonomisk kriminalitet eller lignende

økonomiske transaktioner som finder sted at vi

et ansvar for at sikre at vi

gennem konstruktioner der har deres udgangspunkt i danmark

derfor er det også ærgerligt at man fra regeringens side her har valgt det der hedder

en minimumsimplementering altså at man

så må sige vælger lige akkurat at gøre det der skal til for at leve op til eu direktivet efter de skandaler som som danmark har været igennem eller rettere sagt som vores finanssektor har været igennem i den seneste tid ikke mindst danske bank

måske være en god idé at vise omverdenen at vi er parate til at gå foran

vil det måske være positivt at sende nogle skarpe signaler

derfor synes jeg sådan set at der var god grund til at kigge lidt nærmere på nogle af de forslag der ligger i høringssvarene fra oxfam

beskæftiget sig en del med det her spørgsmål gennem de seneste år og har været med til at skubbe på også i forhold til folketinget

de stiller jo en række forslag som grundlæggende går ud på at

blandt andet at fordi man ikke hvis jeg forstår det rigtigt kræver fødselsdato

rimelig nemt at skifte navn

i øvrigt kunne skjule sin reelle identitet

i den rigtige retning et yderligere skridt til

selv om jeg godt kan se at nogle af de finansielle aktører er lidt bekymrede for at det vil bebyrde dem yderligere så tror jeg at det er

at betale for at undgå

at minimere risikoen for hvidvaskskandaler terrorhandlinger og skatteunddragelse med forslaget ønsker vi at styrke reglerne om tydeliggørelse af de reelle ejere i selskaber og virksomheder så man altid kan finde frem til hvem der egentlig står bag transaktioner og virksomheder liberal alliance støtter

rigtig rigtig godt direktiv hvis man skal sætte fingeren på noget

skulle det jo netop være at vi implementerer det rene minimum og jeg synes

peget på nogle af de ting man godt kunne have ønsket sig omkring størrelsen af ejerandel

mere gennemsigtighed det sikrer også at der kan foregå

en udveksling med andre lande og så videre og alt i alt er

jo rigtig rigtig godt så alternativet støtter

dansk folkeparti kan stemme for jeg har bemærket tidligere at man med glæde stemmer for de gode direktiver fra eu og det er jeg glad for

kunne komme nogen direktiver på det her område

optaget af at der både er en europæisk familie og at danmark også er en del af

hvad den danske kamp så skal være men det er fair nok

i folketingssalen men det overhovedet at have en europæisk ramme

hav af både selskabsformer

skal defineres hvad man mener med med reelle ejere

parlamentet og kommissionen i den grad

er blevet opmærksom på på både hvidvask men jo også skattely og skattespekulation som reelt ejerskab også handler om altså at man kan følge de pengestrømme som med et museklik kan flyttes rundt

i verden

selvfølgelig at beløbsgrænsen er alt for høj der er rigtig mange

men men jeg vil dog slutte med

positivt nemlig at jeg havde erhvervsministeren i samråd for et par måneder siden og

meget positivt overrasket over at høre at det er regeringens holdning at

fordi det er så afgørende i

hvidvask og finansiering af terrorisme

danske skatteborgere men også skatteborgere i alle europæiske lande

hvert eneste eneste år fordi der er nogle der snyder så det her er et rigtig godt værktøj

overvære en debat om lov om erhvervsdrivende fonde

et vigtigt emne måske lidt tørt og lidt teknisk men

er endnu et skridt i retning af at få

det her forslag en del af sammen med de to andre forslag som vi allerede har behandlet her i salen i

at vi kan spore det hele vejen så det ikke er sådan at man kan være ejet af en fond som så er ejet af en anden fond som er ejet af en tredje fond

en fjerde fond som bor et eller andet mærkeligt sted og så ved vi ikke hvem der i sidste ende ejer virksomhederne derfor har

hvem der i sidste ende ejer virksomhederne og er det som vi kalder reelle

endelige reelle ejer og dermed få registreret

som de bliver forpligtet til kundekendskabsprocedurerne bliver lettere det bliver for eksempel lettere for en revisor

gennemføre de kundekendskabsprocedurer som man nu skal da

skal hvert år sikre at oplysningerne om hvem der ejer

opdaterede og ikke har ændret sig

vil blive kontrolleret af myndighederne og hvis det ikke gøres korrekt

kan myndighederne i sidste ende opløse et selskab gennem en tvangsopløsning vi mener at

reglerne vil skabe øget gennemsigtighed i ejerforholdene og dermed

til at bekæmpe økonomisk kriminalitet så

terrorfinansiering og eventuel unddragelse af at betale den skat

glad for at der har været bred opbakning til forslaget hele vejen rundt blandt de politiske partier og

fra alternativet enhedslisten

lige finde mine noter

at der skal være lovpligtig nødvendig omhu på menneskerettighedsområdet og indføres effektive retsmidler

hundrede procent krystalklart for mig hvad det vil betyde i praksis for virksomhederne

det på den måde og vi har forstået det på den måde at det betyder at man i højere grad skal afrapportere

blandt andet de retningslinjer der er for fn

jeg har opfattet forslaget på den måde at det

og at man i sidste ende vil kunne blive retsforfulgt straffet hvis ikke man

for en minister her som gerne vil være helt sikker på hvad det egentlig er der bliver foreslået

fra regeringens side

at de gør hvad de kan for at leve op til det man kan forvente af dem i forhold til

rundtomkring i verden og det forventer vi også

danske virksomheder gør en indsats

de retningslinjer som er er beskrevet i de dokumenter som jeg har her synes vi jo er gode det er vigtigt for regeringen at danske virksomheder arbejder aktivt med deres samfundsansvar og bidrager til at opføre sig både ansvarligt økonomisk men også

tager hensyn til miljøet og opfører sig ansvarligt socialt

minimere krænkelser og negativ indvirkning på samfundet gennem deres aktiviteter

kan virksomhederne gøre ved aktivt at arbejde med

omhu det man kalder due diligence

så de processer som virksomheder forventes at plads for

sine omgivelser sørge for at forebygge

og også redegøre for aktuelle og potentielle negative indvirkninger på samfundet de virksomheder

vil være bedre rustet til at håndtere potentielle og

indvirkninger på samfundet i det de foretager sig

gerne uddybe folketinget vedtog så sent som tyvende december sidste år kort før jul

csr rapportering altså det her med hvordan man man opfører sig

det er efter § ni og halvfems a et krav at virksomheder oplyser om anvendelse af processer for nødvendig omhu hvis virksomheden anvender den slags processer tilpasningerne har til formål at præcisere og tydeliggøre de lovkrav der bliver stillet til virksomheders rapportering i deres årsrapporter

i danmark har vi mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd som

der kan man klage over danske virksomheder der ikke handler i overensstemmelse med de internationale csr retningslinjer

kan altså behandle sager om spørgsmål der vedrører menneskerettigheder arbejdstagerrettigheder miljø korruption og om nødvendig omhu institutionen baserer sit arbejde på

retningslinjer for multinationale virksomheder og fns retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv alle kan klage til

ikke den efterlever krav om nødvendig omhu og institutionen har mulighed for at

bryde med den tilgang som vi har haft i danmark hidtil om et forretningsdrevet samfundsansvar det vil sige at der skal være nogle krav om at den enkelte virksomhed med afsæt i sin egen forretning oplyser om processer for nødvendig omhu hvis virksomheden anvender den slags processer

hvis man indfører lovpligtig nødvendig omhu

tvunget til at identificere og stå retligt til ansvar for risici ved

aktiviteter så for at samle op regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget da der allerede er lovkrav om rapportering om processer for nødvendig omhu i årsregnskabsloven som er blevet præciseret for nylig og der er mulighed for at klage til mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd hvis virksomheden ikke udviser nødvendig

være forbundet med væsentlige administrative byrder

lovpligtig nødvendig omhu var for derefter at ridse op at vi har det hele det går rigtig godt og det gør sådan jeg står tilbage og tænker hvad er det så ministeren ikke forstod hvis man kunne gøre rede for alt det vi har

set ønsker er at sige hvordan er det vi gør det lovpligtigt at have den nødvendige omhu

det er nødvendigt altså at man identificerer risici og laver handlingsplaner for det

det som man jo gør med årsregnskabslovens

og halvfems a er jo kun at man skal oplyse

for at sikre forståelsen af virksomheders udvikling resultat situation og så videre og det man ønsker

ser i eksempelvis frankrig diskussioner man ser der foregår i tyskland holland schweiz

så det er ikke så ensidigt administrativt en byrde for danske virksomheder

på den måde skal være lovgrundlaget

men det er bedst hvis vi laver lovgivningen her her i i danmark frem for at vi

vil anvende til det det er måske lidt at springe over nogle led som vi synes skal være på plads i forhold til vores

den lovgivning vi har i dag er er brug for mere og det er derfor vi foreslår det her ministeren har så nogle andre led han vil indføre

global det er vel også derfor tænker jeg at danmark har underskrevet fns retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv det har vi jo gjort det har vi tiltrådt og det tænker jeg må betyde at man faktisk også har et ansvar der jeg kan faktisk ikke

betyder det jo at virksomheder vil blive tvunget til at stå til ansvar for

aktiviteter ja det er lige præcis det vi gerne vil vi vil gerne tvinge virksomheder til at være ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser i den produktion som de står for det er også lige præcis det ansvar der følger af at vi har underskrevet fns retningslinjer på det her område

forstå at erhvervsministeren ikke bare kan tiltræde at selvfølgelig

skal virksomheder være ansvarlige på den måde

ekstremt detaljerede dokumenter der er tale om her de er måske ikke helt egnede til

gjort til lovtekst det er jo fornuftigt at man i dag

at ophæve det til lov uden

skal arbejde for at identificere og forebygge de her menneskerettighedskrænkelser især på de områder hvor man ved der er store risici det fremgår meget meget klart

andre lande der også har gjort frankrig har for eksempel vedtaget den her lovgivning

hvis ministeren er usikker på hvordan vi

domstolsprocessen skal være men helt ærligt vi er da nødt til at anerkende at virksomhederne skal have et ansvar i forhold til menneskerettighedskrænkelser og det er

sige her i dag og det synes jeg er langt væk fra

vil have af konkret betydning for danske virksomheder altså hvad

her i forslaget på ligesom at gøre konkret hvad det er man gerne vil i stedet for man bruger rigtig meget plads på at fortælle hvorfor det

men uden egentlig at forklare hvad det er man vil vil undskyld hvis det bliver en lidt hård kritik men

betydninger det her vil have for danske virksomheder

jeg tror det var i to tusind og tolv eller hvornår

videre hvad er det præcis man vil

og ja det var ikke et langt nok

men det var trods alt et skridt hvor vi gik forrest i eu hvor en række lande fulgte efter os hvor man sagde i det mindste skal i

i vil så vi har noget at holde jer fast på

er en god idé det her bliver jo ikke til en lovtekst i morgen hvis ministerens

parti var med til at stemme det igennem sammen med et andet flertal så ville der jo skulle udarbejdes et lovforslag

er ministeren enig i at det man allerede har gjort i frankrig og det man diskuterer i en lang række andre europæiske lande

kan sige at regeringen i første omgang har behov for

konkret hvad betydningen skulle være hvis vi vedtog det her lovforslag jeg forstår det som sagt på den måde

de tre partier bag forslaget her ønsker at der skal være mere fokus på menneskerettigheder i erhvervspolitikken og også at virksomheder på

måde skal kunne idømmes bøder antager

blandt andet menneskerettigheder rundtomkring men jeg glæder mig meget til at få det uddybet

ikke klart for mig præcis

skal gå skridtet videre og opfylde det der rent faktisk står i verdensmålene og nu har vi jo

rigtig god idé er det her er en integreret del af det hvis man for eksempel importerer varer fra

men alt det skulle vi jo udmønte

at virksomheder har et godt positivt aftryk på deres omverden og også

deres leverandører gør og hvem man køber varer fra

vi kan også gøre det i international sammenhæng hvor vi jo altså på nogle fronter fra dansk side går forrest når det handler om

styrke indsatsen for

andre områder her er et eksempel hvor

jo faktisk igennem flere år er

jo rigtigt nok at der kan stilles en række

og dem der har fulgt implementeringen af og diskussionerne om implementeringen af fn vedtagelser og eu vedtagelser i dansk lovgivning ved at det ikke bare

i folketinget vi synes at vi skal fortsætte diskussionen af det her og som jeg læser forslaget

forstået at det handler om virksomheder både store og mellemstore virksomheder hvor man vil pålægge det her krav i særlig risikable sektorer

det er på særlige områder man vil se på det

vigtig pointe i forhold til den diskussion vi har haft tidligere

det er der sker i andre lande hvad er det for diskussioner man har

indført en række initiativer som handler om csr krav til lovgivningen på det her område og som

man med fordel kan se på om om man kan supplere det her

frem til en videre diskussion af det her dog vil vi selvfølgelig gerne understrege at det jo allerede i dag er sådan at det er ved danske domstole det her foregår hvis der sker brud på menneskerettighederne og man aktivt bidrager til det og det er jo et udmærket princip men lad os se på

siger at man vil have det her gjort gældende i

udøve nødvendig omhu

her handler om at pålægge regeringen at arbejde med det her det er det man gør med beslutningsforslag men jeg kunne

det er nødvendigt at arbejde videre med det her område

menneskerettighederne i virksomheder

i danmark eller eller mener man ikke

tager et stort ansvar for i dag

helt sikkert mange flere som kunne og vil være med

om at de kan se vejene til at gøre det og det kunne jo også være noget af det

noget her kunne bidrage til om det her er den rigtige måde at gøre det på

for metoder man anvender der intentionerne deler

være med til at se se nærmere på

retningslinjerne der foregår også en del i eu så det kan vi selvfølgelig godt fremskaffe

har også et tæt samarbejde med blandt andet amnesty og og de andre som arbejder for det her og presser på for det så det vil vi selvfølgelig gerne

noget der er spændende i de andre lande lige nu som vi kan lægge os op ad

lade os forblinde af metoden til at nå målet som jeg går ud fra vi er enige om at vi

udøve den her omhu når de driver virksomhed de skal

der er menneskerettighedskrænkelser i deres leverandørkæde og så skal de forsøge at forebygge det og stoppe det hvis der er det er også det der følger af fns

præcis skal være grunden til at vi ikke gør det er ikke

i den her meget vigtige proces det kunne

uden for landets grænser og også inden for landets grænser hvis man

intentionerne i forslaget noget jeg måske også synes man kunne supplere det med var jo

mener de også kan være med til at tage et stærkere ansvar for for kampen for menneskerettighederne

en dansk virksomhed i dag uden at man kan se

vælge den største hammer

passende starte for at reflektere lidt over det beslutningsforslag som de tre

partier alternativet enhedslisten og sf har fremsat i

vi synes faktisk også at danmark kan ranke ryggen i forhold til

være flove over for at sige det ligeud

holdning til det her at den bedste måde at få virksomheder specielt de store virksomheder

på glastaget nej det er bedre at tingene

spirer og gror i den rigtige rækkefølge hvis man kigger på

nærmest helt frivilligt fordi de ved at det kan være med til at gøre deres virksomhed bedre og de kan faktisk ovenikøbet gøre den mere profitabel ved at spekulere i at gå ind og diskutere klimamål verdensmål bæredygtighedsmål bæredygtighedsmål miljømål arbejdsmiljømål og

og agere kommer man selvfølgelig også til

hænger ganske fint sammen med mange af de andre delelementer det er ting som kan gøre det bærende for danske virksomheder at at beskrive deres egen virksomheds politik det kan være med til at brande dem hvis man skal bruge sådan et ord som nogle godt

er jo en form for pr i det også må man sige og så er der også hele det etiske

værdisæt som man også godt kan inkorporere

har bidraget til de processer

der er sat i gang så vi kan ikke støtte forslaget som sådan vi vil gerne

diskutere menneskerettigheder men vi vil ikke være med til at pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag på den relativt løse formulering

set rimelig mange ord i bemærkningerne til beslutningsforslaget men der står ikke så meget om hvad det er

jeg noterede mig at enhedslistens ordfører

tidligere her i salen har sagt at man gerne

der hedder retsprocesser når jeg hører det fra enhedslisten i forhold til danske

den måde vi vil lovgive over for danske virksomheder vi tror vi kommer længst længst ved at bruge dialog og ved netop at synliggøre for danske virksomheder at de selv kan få en

række af sunde

i forhold til deres virksomhed ved selv at gribe de her mange bolde

har skitseret så vi kan ikke

på csr som gør det allerbedst i forhold til ansvarlig virksomhedsførelse kalder på at vi laver en bedre lovgivning fordi de

at de har mulighed for at have ordentlige forhold for arbejderne og ikke bliver udkonkurreret af alle dem som faktisk ikke har det alle dem som faktisk udsætter arbejderne for nogle rigtig rigtig dårlige forhold

er ude at sige at det vil være godt hvis vi bakker op om

få strammet de her regler så jeg synes sådan set også

siger at danske virksomheder er godt kørende

det da især i danske virksomheders interesse

ordføreren synes ordføreren

med arbejdsrettigheder globalt helt ærligt når vi ser alle de sager der er med arbejdere der står i syre op til

alle de ting man løbende ser i produktionen synes

folkepartis tilgang til det her nemlig at virksomhederne godt kan og vil selv de behøver ikke en rigid lovgivning

eksempler på hvordan der benyttes børnearbejdere i bangladesh til at lave flotte cowboybukser til danskere og alt det andet som vi kender til børn der render rundt i

men jeg tror bare ikke på

det her såkaldte lovkrav

særlig risikable sektorer som som shipping

fødevareproduktion og så videre det vil de

er en forkert måde at gøre det på

gavnlige for danske interesser og der er det altså sådan at vi tror på at virksomhederne

kommer længst med deres egen udvikling af de her ting

der er brug for mere håndfast lovgivning på området hun peger på at lige præcis den lovgivning som frankrig har indført og som er

det være rigtig dejligt hvis de danske politikere ville være med på at

vil jeg gerne sige til enhedslistens ordfører jeg synes faktisk at hvis man kigger på danmarkshistorien og de politiske initiativer som er

gjort ganske godt og så synes jeg jo ikke at man kan

siger noget så er det simpelt hen et tegn på at alting er ragnarok og trænger til en stor rystetur den køber vi altså ikke

behov for at diskutere videre så hvad er det for nogle tiltag dansk folkeparti ønsker at gøre på det her område

er både fagbevægelsen og novo nordisk og amnesty ude med et debatindlæg hvor de jo netop mener at

mere håndfast lovgivning på området det mener dansk folkeparti ikke mener man så at der skal

bliver tvunget til at arbejde i så synes jeg ikke det er helt rimeligt at man begynder at postulere det men spørgsmålet

stillede i samme runde var jo så

som det meget løst er sammenfattet her kunne flytte nævneværdigt på de udfordringer som vi har globalt der er dansk folkepartis klare holdning nej det ville det ikke vi tror vi kommer langt langt længere ved

tager de her forskellige dagsordener

om verdensmålene bæredygtighed miljø arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder og derunder også menneskerettigheder

opad og ikke nedad i forhold til de her spørgsmål vi ser andre lande der

har indført lovgivningen diskutere det men vi skal bare lade det være op til erhvervslivet selv eller hvordan er det jeg skal forstå ordføreren det er sådan set ikke for

forstå mener dansk folkeparti vi skal gøre noget eller skal det bare være op til erhvervslivet selv

der er det altså bedre at virksomhederne

ind som vi tror er det rigtige og det er netop at de kan bruge de her forskellige indsatser som jeg har nævnt par gange proaktivt

at højne deres egen virksomhed både i forhold til virksomhedens egen politik og i forhold til

virksomhed på eksportmarkeder og i forhold til de etiske værdier

etiske værdisæt som de selvfølgelig også har på virksomheder som novo nordisk som er blev nævnt

vendt det blinde øje til og accepteret ting som man godt kan være noget forundret over at

forhindre jeg tror selvfølgelig også

ufrivilligt er kommet ind i de her sager

sikres at menneskerettighederne håndhæves når man

det er vel ikke for

naturligvis driver sin virksomhed på en ordentlig og hæderlig måde og sørger for at de fælles spilleregler og retningslinjer vi vi har både herhjemme men også globalt bliver

afstraffelsen i medierne er jo benhård og

virksomheder bliver taget i ikke at have styr på tingene det det rammer

at lave en csr rapportering

det jo en vigtig del af mange virksomheders profil

hvilke værdier man repræsenterer

i sin måde at drive virksomhed på understøtter en

rigtig rigtig positivt at det er noget som forbrugerne går op i og at det er noget som virksomhederne derfor også bliver målt på af

mig at slå fast langt flere virksomheder end dem vi som lovgivere har pålagt at lave grundige csr

vise over for kunderne og forbrugerne og deres medarbejdere at de opfører sig opfører sig ordentligt ikke bare herhjemme men også globalt det konkrete forslag

alternativet enhedslisten og sf har

ikke og klapper i hænderne over

jeg kan ikke huske om jeg selv var ordfører tilbage i to tusind og ni

absolut i front

initiativer og som også erhvervsministeren sagde

i folketingssalen tilpasninger til årsregnskabsloven som præciserede og tydeliggjorde de lovkrav der bliver stillet til

rapportering om csr i deres

også fremhæve mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd som kan behandle klager over danske virksomheder der ikke

handler i overensstemmelse med de internationale csr retningslinjer

som udtryk for at det er noget som danske virksomheder gør sig stor umage for ikke at komme i

alle virksomheder eller et voldsomt meget større udsnit af danske virksomheder

opgørelser er det en

voldsomt overraskende at virksomheder der i dag lovgivningsmæssigt er forpligtet

bliver pålagt det er nok ikke verdens største overraskelse men der er altså også en balance

hvilke administrative byrder vi pålægger virksomhederne i danmark og derfor støtter venstre ikke beslutningsforslaget har lovet at hilse fra det konservative folkeparti og sige

det er rigtigt og jeg er også enig i at der er mange virksomheder som faktisk gør rigtig meget ud af det her

lidt længere end de virksomheder som ikke er så koblet op til et brand og der er måske ikke altid den samme opmærksomhed på hvordan det fungerer længere nede i leverandørkæden så jeg mener stadig væk at der er noget at komme efter men hvis man ser på

som det er nu med de opstramninger der blev lavet sidst at

afbøde menneskerettighedsproblemer og se på konsekvenser for miljø og klima der er kun sådan en følg eller forklar forpligtelse til at sige hvad man har af

er jo netop at gå lidt videre i forhold til at implementere de her fn retningslinjer og sige at man

i forhold til at det handler om helt grundlæggende at sikre menneskerettigheder for arbejderne længere nede

de centrale udfordringer for jeg synes det er naturligt når vi stiller krav til csr til vores største virksomheder

være meget bevidst om

træder ved siden af falder hammeren hos forbrugerne og jeg synes jo det er positivt at folk stemmer med fødderne hvis virksomhederne ikke kan opføre sig ordentligt det betyder ikke at vi ikke skal stille lovkrav men jeg synes jo det er meget fornuftigt at

og nu også novo ligesom er ude at sige at man

langt nok i årsregnskabsloven man kan godt gøre det her lidt bedre og det er det der ligger i det forslag vi kommer med her vil ordføreren ikke være åben over for

nogle af de organisationer og se på hvordan

at de ting som bliver lovkrav og som pålægges virksomhederne

sig lidt godt om om man opnår det man gerne vil hvis man kommer med byrdefuld lovgivning på et område som er vigtigt

irriterende irriterende byrde for virksomhederne

noget der er kontraproduktivt

danmark der snakker om det her man har allerede lavet en lov i frankrig og man diskuterer det

række andre europæiske lande fordi det netop handler om at vi skal tage det næste skridt vi har set hvor langt vi kunne komme med frivilligheden som vi har gjort og nu handler det om at tage næste skridt så vi oplever at alle de virksomheder som der jo er rigtig mange af der gør det rigtig rigtig godt ikke konkurrerer på ulige vilkår men at konkurrencen foregår opad og ikke nedad mener ordføreren ikke det er nødvendigt at

flere og flere bliver yderst opmærksomme på

er for et aftryk ens virksomhed og ens gøren og laden sætter ikke ikke bare inden for virksomhedens egne fire

også globalt men man skal bare overveje hvad er så de rette værktøjer

fra folketinget der kommer til at blive oplevet som stærkt bebyrdende og omkostningstunge for virksomhederne

arbejdet i frankrig jo var i gang omkring det her så

vi har jo frivilligheden vi har har muligheden for at

at der sker ting er der så ikke behov for de her lovgivningsmæssige krav og er det ikke først når landene begynder at gøre det at vi så også får rykket på de internationale organisationer

eller eu osv

vi står tilbage står andre også og venter

synes i hvert fald man skal være opmærksom på

om det er flere firkantede regler lovgivningsmæssigt der er det bedste

der er brug for at vi tager et politisk ansvar for for det er jo hele vejen rundt det er størstedelen af det tøj vi går i det er den mad vi spiser det er vores computere bare de computere vi sidder med

i folketinget det er vores møbler derhjemme i huset det er den granit der ligger rundtomkring på de fleste af vores offentlige pladser stort set alt det er lavet af arbejdere i andre lande arbejdere som alt for tit må leve med nogle fuldstændig sindssyge arbejdsforhold arbejdere som alt for ofte bliver syge eller endda mister livet som står i syre til knæene som indånder farligt støv fordi de ikke har ordentlige masker på som bliver holdt som slavearbejdere ja som bliver truet og udnyttet

en sindssygt brutal virkelighed og vi har vidst det i så mange år hvorfor er det så der ikke sker noget

jeg tror det kan være ret belejligt både for nogle af virksomhederne men også for forbrugere og politikere at lukke øjnene

i virkeligheden står til

vi altså medansvarlige for andre menneskers liv for deres kroppe og drømme der bliver ødelagt af det arbejdsliv de har

at natur og landsbyer bliver ødelagt og forurenet rigtig mange andre steder rundtomkring i verden for at lave det tøj vi går rundt med hver eneste dag jeg synes faktisk der er sket rigtig meget på det her område de sidste ti år i forhold til de regler

især fns retningslinjer for

samfundsansvar synes jeg er blevet

rigtig gode og der er man rykket langt videre fra at man bare i starten sagde at det var op til virksomhederne selv der er man rykket rigtig langt i forhold til at

skal være et samspil så man også laver en lovgivning der understøtter det som skærper opmærksomheden omkring menneskerettigheder

arbejdsrettigheder som helt entydigt slår fast at virksomheder

skal respektere menneskerettigheder og arbejdsrettigheder og

slår fast at man faktisk har

de her problemer og forebygge dem

nogle supergode regler der er blevet lavet vi har alle sammen tiltrådt dem

vejer de her regler bare ikke tungt nok og de bliver ikke efterlevet

vi har mulighederne i danmark for at styrke den lovgivning ligesom mange andre lande er ved at gøre lige nu det her forslag

helt grundlæggende ud på at virksomheder

skal udøve den nødvendige omhu det går ud på at man har ansvar for at forebygge menneskerettighedsproblemer i ens leverandørkæde

for eksempel ikke godt nok hvis man beskæftiger sig med minedrift eller tekstilproduktion så bare at antage som virksomhed at alting nok kører fint

helt ærligt oddsene er bare at det gør det bestemt ikke særlig i de brancher hvor der er massive problemer

man nødt til aktivt at kigge efter hvor der er den risiko for menneskerettighedskrænkelser man er nødt til at tage ansvar man er nødt til at gøre noget for at forebygge de problemer og man er nødt til at få det stoppet

skal leve op til det ansvar der også fremgår af fns retningslinjer

så er det også en god idé at etablere nogle retsprocesser i forhold til virksomheder der ikke overholder det ansvar hvor arbejdere som

ikke lagt os fast på præcis hvor meget det skal være præcis hvor meget skal den bøde være på præcis hvordan skal

bedst kan lave en ordentlig og saglig lovgivning omkring i fællesskab

det der vil være næste skridt hvis i stemmer ja til vores forslag

er helt afgørende her er altså at vi ligesom frankrig og nogle af de andre lande som rykker

det her vedtager en lovgivning der siger det her er så vigtigt at vi gerne vil stille de krav her er så vigtigt at vi gerne vil gøre noget mere

for at halte bagefter og vi kan åbne øjnene og tage ansvar for de millioner af arbejdere der fortjener et ordentligt liv det er faktisk det

finder det vigtigt at virksomheder lever op til de internationale retningslinjer for csr

det være sig fns retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv samt

retningslinjer for multinationale virksomheder alle har et samfundsansvar for at bidrage til økonomisk social og miljømæssig fremgang og det mener jeg at den nuværende lovgivning tager hånd om dels vedtog vi den tyvende december to tusind og atten tilpasninger til årsregnskabsloven som også omfatter lovkrav til csr rapportering og nødvendig omhu dels har vi en klageinstans som behandler klager over virksomheder som ikke lever op til lovens krav om menneskerettigheder arbejdstagerrettigheder miljø og korruption skærpet lovgivning og nye krav vil pålægge danske virksomheder nye administrative byrder uden der efter min og liberal alliances mening opnås yderligere fordele eller effekt samtidig

bemærke at danmark i mange år har været frontløber på csr området danmark var blandt de første der indførte csr rapportering i årsregnskabsloven i to tusind og ni og både eu og mange andre lande har været inspireret af de danske lovregler derfor

menneskerettighederne i hele deres leverandørkæde kan liberal alliances ordfører ikke også godt se at man i virkeligheden

at se logikken i hvis det er en fordel at opføre sig ordentligt og man har en konkurrencefordel af det

at overleve og have den bedste situation på markedet

og derved har en dårligere omsætning fordi de har en dårligere

konkurrencefordel så vil jeg da håbe at

så det kan jeg

som ikke udnytter deres arbejdere i produktionen som sørger for at der er ordentligt arbejdsmiljø bliver udkonkurreret af de virksomheder som ikke overholder de menneskerettigheder de bliver udkonkurreret af

de virksomheder som har elendige arbejdsforhold som underbetaler deres arbejdere helt vildt dem

jo en ekstrem ulighed på markedet i forhold til at det faktisk er sværere for de virksomheder der opfører sig ordentligt at klare sig over for de virksomheder som udøver den her fuldstændig vanvittige sociale dumping på arbejdsmarkedsområdet

vi gerne vil rette op på og der tænker jeg egentlig bare at at ud fra liberal alliances normale logik burde man vel også kunne se at det kunne være

verden men stadig væk vil jeg mene at det er en stor konkurrencefordel for virksomheder at sørge for at deres medarbejdere har ordentlige forhold og at man overholder menneskerettighederne fordi det er noget som også kunder og borgere har fokus på

og det ved virksomhederne også godt derfor mener jeg også at den

dækker det problem som ordføreren

skitserer jeg kender heller ikke

nogen konkrete eksempler og store problemer som som der skal løses ved det her beslutningsforslag jeg tænker lidt hvad er egentlig anledningen til det her fordi har man konstateret nogen store problemer

sige

de oplever konkurrence nedad fra de andre virksomheder

bliver det en byrde derfor skal vi have lovgivning der gør

det er jo fordi virksomheder konkurrerer på det globale marked og producerer på det globale marked det handler ikke om hvad der foregår på den anden side af kanalen det handler om hvad der foregår i hele verden når virksomhederne har deres værdikæder i hele verden

skulle gøre noget fordi vi tidligere har været et foregangsland mener ordføreren stadig væk at danmark rent lovgivningsmæssigt er et foregangsland når det kommer til menneskerettigheder og

for virksomheder som efterspørger det her forslag ordføreren siger at der er virksomheder som ønsker det her

den her yderligere regulering

at det er hele verden tror ordføreren at

skærper det her yderligere i danmark hvor der reelt mig bekendt ikke er store problemer på det her område

er brug for mere håndfast lovgivning på

rapporteringskravet alene vil ikke sikre at virksomheder arbejder systematisk og fokuseret på at udvise nødvendig omhu

hvert fald en virksomhed der der efterlyser det og så igen må jeg bare lige spørge den lovgivning de har indført i frankrig er den mindre ambitiøs end

synes at den lovgivning der er i forvejen dækker de problemer som der bliver

vi er helt på det rene med at der på det her område er plads til forbedringer og

brug for forbedringer så langt så godt når det er sagt

jo er et afsindig komplekst område og et svært område

hurtigt kan blive om formålet

styrke danske virksomheders arbejde med at fremme menneskerettigheder i hele værdikæden også uden for landets grænser og hele vejen tilbage ja lige så indlysende det er at det er en af vejene

uden for landets grænser lige så svært og

delikate balancer er der når det kommer til praksis nogle af dem er allerede blevet nævnt altså

danske virksomheder regler og kan man sige love og byrder

virksomheder i andre lande og i hvilket omfang vil det påvirke konkurrenceevnen hos de virksomheder risikerer man det som vi jo kender

meget direkte dialog med erhvervslivets parter og det er jo helt rigtigt som forslagsstillerne allerede

hvordan sikrer vi at

de virksomheders øjne for de potentialer at der også ligger i

er det økonomiske sanktioner eller er det mere vejledninger vi skal ud

intentionen hører vi man ønsker måske at fremme en diskussion om det her

hvert fald klar til at tage den her dialog både med forslagsstillerne men også med dansk erhvervsliv noget af det som er helt oplagt at få mere klarhed over er jo netop

så ved at forberede det på andre niveauer det er klart

en fælles europæisk forståelse for hvordan vi håndterer det her der er jo

forestille sig at man laver nogle mere generelle regler her

have større effekt og også helt fjerne eller i hvert fald stærkt minimere udfordringer i forhold til

indføre procedurer og krav for danske

som man ikke gør for andre så vi vil foreslå også på baggrund

ikke vi kunne enes om en beretning om ikke et flertal så i hvert fald

det nuværende folketing

så kan iværksætte efter et folketingsvalg og gå lidt mere i dybden med hvad de første skridt

vi har intentionen men også

spørgsmål som man kan høre i forhold til hvor hurtigt

om radikale ikke bare kunne stemme for det som det ligger nu

menneskerettigheder som vi allerede har underskrevet de anviser ret klart hvordan man skal håndtere det her nemlig due diligence

et rimeligt ansvar ligesom at sige jamen okay

udarbejdet politikker for hvordan man forsøger

nedbringe antallet af menneskerettighedskrænkelser

hvordan man så skulle skrue det her med retsprocesserne sammen kan vi jo så tage i i runde to

som ordføreren henviser til og så det at indføre dem som lov i en dansk sammenhæng er selvfølgelig at det her er

globale aftaler som som ikke er

i danmark og det synes jeg ikke helt man

sige ja til uden at gøre sig klart hvilke økonomiske omkostninger man pålægger virksomhederne og hvilke sanktioner man mener virksomhederne

lige synes jeg bliver nødt til at tage en dyb indhegning

dag for at være helt åben og ærlig og alle er enige om

de økonomiske konsekvenser og de juridiske konsekvenser inden vi

en bestemt lovgivning så det er ikke for sådan at være formynderisk eller formalistisk men mere

det rykker i rigtig mange andre lande og det håber jeg vi også kan få det til at gøre i danmark min interesse er bare at vi rykker så hurtigt som muligt det er også derfor vi har formuleret

der sker i mange andre lande og det er ikke så

forsøg på at spænde ben for hastighed eller proces men måske mere et udtryk for at blive lidt klogere på hvilken proces vi skal igennem før vi rent faktisk

vi kan se at i en række andre lande

videre fordi man tager

helt konkret betyder det jo at vi ville gå skridtet videre fra csr

og erhvervsministeren var jo interesseret i hvad det konkret kunne betyde så når han har tid

fra for eksempel danwatch som følger en række

med to eksempler fra forsiden

ene er at mærsk fortsætter med at bruge det her værft

farlige arbejdsvilkår sundhedsskadelige arbejdsvilkår for deres arbejdere der bliver ophugget skibe på stranden der skyller giftstoffer ud i havet der er så elendige vilkår at

kommissionens liste over godkendte værfter så derfor kan man kun ophugge skibe der hvis man

forfærdelige arbejdsvilkår

kroner i timen det er nogle af de konkrete ting hvor vi siger

er stolte af at de hugger skibe op på indiske strande hvor folk bliver syge af at arbejde og hvor der skyller giftstoffer ud i havet nej det står der ikke der står

ting er jo rigtige nok men det er jo kernen af det vi gør i dag du kan selv udvælge hvad det er du gerne vil fremhæve i dit årsregnskab af positive ting du gør og tit er det konkret rigtig positive ting

at blive lidt mere specifik der er forskellige måder

i frankrig har de allerede loven

i gang med på forskellige måder

implementere den her lovgivning hvor man siger csr er ikke nok det er for ofte bare pæne ord vi vil gerne have noget lovgivning hvor vi siger der er risikoområder det kan være shipping minedrift

lave en vurdering af hvad vil man acceptere

eller klimapåvirkning vil man acceptere

gå helt konkret til værks og også kunne dokumentere at man så har fulgt

jo udskamning i medierne og det kan også være meget effektivt men det er jo ikke

at virksomheder jo også skal have mulighed for

sig så skal vores eneste greb være

finde en historie og så udskamme virksomheder

der ikke er flertal for det i dag i salen

de pæne ord er der jo så mon ikke vi kan

muligheder for at danske virksomheder også kan bruge det her som konkurrenceparameter men først og fremmest er det også vores ansvar

kritikken af at der bliver fremsat et beslutningsforslag og ikke et lovforslag jeg forstår simpelt hen ikke den kritik fra

til folketingets arbejde

radikale venstre og socialdemokratiet for at være åbne over for at diskutere det her videre det er

vi sikrer at vi hele tiden løfter

i allerhøjeste grad også når det kommer til menneskerettighederne

nogle skridt der før har inspireret andre lande men vi må også bare erkende nu

og både ja og nej altså der sker noget med den her diskussion men

det her område og jeg haft møder med parlamentarikere fra andre lande hvor der foregår

vi gør med det her beslutningsforslag jeg har fulgt

den franske lovgivningsproces på området

er behov for at vi tager nogle skridt

jo også ærgerligt

erhvervslivet selv rykker at vi skal se hvad der sker gennem frivillighedens vej

lovgivning fordi det er uhensigtsmæssigt

jeg også rigtig glad i dag da jeg læste børsen

er behov for mere hvis vi skal videre er der behov for mere

kan laves det lovgivningsarbejde der skal til for det er bare vigtigt

med i de her afrapporteringer

fru lisbeth poulsen var inde på de meget konkrete

tekstilbranchen det jo ikke mere end et par uger siden at man så

artikel fra danwatch om

ud over oprindelige folks rettigheder

og få lavet nogle ordentlige retningslinjer der sikrer at alle de virksomheder

konkurrere på lige vilkår med andre

håber vi får rykket det lidt videre i udvalgsbehandlingen og ellers skal vi nok blive ved med at presse på

flere skal have mulighed for at udvikle sig og bruge

evner ved at uddanne sig det er vejen til et godt arbejdsliv ja det er vejen til en bedre tilværelse med uddannelse

får man mulighed for at skabe mere frihed og flere valgmuligheder det skal vi fortsat sørge for vores uddannelsessystem er et af de bedste i verden det kan vi være stolte af men ikke alt er perfekt knap hver tiende unge ender uden for vores normale uddannelsessystem årsagerne kan være mange

på ansøgningstallene til erhvervsuddannelserne de er utilstrækkelige og burde være meget højere og det skal vi gøre noget ved vi har allerede taget gode skridt i retning af at gøre vores erhvervsuddannelser mere attraktive ligesom vi har gjort meget mere ud af at løfte den gruppe af unge som står uden uddannelse eller job det har vi gjort med den nye forberedende grunduddannelse

vi også gjort ved at øge praksisfagligheden i folkeskolen men vi er fortsat ikke i mål for vi mangler at styrke rammerne for erhvervsskolerne så de kan understøtte en høj faglig kvalitet og styrke søgningen til og gennemførelsen af dem det er det vi gør i dag med det her

giver kommunerne større ansvar for søgningen til

og at man skaber enklere og mere sammenhængende uddannelsesforløb på erhvervsuddannelserne

også glade for at man udvider adgangen til grundforløbets første del og

erhvervsskoler og folkeskoler nu i højere grad skal indgå forpligtende samarbejder så erhvervsskolerne kan varetage udvalgte udvalgte dele af undervisningen

elever fra folkeskolen lige præcis i går var herre jacob mark og jeg på skolebesøg på mercantec i viborg og de er

dem der er foregangsskole for det her samarbejde og der talte vi lige præcis om det her lovforslag om at man gør mere ud af uddannelsespraksisvurderingen brobygningen og nogle af de ting som vi skal vedtage med det her lovforslag vi er glade for at vi bygger videre på den pakke af tiltag som skal gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive over for de unge og som gør vores uddannelsessystem mere varieret så de unge kan blive mere bekendt med at findes andre veje til arbejdslivet end gennem gymnasiet

ude i vores uddannelsessystem er selvfølgelig at man skal fremtidssikre økonomien det har vi gjort med det her lovforslag i

år frem det er ikke lykkedes at få det

helt og det er vi selvfølgelig kede af at vi ikke kunne komme helt i mål med men vi støtter selvfølgelig lovforslaget og

folkeskolen til faglært erhvervsuddannelser til fremtiden vi i dansk folkeparti er både glade

aftalen da den på flere måder kan gøre en stor forskel for søgningen til erhvervsuddannelserne samt for hvor mange der får et svendebrev på deres erhvervsuddannelse

i forhandlingerne blandt andet optagede af at der skulle være mulighed for at få mere tid

færdig derfor er det glædeligt at vi indfører et såkaldt gf som betyder at man kan få ti uger ekstra på sin erhvervsuddannelse det vil blandt andet betyde at voksne der vil læse til sosu hjælper eller assistent kan få mere tid på skolen

mangel på varme hænder kan være en bombe under en værdig ældrepleje derfor har dette

gf1 så flere unge

starter på det første grundforløb i stedet for at springe det over og starte direkte på det andet grundforløb det øger den enkeltes mulighed for at tage uddannelsen færdig og undgå frafald vi i dansk folkeparti har også i forhandlingerne ønsket

der blev gjort op med den måde som uddannelsesparathedsvurderingen i folkeskolen fungerer

vi ser det som et problem at de unge hvis de ønsker at gå i gymnasiet og det vil de fleste kan blive vurderet om de er uddannelsesparate til gymnasiet selv om de måske måske godt kunne tage en anden form for ungdomsuddannelse for eksempel en erhvervsuddannelse det ændrer vi

aftalekredsens opbakning til så fremover får alle at vide hvilken

ungdomsuddannelse de rent faktisk er uddannelsesparate til jeg forventer derfor at flere unge fremover bliver erklæret uddannelsesparate og at flere unge får at vide at de kan blive optaget på en

erhvervsuddannelse det vil også kunne medvirke til at flere unge går den faglærte vej på erhvervsskolen kommunerne får også et større ansvar for at få flere til at søge mod erhvervsuddannelserne kommunalbestyrelsen forpligtes til at fastsætte lokale mål for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne

kommuner hvor under ti procent søger en erhvervsuddannelse forpligtes til

flere søger en uddannelse med svendebrev til slut vil jeg nævne at vi i dansk folkeparti fik regeringen med på at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne

at regeringen til sidst gav sig vi i dansk folkeparti mener at det er vigtigt at vi investerer i uddannelse det er dette lovforslag også et udtryk for

vi kan derfor i dansk folkeparti

vælge en erhvervsuddannelse

vi med lovforslaget her

er der faktisk en kæmpe efterspørgsel

faglært arbejdskraft

virksomhedsejere som sagde at de havde rigtig svært ved at få faglært arbejdskraft

vil være med til at vi forhåbentlig kan se at også antallet af unge mennesker som søger ind på en erhvervsuddannelse vil komme til at stige

der er mange kommuner især måske i

har rigtig mange unge mennesker som søger en erhvervsuddannelse men jeg håber at

vil blive endnu flere endnu flere unge som

får lyst til at søge den vej og med det

jeg runde af med at sige at venstre naturligvis

har også en hilsen fra de konservative

forhandlingerne vi blev enige om at annullere omprioriteringsbidraget

om at videreføre kvalitetspuljen jeg var ude på en erhvervsskole går

de sagde at det er helt afgørende at kvalitetspuljen ikke kun

kommer et år frem men at den bliver videreført

alle de mange aktiviteter de har med brobygning og med at tiltrække nye elever

vi går til valg på at videreføre kvalitetspuljen

sagtens kan drøfte også i forligs og

den drift der er ude på skolerne og at det kan være ret alvorligt i den situation vi er i lige nu med

jeg forstår sagtens det som sfs ordfører også påpeger og jeg vil også sige at vi i venstre

har det sådan at vi gør rigtig meget for også at understøtte erhvervsskolerne erhvervsuddannelserne for at sikre også kvaliteten netop på erhvervsskolerne

vi er er helt ubestrideligt et problem at

søger ind på erhvervsuddannelserne og vi kan desværre konstatere at stadig færre gennemfører en erhvervsuddannelse

statistik offentliggjorde nye tal der viser at i to tusind og atten var der ti procent færre der fuldførte en erhvervsuddannelse end i to tusind og sytten

på ti procent det giver rigtig god grund til

sektor og på de offentlige arbejdspladser på den baggrund

fornuftigt at der arbejdes med politiske initiativer der kan øge tilgangen til erhvervsuddannelserne

sige at forslaget her indeholder en række udmærkede elementer men jeg vil også sige at

samlet set kan være svært at få

en rigtig konsekvent og helhjertet indsats for at få flere igennem erhvervsuddannelserne det var for eksempel efter enhedslistens opfattelse en meget klar fejl at man

indførte karakterkrav på erhvervsuddannelserne det har afskåret flere tusinde unge fra at tage en erhvervsuddannelse og derfor kan

tidligere har begået jeg vil sige at så længe adgangskravet eksisterer

det jo god mening at der arbejdes med

i det her tilfælde i dansk og dansk og matematik og dansk som andetsprog

der kan sikre at de unge

ikke umiddelbart opfylder adgangskravene

kan gå ind og sikre sig de nødvendige kvalifikationer så de kan

får mulighed for at kvalificere sig på de uddannelsesinstitutioner hvor de efterfølgende skal

på den anden side

en konference som blev afholdt af uddannelsesforbundet og gl hvor det blev meget tydeligt

bredt i folketinget vil være en opfattelse af at det er vigtigt at vi har meget stærk opmærksomhed på

der i forvejen er hårdt ramt og forhåbentlig kan der

men så efter et valg findes et politisk flertal

holde hånden økonomisk under vucerne jeg synes også der er grund til at bemærke at der blandt høringsparterne er en en stor betænkelighed ved forslaget vedrørende kommunale måltal

erhvervsuddannelserne jeg er sådan set enig i at det er bekymrende når man i nogle kommuner er helt nede på at kun fem procent af en ungdomsårgang

søger ind på en erhvervsuddannelse men jeg synes også det er værd at lægge mærke til de advarende bemærkninger der er i nogle af høringssvarene

hvor vejledningen får sværere ved at fungere uafhængigt af institutions og sektorinteresser vi skal have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse fordi de synes det er et godt og attraktivt tilbud vi skal til gengæld være meget varsomme med at skubbe eleverne i én bestemt retning vi er

indledningsvis enige i intentionerne med det her forslag vi synes det har mange gode elementer der er som beskrevet her også elementer som vi er

synes synes er problematiske altså

til de unge mennesker hvad vil enhedslisten så gøre

når der skal foregå en vejledning af de unge

i i folkeskolens udskoling at de unge ikke får det indtryk at fordi

politikerne vurderer at der er et samfundsmæssigt behov for flere faglærte så skal de skubbes i retning af uddannelser de faktisk ikke

så er vi ude på et skråplan og jeg og jeg har også den bekymring at det faktisk ikke virker

for kloge til at lade sig skubbe i retning af noget de ikke vil

hvorfor er det nu at erhvervsuddannelserne åbenbart ikke er attraktive nok og der tror jeg at der er mange elementer vi skal bringe i spil

i den grad praktikpladser så vi skal løfte erhvervsuddannelsernes kvalitet

der jo også er et karakterkrav i dag så risikerer man vel egentlig at der er rigtig mange unge mennesker

havner i en uddannelse hvor de simpelt hen får nederlag efter nederlag fordi

ikke kan leve op til de faglige krav og den bekymring

så bliver frafaldet fra uddannelserne mindre og derfor kan det jo godt fremstå som om man har

ved vi jo at der er tusindvis af unge

når vi går tilbage og kigger på tiden før erhvervsuddannelsesreformen

klarede sig igennem en erhvervsuddannelse

som faktisk ville have kunnet gennemføre en erhvervsuddannelse som er udelukket udelukket fra

det og det synes jeg er et kæmpemæssigt problem når det nu er sådan

så vi for de voksnes vedkommende her hjælper dem med at få

et karakterniveau så de faktisk kan komme

mellem de fleste af folketingets partier og lovforslaget her udmønter jo dele af den gode aftale

giver det her lovforslag blandt andet landets folkeskoler og erhvervsskoler langt bedre mulighed for at indgå i de her forpligtende samarbejder

er noget af det vi tror på i forhold til at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse vi synes jo det er for lidt at kun fem og tyve procent efter tiende klasse vælger at gå den vej hvor de fortsætter deres uddannelse i en erhvervsmæssig

ikke fordi der er nogen der tror det her lovforslag alene vil gøre

også skal tages der er en kulturændring

er noget med at vi alle sammen skal være bedre til at tale erhvervsuddannelserne op men det her tror vi på er et godt skridt i den rigtige retning

deltage i forhandlingerne og sætte vores præg på det her lovforslag derfor vil jeg bruge min taletid på

som sagt støtter og i stedet sætte lidt fokus på at vi mener der er brug for at tænke

unge vælger erhvervsuddannelserne og der er det altså ikke nok

at se en artikel i uddannelsesforbundets blad

riv gymnasierne og erhvervsuddannelserne ned

det er nogle tanker som

jeg er meget på linje med i artiklen fremgår det at

noget der hedder uddannelsespolitisk netværk og deg l udtaler at alle er enige i at der er behov for et opgør med et system hvor de unge i dag går ind i en silo og hvor de kun i begrænset omfang har mulighed for et omvalg

det er jeg fuldstændig enig i vi skal have et uddannelsessystem som er meget mere fleksibelt end det vi har i dag og hvor der ikke er så

tykke mure mellem ungdomsuddannelserne

den unge for eksempel efter første g gerne vil have nogle mere praktiske fag skal han eller hun kunne skifte

sted det kan man ikke i dag og det er dybt problematisk så erhvervsskolerne og gymnasierne er alt for adskilte en anden ting der også skal gøres noget ved er at når de unge skal vælge en ungdomsuddannelse

er det problematisk at de skal vælge retning så tidligt i livet døren smækker hårdt i det er den følelse mange unge har og derfor

at stx holder flere døre åbne bagefter

at det vil være fornuftigt at udskyde valget

omkring sytten år før man skal træffe en beslutning der er så stor og måske skal man slet ikke træffe en beslutning der er så firkantet som den man

det er dybt problematisk at erhvervsuddannelserne stadig i for høj grad vælges fra af de unge og at alt for mange springer fra når de er

med uddannelsen derfor bliver vi nødt til at være mere modige og vi bliver nødt til at tænke helt nyt det kræver et meget omfattende arbejde

er at man simpelt hen har én indgang at man slår gymnasier og erhvervsuddannelser sammen så alle elever starter på et fælles grundforløb at man for eksempel lader hovedforløbet bestå af forskellige linjer

en efterfølgende videre uddannelse ja det kan godt være det er kontroversielt og måske er det også revolutionerende hvis man skulle gøre sådan i danmark men så revolutionerende er det jo heller ikke for vi skal bare kigge over på den anden side af sundet

har man et noget lignende system

som det jeg lige har nævnt her som sagt

hundrede og ni og halvfems men vi har nogle anker

det her forslag vi mener at der er et stort fravær af konkrete tiltag der reelt kan imødegå de

og vi mener at særlig erhvervsskolerne men også folkeskolerne med det her forslag pålægges et øget ansvar uden at der tilføres flere midler og det virker ikke bæredygtigt men lad mig slutte med det positive for der er positive ting og det er også derfor vi stemmer for vi finder det positivt at der lægges op til en øget praksisfaglighed ved at udskolingselever for eksempel kan tage deres valgfag på erhvervsskolerne

erhvervsskolelærerne kan varetage undervisningen i folkeskolen vi finder det positivt at karakterdannelse og faglig stolthed skal være en del af uddannelsernes formål vi finder det positivt at adgangen til grundforløbets første del bliver udvidet med det her forslag der er mange ting ved

faglærte i fremtiden men fordi det er rigtig fedt at tage en erhvervsuddannelse og man kan mærke at rigtig mange af de unge mennesker

jeg tror desværre at man havde rigtig mange år hvor man talte erhvervsuddannelserne ned og så blev mange af de unge og mange af de unges forældre

på sikker grund i fremtiden hvis man tager en erhvervsuddannelse det er man og det skal vi blive ved med at fortælle de unge og vi skal gøre det stadig mere attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse og vise det hav af muligheder der er

og man kan starte med at vedtage det her lovforslag som gør nogle gode ting med det her lovforslag

og blive dygtigere ude på erhvervsuddannelserne en del af de valgfag man har i folkeskolen kan

til erhvervsuddannelserne det tror jeg kommer til at blive rigtig godt

så synes jeg personligt

får et ansvar for søgningen der er stadig for mange kommuner

mellem erhvervsuddannelserne og folkeskolerne

nu blev der snakket lidt om at de unge har stort frafald på erhvervsuddannelserne med det her siger siger vi også have fokus på det gode undervisningsmiljø det ved vi er noget af det der er vigtigt der er mere kompetenceudvikling af erhvervsuddannelseslærerne

hvor de er så udvider man grundforløbets første del og laver et nyt grundforløb plus så jeg synes altså at det er en ret god aftale

at det er nogle små forbedringer men jeg hører

blev rigtig godt så er der nogle diskussioner der stadig venter vi brugte ret lang tid

i aftalekredsen på at diskutere økonomi skulle man videreføre omprioriteringsbidraget efter noget armlægning

blev vi enige om at det skal man ikke

det går ikke at man bliver ved med at spare på erhvervsuddannelserne hvis hvis de også skal have fokus på at etablere nye samarbejder med folkeskolerne og

også skal have tid til at forberede sig og lave god undervisning

videreføre den der kvalitetspulje som er så vigtig og som netop kan bruges på at gøre det ekstra som vi gerne vil have de gør og det kommer vi i hvert fald til at kæmpe for også efter et valg jeg håber de andre partier

det var der en god grund til hvad skal der ske med brobygningen brobygning er megavigtigt for samarbejdet mellem

der var lagt op til at lave det om men jeg synes egentlig at det var fornuftigt at man blandt partierne sagde at det vil vi gerne

der kender praksis til at kigge på hvordan skal laves i fremtiden og så må vi diskutere det politisk efter et folketingsvalg

kigge på uddannelsesparathedsvurderingen

det tror jeg bliver en stor diskussion hvor sf i hvert fald som udgangspunkt har den holdning at alle unge er klar til en eller en form for uddannelse vi mener ikke at man skal kunne få stemplet ikkeuddannelsesparat

det er vores ansvar som voksne at gelejde de unge mennesker derhen hvor de hører

alt i alt synes jeg det er en god aftale som jeg tror kommer til at gøre

for erhvervsuddannelserne og som dermed

der

som jeg nedsatte i foråret sidste år panelet har været en kæmpe gave for alle os der arbejder med uddannelse for de femten engagerede unge mennesker har åbent og ærligt givet deres mening

hvad der skal til for at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne og ikke mindst fastholde dem hele vejen frem til endt uddannelse der er ingen tvivl om at disse unge mennesker kan nå langt med deres uddannelse de er kvikke og ambitiøse

fantastiske ambassadører for erhvervsuddannelserne og alle de muligheder der følger med vi skal have flere som zacharias men det kræver politisk handlekraft derfor var den toogtyvende november sidste år en god

til at gøre noget aktivt for at få sporet

et klogt og ambitiøst uddannelsesvalg hvor faglig stolthed viden og skabertrang er centrale elementer hvor der er gode muligheder for at læse videre og hvor spændende jobs venter forude det skal vi ikke bare fortælle de unge vi skal også være bedre til at vise dem det og vi skal gøre noget aktivt og konkret for at gøre denne vej tydeligere og mere attraktiv at vælge det gør vi med aftalen fra folkeskole til faglært erhvervsuddannelser til fremtiden og den politiske aftale udmønter vi nu med dette lovforslag

en af intentionerne i den politiske aftale er et opgør med automatvalget af ungdomsuddannelse i dag peger grundskolen i høj grad mod gymnasiet og mange ser ikke erhvervsuddannelserne som en naturlig forlængelse af grundskolen

procent af en årgang vælger en gymnasial uddannelse mens kun nitten procent af de unge vælger en erhvervsuddannelse

prøve og jeg glæder mig til at følge det videre arbejde

i dag tegn på mistrivsel flere føler sig stressede og ensomme og depressive sammenlignet med tidligere

også vigtigt at vi får informationer og følger udviklingen så vi kan rette op og hjælpe dem til en bedre hverdag

uden undervisningsforstyrrende uro er en forudsætning for at elever har lyst til og mulighed for at lære derfor blev der med folkeskolereformen også sat et mål om at øge elevernes trivsel

rigtig glad for at vi med folkeskolereformen fik et overordnet mål om at alle elever skal blive så dygtige som de

uanset social baggrund og at man så skal trives og med folkeskolereformen lavede vi også den første historiske trivselsmåling og det synes jeg er rigtig fint at vi så har videreført

på erhvervsuddannelserne og på de gymnasiale uddannelser det er en årlig national trivselsmåling som der i lighed med

gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser

der er formålet med det her der

især på folkeskoleområdet der er nogle kommuner der har brugt nogle konsulentfirmaer

til de nationale trivselsmålinger

et centralt trivselsværktøj som stilles til rådighed fra styrelsen for it og læring det er derfor også dem som kommer til at behandle dataene

rigtig glad for så skoler kommuner og institutioner ikke skal have kontakt eller adgang til

svar som der overføres direkte til stil

og læring jeg synes at det her lovforslag er et godt lovforslag jeg synes at det er vigtigt at vi får set på hvordan elevernes trivsel er især kan man sige

er unge mennesker som måske ikke har det allernemmest så derfor

også nødt til at se på hvordan deres trivsel er og

er netop at styrke trivslen det er at måle og finde ud af hvad man kan gøre bedre jeg skal også hilse her fra det radikale venstre og sige at de støtter forslaget ligesom vi gør

skoler på andre skoler og uddannelser følger man tæt op om elevernes trivsel og om de har det godt dette lovforslag betyder at vi en gang årligt undersøger om eleverne på

fgu skolerne har det godt om de trives i deres skole hvis man trives i sin skole er der størst chance for at man også kan blive bedre til det faglige ja faktisk er en god trivsel en forudsætning for læring går man og hænger med hovedet og har det svært

lysten til at lære noget nyt men hvem er de unge på de kommende fgu skoler vi har at gøre med en gruppe af unge som har haft det

sværere end de fleste elever det kan for eksempel være elever der har haft det fagligt svært og som har haft alt for mange dårlige oplevelser med det at gå i folkeskole ligesom det kan være elever der for eksempel slås med social fobi og angst spiseforstyrrelser eller andre problemer det kan også være at man er

svigtet derhjemme som barn fordi ens forældre ikke har magter forældrerollen udfordringerne for eleverne på

skolerne kan være mange og have forskellig karakter men det er vigtigt at der bliver taget hånd om de unge hvis denne gruppe af unge skal trives kræver det nemlig ikke

en indsats fra skolerne og de nære relationer der er omkring eleven på fgu skolen det betyder også at kommunerne med den nye kommunale ungeindsats skal sørge for at den unge får en helhedsorienteret indsats der også inkluderer familien nærmiljøet med videre kommunen skal sammen med skolen og forældrene i fællesskab være med til at løfte de unge hvis det lykkes

vil det også kunne aflæses i trivselsmålingerne en anden del af det her lovforslag handler om dataetik nogle kommuner har udviklet deres egne

frem for at benytte den som styrelsen har stillet til rådighed dette har medført

ned på cpr niveau kunne læse elevernes svar og bruge dem i en sammenhæng der ikke var tiltænkt når eleverne i folkeskolen svarer på spørgsmål om deres trivsel skal de føle sig trygge ved

at svare og ikke være bange for at andre sidder et sted og læser med

derfor laver vi det nu om så skolerne skal benytte den trivselsmåling som stilles til rådighed af styrelsen

og læring elevernes svar går derfor i fremtiden direkte ind til styrelsen for it og læring hvorefter de enkelte elevers svar

se hvordan eleverne trives i skolerne er de tilfredse med skolerne deres fag osv

forberedende grunduddannelse i lighed med de trivselsmålinger som

i de her nye institutioner og

sige at især i de her år hvor vi

flere og flere unge mennesker som mistrives som har ondt i livet

et værktøj som man fuldt ud have tryghed ved og det er jo også afgørende

besvarelsesskemaer jeg må sige at jeg som venstres børne og undervisningsordfører

er rigtig rigtig vigtigt at vi anvender uanset om det er i folkeskolen eller for den

det er utrolig afgørende at vi hele tiden har en finger på pulsen i forhold til hvordan de unge mennesker

og jeg skal hilse fra de konservative og sige at de også

jeg kunne godt tænke mig at det var anonymt at når man indsamlede de unges data

man slettede cpr for jeg kan ikke se hvad vi politikere skal bruge dem til

står der at det er centralt for regeringen og meget værdifuldt at man skal kunne samle de her data og bruge dem over tid men jeg synes det er vigtigere at man tager hensyn til den retssikkerhed

ens data bliver behandlet anonymt hvorfor vil venstre ikke være med på

i sidste ende vil det bedste også for de unge mennesker

hvor man kan sige hvor kommer børnene fra er de for eksempel fra et udsat boligområde og og skal det så sammenholdes med en trivsel på et bestemt tidspunkt

indsamle data og så krydse dem på den måde altså det mener jeg faktisk ikke og der kan jeg bare ikke forstå at venstre som normalt er

meget optaget af retssikkerhed synes det er en god idé at staten skal opbevare data og bruge dem på den måde

kan følge et forløb også historisk og

knyttet tingene op på et cpr nummer og

er som udgangspunkt rigtig positivt at der er fokus på elevernes trivsel i

vores uddannelsessystem det er der i den grad brug for i en tid hvor vi oplever en

kraftigt voksende mistrivsel blandt unge en mistrivsel der i hvert fald efter enhedslistens opfattelse i høj grad hænger sammen med den præstationskultur og det karakterræs karakterræs som præger hele vores

uddannelsessystem det er vi nødt

sætte ind for for at imødegå på

en række forskellige måder set i det lys

kan vi have gavn af trivselsmålinger hvis de anvendes til at identificere årsager til den omfattende mistrivsel og hvis de anvendes til at finde veje til at øge de unges trivsel i uddannelsessystemet i hvilket omfang

faktisk har bidraget til det kan man måske være i tvivl om

er at der har været meget blæst om

hvordan trivselsmålingerne i nogle kommuner er blevet misbrugt til en individuel registrering af børnene ministeren

regeringen adresserer med forslaget her jo den kritik

der er rejst og med lovforslaget lægges der

som det hedder i lovbemærkningerne op til en ændret balance mellem det offentliges adgang til data om elevernes trivsel og elevernes ret til et privatliv

udtrykkes bekymring over at elevernes data i forbindelse med trivselsundersøgelsen ikke er skærmet overordentlig af for uvedkommende og at eleverne ikke er sikret en anonymitet i forbindelse med indberetningen og

derfor er vi bekymrede for det element i lovforslaget i forlængelse af det som herre jacob mark netop har spurgt til det ønsker vi nærmere belyst i udvalgsbehandlingen og når det er blevet belyst vil vi tage stilling til hvordan vi forholder os til

indeholder meget personlige spørgsmål omkring den

enkeltes følelser derfor har datasikkerheden

været noget vi i vores gruppe har drøftet indgående

data bliver opbevaret med stor fortrolighed

det er afgørende for at eleven tør svare åbent og ærligt i de her målinger og hvis man ikke tør det fordi man er bange for at oplysningerne ligger og flyder jamen så kommer vi i hvert fald slet ikke til at kunne bruge trivselsmålingerne til noget så vi er glade

at man styrker datasikkerheden omkring

at skoler institutioner og kommuner har adgang

til målingerne på et mere overordnet niveau men ikke sådan den enkeltes besvarelser

som parti efter regeringstiden hvis der bliver

være indstillet på at gøre besvarelserne

havde det været anonyme besvarelser

datasikkerheden som som sf er på det

grunduddannelse fgu i lighed med trivselsmålingerne i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser erhvervsuddannelserne er ønsket

udviklingen i elevernes trivsel med det formål at styrke trivslen altså formålet er at styrke trivslen

men hvad er det egentlig der spiller ind på en elevs mentale trivsel ja der kan jo være mange faktorer alder levevilkår forældrenes socioøkonomiske vilkår elevens individuelle livsstil dansk psykolog forening bemærker i deres høringssvar at børns trivsel i skolen bedst understøttes af at der på skolen er de fornødne ressourcer med hensyn til tid og kompetencer hos de ansatte til at se det enkelte barn styrke læring og fællesskaber og at der samtidig er adgang til specialiseret støtte de bemærker

de aspekter der er vigtige

er skabt grundlag for at håndtere

mener at trivselsmålingerne i sig selv styrker elevernes trivsel selv om det bliver formuleret sådan der står nemlig

skolens leder skal én gang årligt gennemføre en måling af elevernes trivsel med det formål at følge og styrke elevernes trivsel vi deler herudover også eeos bekymring

at resultatet af trivselsmålingen skal indgå i uddannelsesstatistik da det kan medføre at skolerne rangordnes i stedet for at der bliver sat fokus på at løse problemer det er ærgerligt hvis børnenes trivsel bliver et led i yderligere benchmarking og konkurrence mellem skolerne

bekymret for den manglende anonymitet ligesom

at fokus bør være på de trivselsfremmende initiativer frem for på ensartede målinger på målinger på alle uddannelser en elev på

som udgangspunkt ikke meget glæde af at deltage i en trivselsmåling vi mener at der

tales alt for meget om tal og test og alt for lidt om børns trivsel og generelle liv men når det er sagt anerkender vi at trivselsmålinger er en måde at sikre fokus på elevernes trivsel i uddannelsesinstitutionerne vi støtter derfor forslaget om en obligatorisk trivselsmåling på institutionerne for forberedende grunduddannelse men det er vigtigt for os at gøre tydeligt opmærksom på vigtigheden af at der følges op på trivselsmålingerne og på at løse de trivselsproblemer der er med alt for mange børn og unge der ikke trives så derfor kunne jeg også godt tænke mig at spørge ministeren hvad er det der konkret skal ske som opfølgning på de her trivselsmålinger men vi støtter altså forslaget

der er flere børn og unge der ikke har det godt

jeg tror personligt at det

digitale medier en stresset hverdag i hjemmet men jeg tror også på at det

med de politiske strukturer som vi beslutter

tester børn mere og mere op til tredive gange i nationale tests og

der de frivillige test som kommunerne laver derudover når karakterer fylder mere og mere når klasserne bliver større og større når lærerne får mindre tid til forberedelse når der bliver sparet på uddannelsesinstitutionerne det trivselsarbejde der er i gang så

betydning for de unges trivsel derfor synes jeg at det vigtigste arbejde vi kunne have haft gjort var at ændre på de strukturer som gør at børn og unge mistrives i dag

også vigtigt at vide hvordan det går med trivslen og derfor var det rigtigt at indføre en trivselsmåling i folkeskolen og derfor var det rigtigt at indføre det på ungdomsuddannelserne

gøre noget ved den bekymring der helt naturligt har været

rose ministeren for trods alt at rykke hurtigt ud da da hele den her sag

der var kommuner der overhovedet ikke havde styr på hvordan de indsamlede de her trivselsdata og også gik

og nu går vi ligesom først i gang når vi ved at det er under mere kontrollerede forhold

som undervisningsministeriet stiller til rådighed og det giver mere sikkerhed om elevernes data og det er rigtig godt vi kunne godt

kommer også til at arbejde for det med et nyt flertal at man havde fjernet elevernes cpr numre og gjort det anonymt vi synes stadig man

og samtidig har man fjernet noget af den store bekymring der er over at

diskussion om hvor meget staten egentlig skal have liggende om sine sine borgere hvor jeg ikke mener det her er nødvendigt at have liggende men

noget vi skal tage let på når vi fortæller vores læge om sygdomme når vi går til psykolog fordi vi har en livskrise eller når vi taler med en advokat fordi vi skal skilles

sådan skal det naturligvis også være for skoleelever når vi beder dem om at besvare personlige spørgsmål spørgsmål der går tæt på og handler om ensomhed følelser og måske ens inderste hemmeligheder målingerne er et redskab til at følge elevernes trivsel på nationalt plan målt på en række spørgsmål men vi må aldrig gå på kompromis med sikkerheden og elever og forældre skal have tillid til at deres oplysninger bliver behandlet fortroligt og brugt til de rigtige formål med dette lovforslag strammer vi op på datasikkerheden om trivselsmålingerne på alle undervisningsområder og vi gør det obligatorisk for folkeskoler og gymnasier og erhvervsskoler

et it system som styrelsen

læring stiller til rådighed it systemet vil ikke koste skoler og institutioner noget og det skal bruges i forbindelse med indsamling af elevernes besvarelse af trivselsmålingerne på den måde får hverken kommuner skoler eller institutioner adgang til de enkelte elevers besvarelser men de vil fortsat kunne se resultaterne er trivselsmålingerne på for eksempel klasse og skoleniveau herudover sætter vi

med en mere klar og tydelig kommunikation om brugen af og formålet med trivselsmålingerne til elever forældre og skoler

er det afgørende at eleverne svarer ærligt på spørgsmålene og det gør man ikke hvis man sidder med en frygt for at oplysningerne kommer i de forkerte hænder endelig må vi huske os selv og hinanden på at trivsel og det gode børne og ungeliv ikke er gjort med at indsamle data om eleverne

forhandlingen er åbnet og jeg giver først ordet til socialdemokratiets ordfører fru malou

været med i sammen med regeringen dansk folkeparti alternativet det radikale venstre og sf

det konkrete lovforslag som vi har her har til formål at sikre nogle klare regler for den sociale behandling af borgere med et stofmisbrug i perioden fra borgerne beder om behandling til fjorten dage efter hvor behandlingen så skal være iværksat borgere der har et stofmisbrug har

og ofte er de faktisk kendte i det kommunale system der er tale om komplekse sager hvor borgeren har brug for en indsats fra flere forskellige sider det stiller krav til at kommunerne lykkes med at samarbejde på tværs af afdelinger og forvaltninger om at finde de bedste løsninger og forløb for borgeren det kræver klarhed over borgerens behov og behandling og et tæt samarbejde med behandlingsstedet for at sikre både kvalitet og intensitet i behandlingsforløbet den første del af lovforslaget handler så om at gøre det til en pligt at behandlingstilbuddet ved behandlingens start udarbejder en behandlingsplan

det kan bidrage til at borgerens motivation og ejerskab også indgår i behandlingen samtidig tænker vi at det holder behandlingsstedet op

have den her løbende kontakt med borgeren og have en plan ved behandlingen start det der så måske kan bekymre os en lille smule er at man nu igen

fra forskellige dele af kommunen det kan for eksempel være en beskæftigelsesplan eller en en plan om

eller alle mulige andre og derfor har vi

undtagelsesbestemmelse i sociallovgivningen vi ønsker

konkret faglig vurdering kan blive fritaget for almindelige krav og bestemmelser på tværs af områder det kan være sanktioner men det kan også være ventetider på nogle typer af behandlinger som så kan påbegyndes med det samme ligeledes har vi foreslået en gennemgående og koordinerende sagsbehandler for netop sådan en målgruppe som den her hvor der er mere end én udfordring

der skabes mere sammenhæng i de sociale tilbud det er vigtigt for os at de her mennesker ikke render fra det ene kontor til det andet derfor kan vi godt

lidt bekymret for endnu en plan

derfor vil vi

den her plan faktisk også får den effekt den skal have og at den taler sammen med de andre planer der

det skal have en effekt og ikke bare være endnu en administrativ byrde så er der den anden del af lovforslaget som handler om det med gavekort lige nu ser vi faktisk en rigtig stor og voldsom stigning blandt unge som har et stofmisbrug der er for eksempel en undersøgelse som er lavet af momentum

af unge stofmisbrugere er steget fra fem og tyve til fem og fyrre procent på bare ti år den samme undersøgelse viser så også

hvad det er afhængigheden går på

klassisk opioidafhængighed til i højere grad at handle om hashafhængighed og dermed tænker jeg også at vi ser en udvikling der viser at hash i høj grad er indgangen for de unge

hårdere stoffer og en misbrugsafhængighed det man så kan se med gavekort

og gode erfaringer viser

at det faktisk også viser at man stopper den kriminelle løbebane for nogle af dem det er rigtig gode elementer og derfor støtter vi også det i lovforslaget men vi sidder tilbage med den her følelse af gør det nu nok gør det nu den forskel vi faktisk gerne

internt i kommunen og mellem kommunen og andre aktører derfor kunne vi godt tænke os en drøftelse af hvordan vi i højere grad styrker det her og det vil vi også være opmærksomme på og hvordan vi sikrer at især behandlingsplanen faktisk kommer til at virke i samspillet med de andre planer der kan være på området men ellers støtter vi lovforslaget i

og jeg skal hilse fra de radikale og sige at de også støtter lovforslaget

at for især unge stofmisbrugere som

stofmisbrugsbehandlinger er hash indgangen og dermed også indgangen til andre typer stoffer men stofmisbrugsbehandlingen

nogen dokumentation for det

forestille sig at de pågældende personer først har røget cigaretter og drukket kaffe og drukket alkohol hvorfor lige cannabis

afhængige af de der klassiske opioidstoffer

altså kokain og heroin hvor vi nu har

meget meget større del som er hashmisbrugsafhængige og hvor nogle af dem også udvikler

afhængighed af flere typer stoffer

hundrede og syv og firs forslaget som er en udmøntning af satspuljeaftalen som jo

ligger på sundhedsområdet skal behandles i socialudvalget baggrunden derfor

kan jo være rimelig nok men det er lidt specielt at skulle behandle noget som man ikke har været med til at forhandle begrundelsen skulle være at indholdet i forslaget alene vedrører den sociale indsats for personer med et stofmisbrug forud for satspuljeaftalen var der lavet en undersøgelse af mulighederne for at forkorte behandlingsgarantien for personer med et stofmisbrug

at der i forslaget lægges op til at der sikres klare regler for den sociale behandling af stofmisbrugere kan vi i dansk

bakke op når en borger henvender sig med anmodning om behandling skal indsatsen sættes i værk hurtigt og det sker ved at der også laves en behandlingsplan det sker det sker ikke altid i dag da det kun er en mulighed og ikke noget man

gennemgå et behandlingsforløb med et positivt resultat er det vigtigt at misbrugeren er motiveret

enhver form for motivation kan reduceres hvis det ikke sker

forholdsvis hurtigt at den her indsats nu bliver sat i gang som det også beskrives i forslaget har der været positive resultater med det projekt der har været målrettet børn og unge mellem femten og fem og tyve år halvtreds procent af de deltagende er stoffri

ni måneder efter at behandlingen er afsluttet behandlingen består af flere elementer og behandlingsmetoder og det kan også kombineres med et gavekort som beskrevet som det også ses på mange andre områder på socialområdet er der store forskelle blandt landets kommuner i hvordan en social behandling er det skal dette lovforslag ændre på ved at der sker en præcisering af bestemmelser for sociale behandlinger af stofmisbrug på den måde vil retstilstanden blive tydeliggjort dansk folkeparti bakker som en del af satspuljekredsen op om lovforslaget vi finder det vigtigt at misbrugsbehandlingen skal igangsættes hurtigst muligt den skal være effektiv helhedsorienteret

faglige kvalitet skal være i fokus så dansk

behandler vi l en hundrede og syv og firs om en styrket behandlingsgaranti for personer med stofmisbrug

et rigtig vigtigt lovforslag fordi vi på den her måde er med til at sikre at borgere der vil behandles

for et stofmisbrug skal have en hurtig effektiv og en helhedsorienteret behandling der har imidlertid vist sig et behov for at få klare regler på området hvis vi skal sikre den her

så det man tager fat på her så regeringen har

blandt andet konkluderede at der er behov for at styrke behandlingsgarantien undersøgelsen afslørede

blandt kommunerne i tolkningen af den eksisterende behandlingsgaranti for så vidt angår den sociale behandling ministeriet vurderer at det kan medføre en uensartet praksis for visitationen

have negative konsekvenser for den hjælp og den støtte som stofmisbrugerne modtager det er altså med andre ord de gældende regler som er uklare og som spænder ben for en ensartet behandling og derfor skal vi også rydde op jeg er derfor også glad for at

er blevet fundet en bred opbakning til initiativet med satspuljeforhandlingerne på sundhedsområdet dagens lovforslag lægger op til at vi rydder op i reglerne så kravene til den kommunale behandlingsindsats tydeliggøres og så vi også understøtter en helhedsorienteret indsats for de borgere som ønsker at komme ud af et stofmisbrug

lægger regeringen blandt andet op til at styrke behandlingsgarantien og det betyder

at kommunalbestyrelsen skal sørge for

og at der laves en behandlingsplan det skal sikre en systematisk målrettet og sammenhængende tilrettelæggelse af selve behandlingsforløbet og samtidig skal der træffes afgørelse om behandling på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af borgerens problem og behov inden for fjorten dage

en effektiv og helhedsorienteret behandling

lægger man jo også op til

udbreder de her effektive behandlingsmetoder som blandt andet handler om at kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at anvende gavekort som et socialt tilbud til stofmisbrugerne det skal være med til at gøre behandlingstilbuddene mere fleksible og give borgeren overskud til i højere grad at følge behandlingen

en bemyndigelsesbestemmelse som skal sikre en fleksibilitet i reguleringen af kravene

ikke her socialstyrelsen vil nemlig i forlængelse af lovforslaget revidere de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling så det sikres at der fortsat er et fælles grundlag for kvalitetsudvikling i kommunerne

med det her lovforslag taget initiativer til rigtig mange gode ting og det er på den måde at

vi med lovforslaget her jo også får sikret en god og ordentlig behandling fremadrettet så venstre støtter lovforslaget og jeg har også en hilsen med fra de konservative som også bakker op

spørgsmål om at der er slunkne kommunekasser og at ambulant behandling er langt billigere end døgnbehandling som kan være helt nødvendig for at sikre en tilstrækkelig solid indsats og samtidig få stofbrugere ud af deres sædvanlige miljø

vil enhedslisten fortsat arbejde for at behandlingsgarantien ikke kun præciseres præciseres og ensrettes sådan som det er

foreslået i lovforslaget her men også at man som misbruger får en indholdsmæssig behandlingsret

en supergod aftale som satspuljepartierne har indgået

tydeligvis været en rodet proces når

og det er jo helt tydeligt at reglerne har været for uklare til at kommunerne har kunnet navigere i det nu rydder vi op i reglerne og vi understøtter den helhedsorienterede indsats og det tror jeg er rigtig vigtigt

er nogle der har krydsdiagnoser der er nogle som har et misbrug samtidig med at de døjer med nogle psykiske lidelser og

lov til at svæve rundt i systemet for længe så vi skal have fanget dem når de er motiveret

man skal sætte ind med en mere massiv indsats som vil være dyrere for kommunerne lige i det øjeblik men som på den længere bane vil have en større indvirkning fordi man kobler sig på den motivation som den enkelte borger har vi synes at den her udmøntning af aftalen er fornuftig og liberal

på gaden i aarhus som hjemløs eller i praktik som hjemløs vil

en uge på gaden for at blive klogere

laver en bedre hjemløseindsats sagen er at

vi bruger rigtig rigtig mange millioner kroner på hjemløseindsatsen og samtidig

nærmest specielt unge hjemløse bliver

bruge masser af penge på indsatsen mod hjemløshed jeg har

vi bruger i dag men det utrolig vigtigt at vi bruger dem klogt og derfor tog jeg på gaden for at tale med hjemløse og tale med dem som hjælper dem jeg sov på herberg jeg sov i shelters og jeg besøgte steder og projekter for hjemløse som værestedet skrænten og sidesporet og talte med hjemløse og alle dem der prøver

hvad har det så med det her lovforslag at gøre det har rigtig meget med det her lovforslag at gøre for blandt de mange mange

problemer og udfordringer de mennesker havde synes jeg det allerstørste og allermest ydmygende

præparater som crack morfin heroin det er stoffer der holder misbrugerne fuldstændig fastlåst i en virkelighed hvor de er nødt til at skaffe hundredvis måske tusindvis af kroner om dagen ved at lave kriminalitet og så videre

der skal være en tydelig og god misbrugsbehandling der aktiveres hurtigt jeg talte med adskillige misbrugere mens de sprøjtede kokain eller røg crack

så nærværende for de mennesker men som de siger

eller en sagsbehandler kan tage for en beslutningen om at komme ud af hård narkotika kommer dybt dybt indefra det kan være fordi man er ved at miste kontakten til

beslutningen og kontakter kommunen og så kan man i to måneder så skal det være en hurtig

rigtig rigtig klogt i det her lovforslag med en helhedsmæssig plan jeg snakkede med en tidligere narkoman

handler det ikke bare om at komme væk fra bænken og blive afruset og komme ind i en lejlighed og sidde der man skal simpelt hen have udskiftet indholdet i sit liv man skal have et nyt socialt netværk

nye interesser man skal simpelt hen have

det utrolig vigtigt som der står i det her forslag at man støtter misbrugerne

selvfølgelig det her forslag og også den gavekortmulighed der er og ligesom socialdemokraterne vil vi også gerne længere

stofmisbrugeren der er afhængig af hårde stoffer er motiveret er måske kun få dage der skal være en straksindsats

en rigtig god idé med en gennemgående koordinerende sagsbehandler

hele forløbet uanset om det er en direkte behandlende medicinsk misbrugs indsats eller det er en social indsats eller hvad det er

er rigtig rigtig fint at man ovre i sundhedsministeriet har

penge til det her og det er rigtig rigtig godt at det bliver meget mere tydeligt

gevinst en kæmpestor menneskelige gevinst

en rigtig rigtig god samfundsmæssig investering fordi det misbrug jo koster penge på sundhedsområdet på retsområdet og alle mulige andre steder og

er meget meget større end den investering vi kunne putte i

vi som fællesskab har en forpligtelse til at hjælpe folk ud af det fængsel sørge for at der er hurtig hjælp

især når de selv er indstillet på at de skal ud af deres stofmisbrug

man siger at når behandlingsgarantien ligesom træder i kraft

en af de store fejl vi laver med mennesker der har sociale problemer er at tænke i søjler så løser vi et problem her og så er der nogle andre der må løse de andre problemer jeg tror i virkeligheden

ældre så skal man se på helheden og se på hvordan man

lægger forslaget også op til at man øger brugen af de her gavekort og der er det vigtigt for sf at

et godt behandlingstilbud og derfor bør vores primære fokus også i fremtiden

vi deltager også meget gerne og vil også selv komme med forslag i fremtiden til hvordan man kan styrke

de her behandlingstilbud men

af lovforslaget i dag og også tak for nogle rigtig gode taler det er jo rigtig vigtigt at når der står en borger som har et stofmisbrug og er klar til at komme i behandling så er der et velfærdssamfund som er klar til at hjælpe med det samme

jeg også rigtig glad for at partierne bag satspuljeaftalen her

indgik aftale om at styrke behandlingsgarantien og det er så den aftale som

at der er forskel blandt kommunerne i tolkningen af den eksisterende behandlingsgaranti og det er jo helt afgørende for effekten af behandlingen at borgere i stofmisbrug får hjælp rigtig hurtigt og når de er motiverede formålet med undersøgelsen har derfor været at se på om den behandlingsgaranti

god nok og som undersøgelsen

viser peger en række interessenter på området altså dem som virkelig ved noget om området på at det

en forkortelse som vil have den største betydning for borgere i et stofmisbrug nej undersøgelsen peger i stedet på at der er behov for at styrke de gældende regler og gøre de gældende regler

så på den baggrund at vi styrker de krav som stilles fra borgeren anmoder om hjælp og til behandlingen skal være iværksat senest fjorten dage efter med lovforslaget indfører vi som noget nyt en pligt til at udarbejde en behandlingsplan og derudover giver vi altså også mulighed for at anvende gavekort i stofmisbrugsbehandlingen og jeg står naturligvis til rådighed for de spørgsmål som udvalget måtte ønske at få belyst under udvalgsbehandlingen så kan jeg ikke lade være med bare som

da vi på baggrund af den seneste hjemløsetælling lavede en stærk og en solid hjemløseplan

så er jeg rigtig stolt over at vi kom i land og fik prioriteret en hundrede og halvtreds million kroner

godt stå og være rigtig ærgerlig over at vi ikke fik prioriteret de sidste hundrede million kroner især fordi de sidste hundrede million kroner faktisk

den plan er jo ved at blive rullet ud nu der har været en hjemløsetælling her i februar

har lyst til og også føler sig forpligtet til at prioritere hjemløseområdet hvis det viser sig

er ministeren ikke enig i at i forhold til hvor mange penge vi bevilger til det her område er det et problem at hjemløsheden samtidig bare stiger ja

nogenlunde status quo og der hvor vi jo kan se den største stigning

hvor man typisk ikke identificerer sig med at have hjemløse det er sådan i de større provinsbyer

til de byer som ikke identificerer sig med at have hjemløse således at de også får en systematisk

indsats på plads for har man en

har man også planen for hvordan man sikrer at tage ordentligt hånd om de hjemløse nemlig først og

at sikre en bolig og så dernæst ved at sikre det rette socialfaglige

kommuner som arbejder meget koncentreret

om vi bruger pengene rigtigt

er jo et kæmpe beredskab med væresteder og hjemløsekollektiver og massevis af herberger og masser af mennesker der prøver

hjælpe de hjemløse kan ministeren ikke være bekymret for at vi at vi bruger de penge lidt forkert og vil ministeren ikke give mig ret i

nullerne og viste rigtig gode

hvor man iværksatte en behandling først og dernæst

hvor man altså først finder sted at bo og så

at aarhus skiller sig ud især unge mennesker i aarhus og der må jeg bare sige er sikker på at de aarhusianere også godt kunne have brugt de fem og halvfjerds million

boliger som altså ikke kom med fra regeringens oprindelige udspil

forslag om at indføre en minimumsalder på tre år for børns overgang fra vuggestue eller dagpleje til børnehave

understrege at jeg er helt enig i at det er vigtigt med en tidlig indsats i forhold til at styrke grundlaget for børns videre læring

og at jeg ligesom sf er meget optaget af at sikre god kvalitet i de danske dagtilbud

at der afsættes samlet cirka to milliard kroner over fire år til at styrke dagtilbuddene

aftalen om stærke dagtilbud som en række partier er en del af parallelsamfundsaftalerne og så selvfølgelig også med tusind dages programmet om barnets første tusind dage hvor den ene milliard kr altså blev afsat her i efteråret

nu bliver rullet ud det er jo midler som blandt andet går målrettet til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og til ansættelse af mere personale

det skyldes jo at vi er optaget af at målrette midlerne således at vi styrker kvaliteten i dagtilbuddene hvor der er mest behov

det betyder så også at vi ikke for nuværende er parate til at christiansborg skal indføre rigide regler om dagtilbuddenes struktur som alle dagtilbud skal følge uanset lokale ønsker og behov jeg kan se i forslaget at

mener at kommunerne helt tilbage fra to tusind og otte har ladet børn starte tidligere og tidligere i børnehave i den forbindelse kan undlade sådan at bemærke at sf jo sad i regering i perioden to tusind og elleve til

og at sfs daværende partiformand en stor del af perioden jo var minister for

fremsat eller det forslag vi drøfter i dag

gennemført eller endsige bare foreslået af sf dengang de sad i regering men det kan være at sf under debatten kan gøre os klogere

kommunalt selvstyre det er jo ude lokalt man kender borgernes behov og også ved hvilke løsninger der er bedst og det vil være et meget stort brud med det princip

at detailregulere hvordan kommunerne skal tilrettelægge de opgaver som de er bedst til at løse vi har valgt en velfærdsmodel med kommunalt selvstyre fordi der skal være plads til at der kan tages individuelle

det betyder også at der er mange forskellige bud på hvordan dagtilbud struktureres og indrettes nogle steder har man aldersintegrerede daginstitutioner med flere aldersgrupper i samme daginstitution

og dagpleje til de små børn og børnehave til de lidt større og så er der for eksempel

børnene er inddelt i aldersgrupper svarende til deres alder og hvor de så en gang om året rykker til en ny stue og dermed kommer der heller ikke til at være et decideret ryk fra vuggestue til børnehave min pointe er at der er en række forskellige modeller og en række forskellige løsninger

hvilke organiseringer der fungerer godt så når jeg siger at organiseringen af dagtilbuddene er kommunernes ansvar

oprigtigt synes at det er enormt vigtigt at værne om en model hvor de fagprofessionelle og borgerne får så stor indflydelse på den nære velfærd som muligt så skal jeg også sige at det bekymrer mig selvfølgelig når jeg ser at der er nogle kommuner

i deres sparekatalog når de laver budgetter derfor vil jeg også gerne sende et klart signal til kommunalpolitikerne om at jeg forventer at de laver deres børnepolitik med udgangspunkt i hvad der er det bedste for børnene selvfølgelig kan kommunerne indrette deres dagtilbud på forskellige måder

være fordi de mener at de kan skabe gode og trygge dagtilbud for børnene ikke fordi de kan spare penge når det er sagt er min holdning i den her sag at beslutninger om den borgernære velfærd skal træffes så tæt på borgerne som muligt og det er i kommunerne og ikke på christiansborg så derfor kan regeringen ikke støtte at der bliver fastsat rigide og firkantede regler om hvornår børn skal rykke fra et dagtilbud til et andet i dagtilbudsalderen men hele debatten om omkring kvalitet i daginstitutionerne

har vi allerede prioriteret og det er jeg sikker på

det danske folketing og

det på baggrund af at en række forældre

har sagt vi oplever at vores børn bliver rykket tidligere og vi føler at vores børn er klar til det og det er netop i flere kommuner blevet sådan af sparehensyn at man rykker børnene tidligere og tidligere

se tendensen den er klar man rykker børnene

for at spare penge

hvor vi ser kommuner rykke børn tidligere fra vuggestue til børnehave for at spare penge ministeren siger at ministeren ikke synes det er særlig godt men hvad gør vi ved det

keder sig og at de trænger til nye udfordringer dem skal man være opmærksom på og så er der de børn som

man også skal være opmærksom på og og som kan sidde med nogle udfordringer som gør at det vil være det bedste

eller har andre udfordringer og det er jo der

fagprofessionelle som kan gå ind

kompetence væk fra kommunerne jeg synes man glemmer en ting i både det

til børnehave men også i diskussionen omkring minimumsnormeringer og det er at man ved at lægge det op til christiansborg

en ganske voldsom centralisering og jeg tror ikke på at det er det bedste jeg tror på at når det handler om den her meget nære velfærd træffes de beslutninger altså bedst

men der står fuldstændig klart at hvis et barn har brug for at

for børn i al almindelighed så kan der være

der bor i udsatte boligområder hvor der jo

er den rigtige alder for hvornår man skal starte i børnehave

gerne spørge hvad mener ministeren bør være udgangspunktet for hvornår børn starter i børnehave

børn er jo lige præcis forskellige og derfor

i børnehave det skal jo være op til

de politikere som er ude i kommunerne

en lillegruppe en mellemgruppe og en storegruppe

fra vuggestue til børnehave ikke mening og det

at børn starter i børnehave når de er tre år

at

nu kommer tidligere i børnehave er at der er mange flere blebørn og at den normering vi har i vores børnehaver bygger på at børn har smidt bleen når de starter i børnehave mener ministeren at det er et problem anerkender ministeren at vores normeringer i børnehaven er for dårlige

hvad der fungerer bedst i den enkelte kommune og i de enkelte kommuner

have nogle børnehuse hvor man har en lille en mellem og en storegruppe eller man

har sådan et rul én gang om året og så kan man have nogle hvor der

et direkte ryk det kommer jo an på

børn som har et et handicap og alligevel bliver inkluderet i institutionen

der hvor man skal have det fagprofessionelle blik og det er derfor at jeg bare appellerer til at man er varsom med at tro at det er inde på christiansborg man har de bedste løsninger som man så kan presse ned over hovedet

ikke på jeg tror på at det er ude lokalt

for en hverdag vi giver vores børn og hvad rammerne for vores daginstitutioner

er ingen tvivl om at vi skylder vores børn og de ansatte der har vores børn mellem hænderne hver eneste dag at

med både tid og nærvær

i rigtig mange kommuner inden for de senere år handler mere om økonomi end den handler om børn det gælder i virkeligheden både det vi diskuterer i dag nemlig overgangen til børnehave men det gælder for så vidt også overgangen til skole hvor vi ser en lignende udvikling

udsætte skolestarten så hele bevægelsen hen imod at det her bliver en skrue man kan dreje på hvis man hvis man fattes penge frem for at

det er en intention og en målsætning vi deler

at man får nogle børn rykket op flere måneder før tre år det betyder noget som vi tidligere har hørt her i salen for hvor mange der bruger ble det betyder noget for hvad

for barnets udvikling og der sker rigtig meget lige omkring

normeringen føles for de voksne i forhold til om de kan nå rundt til alle børn

men vi deler til fulde målsætningen om

på tre år for børn der skal i børnehave som forslagsstillerne også selv beskriver det

er der stor forskel på hvornår børn er klar til børnehave og det er allerede i dag en mulighed at vurdere at et barn kan blive længere i vuggestue eller dagpleje hvis de ikke er klar til børnehave dette vurderes af det pædagogiske personale sammen med forældrene og

dansk folkeparti har vi tillid til at personalet godt

den vurdering det skal det skal folketinget ikke blande sig i desuden er det op til de enkelte kommuner at sætte en alder på hvornår børnene skal i børnehave det er helt korrekt at der også ligger økonomi

et andet sted med de konsekvenser det ville have

dansk folkeparti er derfor af den overbevisning

til at vurdere det end vi er her i folketinget hvis vi

skal vi ifølge sf finde tre hundrede og fem og tyve million kroner

tre måneder vi ser dog altid positivt på at der bruges flere penge på børneområdet og til flere hænder og derfor har vi også støttet op om både stærke dagtilbud og de første

forslaget da vi synes at det

vi har et forslag til finansiering og diskuterer altid gerne andre finansieringskilder

tager kommunalbestyrelsens beslutninger ikke hensyn til hvad der er bedst for barnet

tager udgangspunkt i en stiv økonomitænkning

ikke godt se at hvis man virkelig vil det som dansk folkeparti siger om at lade personalet vurdere så giver det mening at økonomien er der og så er det egentlig op til forældrene og pædagogerne sammen at finde ud af hvornår

jo også i samarbejde med med ledelsen i daginstitutionerne og i forhold til

føler sig presset til det her så kan de jo altid gå til forældrebestyrelserne i daginstitutionerne og dermed

ikke er fyldt tre år så er der stadig væk den samme økonomi med til lige nøjagtig det barn selv om barnet flytter op i børnehaven og at økonomien først ændrer sig efter at barnet er fyldt de tre år

er der lidt mere personale for eksempel hvis man skifter om i

er bedst for barnet jeg vil gerne

meget om kommunalbestyrelsen og samarbejdet med forældrene kan ordføreren forestille sig at der er nogle kommunalbestyrelser der har følt sig presset på grund af deres økonomi til at sænke

er kommunalbestyrelsesmedlemmerne også tæt på både både forældrebestyrelser og andet og har løbende møder med dem der kunne man så tage diskussionen hvis det var man

så det synes jeg da at man skal benytte sig af derfor vil jeg godt holde fast i at der stadig væk er kommunalt selvstyre og at man

opfordre til at man selvfølgelig lader pengene følge barnet det ser vi også gerne

vil sf nemlig pålægge regeringen inden afslutningen af folketingsåret to tusind og atten

indføre en minimumsalder på tre år for børns overgang fra vuggestue eller dagpleje til børnehave medmindre forældrene specifikt ønsker at deres barn skal begynde tidligere i børnehave og

vurderes at være pædagogisk forsvarligt

begrunder med at praksis i kommunerne har ændret sig og

af den grund jo også er stor variation fra kommune til kommune i forhold til hvornår børnene starter i venstre mener vi dog ikke at

måde fra statens side skal ind og regulere det her område vi synes faktisk at

at kompetencen til at tilrettelægge de her ting som for eksempel aldersopdeling og struktur ligger bedst hos kommunerne og det gør vi

også bør følge det lokale behov så alt i alt

til at bakke op om beslutningsforslaget her og det kan jeg hilse og sige fra de konservative

rykke fra vuggestue til børnehave mange steder ikke er sådan at det tager udgangspunkt i hvad der er bedst for barnet det tager udgangspunkt i at man i kommunalbestyrelsen har vedtaget at det skal de gøre når de

det kan man spare et givent antal millioner kroner på og tendensen har været tydelig

tusind og otte hvor der var tolv kommuner hvor

bekymret over den tendens at vi ligesom skubber vores børn tidligere og tidligere af sted i børnehave også selv om

der har været børn som

hvor de har været mere end klar

i vuggestueafdelingen men

ville få større udfordringer hvis de fik mulighed

at komme i børnehave der synes jeg egentlig også det er vigtigt

fagpersonalet og kommunalbestyrelsen

børnene i jeres daginstitution skal flytte på det

siger vi at det er fagpersonalet og forældrene der sammen vurderer hvornår det giver bedst mening for børnene

de er sikre på vil lytte til forældrene så jeg synes det

man kan vælge den den rå facon og sige

og personalet bliver selvsagt sure og forældrene bliver

om muligt endnu mere sure derfor har man

at der var elleve vuggestuebørn i stedet for ti eller en og tyve børnehavebørn i stedet for tyve

giver det sig selv at når man så kigger på

ikke så svært at se at så falder de faktisk det er en

man har arbejdet systematisk med i kommunerne der var en gennemsnitlig gruppestørrelse på vuggestuerne på tolv børn i to tusind og sytten en anden metode og det er den som som sfs

der er jo forskellige omkostninger forbundet

med børnene afhængig af deres alder herre jacob mark har udmærket beskrevet det

med tallene fra fra brøndby kommune vi har set det pakket ind i en frygtelig masse pædagogik som ofte har forekommet usædvanlig letkøbt noget af det kan jo have en ræson

at de kan lære skolen at kende inden den hårde virkelighed rammer dem i børnehaveklassen vi kender alle sammen historierne

der sket det at der arbejdes systematisk med en forskydning af aldersgrupperne

der var enhedsomkostningerne væsentlig mindre end i børnehaven og vi har så tilsvarende oplevet at der er sket en forskydning

fra dagplejeområdet og fra vuggestueområdet op i i børnehaverne det er

der kan være tilfælde hvor man

i i en institution

fornuftigt at lave skiftet en anelse før og gør man det uden at det koster på ressourcerne

kan det jo være fornuftigt nok men der har været en systematik hvor man har set helt bort fra at det var forskellige behov det praktiske har allerede været nævnt spørgsmål

også hele den kognitive

til at til at forringe normeringsforholdene og derfor er det rigtig godt at

hvem passer vores vores børn her forleden dag fik nogle fantastiske billeder på hvad det betyder

når den eneste tilstedeværende medarbejder på gul stue

der er børn der må sidde alene på stuen

fint ind men der er ingen tvivl om at kommunerne systematisk bruger det her som en økonomisk mekanisme til at forringe normeringsforholdene

er der måske ikke så mange der umiddelbart oplever det

har det lige så alvorlige normeringsmæssige konsekvenser som hvis man bare havde fjernet personalet så derfor vil jeg sige tusind tak

jeg synes det er rigtig vigtigt at vi håndterer hele spørgsmålet om normeringer og ikke bare ved at sige mere personale men at vi også kigger på hvor

i de enkelte institutionstyper og at vi lige præcis som det her adresserer kigger på hvor gamle

i de enkelte børnegrupper for det har i lige så høj grad som det andet en konsekvens for kvaliteten af den pædagogik der skal føres så som det er fremgået

som tidligere ordførere har

at indføre en minimumsalder på tre år for børns overgang fra

om det bliver en spareøvelse hurtigere at sende børnene fra vuggestue til børnehave fordi det jo er billigere med et børnehavebarn end et vuggestuebarn så det forstår jeg egentlig godt men min anke mod forslaget som det her er at man lægger de her meget rigide regler ned over

har de indrettet sig på en anden måde der har de en vuggestue som er

traditionelle og det betyder jo at de der meget rigide regler om hvornår

at det så lige pludselig bliver en undtagelse og en dispensation og man skal ind i stedet

er det enkelte barn bliver for mig for rigidt og

vi ikke støtter det her forslag som det ligger

i børnehave tidligere end de er klar overhovedet ikke

vælge at rykke barnet når det giver mening uden at

tænke på de kommuner hvor man skal rykke når

er to år og otte måneder hvad så hvis barnet først er klar når det er to år og elleve måneder

de straffet i institutionen hvilken institution har mest frihed den hvor man ved

får de økonomiske ressourcer helt til barnet er tre år gammelt men

være på hvilken stue det er sfs model eller er det den model hvor man i nogle kommuner bliver presset til at rykke børnene måske også før de er klar

det har man bare besluttet kommunalt hvor ligger der mest frihed

til barnet er tre år uanset om man vælger at rykke barnet fordi man vurderer at barnet er klar når det er

det er fuldstændig fair hvis man i en lokalbestyrelse eller et byråd vælger at gøre som herre jacob mark

friheden ligger i kommunen og det er faktisk det

sparehensynet højere det er egentlig det der er essensen af det her

altså hvor langt ned kan kommunerne gå før

x og så kan i selv vælge hvordan i disponerer

bruges på flere hænder

lave en minimumsaldersgrænse for børnehaven forældrebestyrelsen og den lokale leder

omhandlede minimumsnormeringer i i vuggestuer og børnehaver hvor jeg ikke selv kunne være der

er rigtig positivt med det her forslag jeg er som udgangspunkt rigtig glad for alle forslag hvor vi

vuggestuer og børnehaver fordi jeg synes det er enormt vigtigt at vi prioriterer vores børn

er brug for flere penge til og det kommer der jo i forbindelse med det her forslag altså det er en form for økonomisk tilskud

den lokale selvbestemmelse og

det synes jeg også er et validt argument til gengæld

tager højde for det altså at det netop stadig er en faglig vurdering

det faglige personale og af forældrene og barnet altså en form for forsigtighedsprincip måske hvor man ikke lader pengene bestemme men passer på børnene i første omgang det synes jeg er rigtig sympatisk og derfor vil vi meget gerne støtte

økonomiske normeringer i børnehaver

netop økonomiske normeringer fordi vi mener at

plads til en grad af frihed ude i de enkelte

det kræver i første omgang at man tildeler en

og derfor kalder vi vores forslag for økonomiske minimumsnormeringer altså fordi vi mener det skal passe til en

form for rimelig normering og at man så kan bruge det alt efter den faglige vurdering ude i de enkelte institutioner

liberal alliances ordfører altså at nogle institutioner har

to år og ti måneder og to år og ti måneder og opefter hvordan hvordan tænker sf at det passer

det fantastisk når nogen vil prioritere børnene og faktisk også tildeler penge til det og ikke bare står og lover noget og

for intentionerne og at det lyder rigtig fint og

en rigtig god idé men at der er et komma her

er en eneste forælder som har set klippene med de børn som ikke får ondt i maven og i modsætning til hvad vi er så vant til herinde så er det jo ikke en journalist som lige har strammet den eller en journalist som har været ude at finde en eller anden enkeltsag

det her er virkeligheden det her er hverdagen for børn i danmark

der børn i det her land som ikke får de smil og de kram som de har brug for børn som er kede af det og som tuller alene rundt i garderoben og hvor de voksne ikke har en chance for at se det enkelte barn det er simpelt hen ikke i orden og hvis man så snakker med pædagogerne og lederne det har vi gjort i radikale venstre for vi mødtes med hende lederen som siger op i dokumentaren tina hedder hun så siger hun meget tydeligt ligesom mange andre pædagoger også gør at det handler om normeringer men det handler også om hvor mange opgaver pædagogerne har væk fra børnene og det handler om børnenes alder

de seneste år er børn blevet yngre og yngre og det passer ikke

overbevise regeringen om at forældre skal have ret til at deres børn kan blive i børnehaven i stedet for nødvendigvis at starte tidligt i skole men her er regeringen jo bare helt sort vi har en undervisningsminister som mener at det vil ødelægge hele fællesskabet i folkeskolen hvis børn fik lov til

og først starte i skole når de er klar i dag diskuterer vi så den anden brik nemlig at børn skal have muligheden for at blive i vuggestue og starte i børnehave når de er klar jeg synes det er

det her forslag sammen med os andre for jeg tror

navnet det er hvis jeg må drille jer lidt i sf som om i har fået det der med minimum lidt på hjernen det lyder godt i en valgkamp at der er minimumsnormeringer og minimumsalder

retten til at være i vuggestue til man er tre år fordi man jo også har retten til at starte tidligere

jo meget vigtigt når vi laver den her ændring at vi så kommer til at gøre det på en klog måde

man ikke ender i en situation i de byer hvor der i forvejen er mangel på vuggestuepladser

står og mangler en vuggestueplads og er nødt til at finde på alle mulige mærkelige løsninger fordi de

til at starte så det skal vi selvfølgelig have tænkt ind

det tredje har jeg som radikal et problem med sfs økonomi

derfor forslaget men har vores egen finansiering

så lyst til at sige til regeringen

som vi er på alle mulige andre områder her i folketinget men jeg må bare sige at jeg

hører vi at det

jo forkert altså i dag er det jo ikke en individuel vurdering i dag har man bare besluttet at børn skal starte når de er

er jo ikke pædagogisk det er jo alene sparehensyn i kommunerne der gør at man har truffet beslutning om at man kan spare nogle penge ved at børn starter tidligere

vil vi gøre hvad vi kan for

sørge for at vi får nogle ordentlige normeringer og at børn kan have et godt vuggestueliv sådan som

i en lang årrække har været en tendens til at presse børn hurtigere og hurtigere af sted uden hensyntagen til hvad der er bedst for barnet men med hensyntagen til hvad der er bedst for kommunekassen eller statskassen børn bliver sendt hurtigere hjem fra fødegangene fordi riget fattes penge børn bliver presset hurtigere fra vuggestue til børnehave det er det det her forslag handler om der er i øvrigt også færre voksne i både vuggestuen og børnehaven

på ungdomsuddannelserne på de videregående uddannelser på arbejdsmarkedet hele vejen har det været sådan en tendens i en årrække at

er bedst for stats eller kommunekassen

store budgetbeslutninger om at rykke børnene tidligere af sted fordi det er billigere at have et barn gående i en børnehave end i en vuggestue så tager det ikke udgangspunkt i hvad barnet har brug for så tager det udgangspunkt i

til at gå op i brøndby kommune et

ændrer alderen så børn kommer hurtigere i børnehave ja så

at drive dagtilbud for i to tusind og otte var det tolv kommuner der sendte

slået igennem her det handler ikke om børnene det handler ikke om hvad der er godt for børnene det handler ikke om hvad der er pædagogisk rigtigt det handler ikke om hvad fagpersonalet mener det handler ikke om hvad de lokale ledere mener og det handler slet ikke om hvad forældrene mener det handler om hvordan vi får økonomien til at gå op

stoppe med at tænke børnepolitik på den måde så derfor går det her forslag helt basalt og simpelt ud på at give fagpersonalet og forældrene den frihed til selv at vælge

er bedst for barnet at gå videre i fru laura lindahls børns

man med sfs forslag fremover kunne indrette sig præcis som man vil

være flere penge til at gøre det fordi der ikke

kommunal beslutning om at børnene skal skynde sig der vil ikke være nogen aldersintegrerede institutioner der vil miste frihed tværtimod

de aldersintegrerede institutioner få frihed fordi de ikke bliver straffet økonomisk

er altså mere rigidt at man har fået en tvangsbeslutning fra kommunen om at børnene skal flytte når de har nået den her bestemte alder

bredt set at ordførerne erkender at det her er

at jacob mark er byrådsmedlem

har jeg også været og da jeg blev byrådsmedlem i

besluttede man i køge kommune at sænke alderen fra tre år til to år og ti måneder fordi vi skulle spare to

så var det først nogle år efter at

skadelige konsekvenser børnene det tager ikke udgangspunkt i hvad der er bedst for børnene det er dårligt for normeringen

for små når de kommer op på børnehavestuen

fordi vi fik et positivt økonomiresultat det år og fordi vi faktisk valgte at prioritere det

det er helt rigtigt set at man ude kommunalt har det valg desværre har valget i mange år været

at presse børnene hurtigere af sted og derfor siger vi stop det må tage udgangspunkt i hvad børnene har bedst af

hvad kommunernes kommunekasser har bedst af det gælder minimumsnormeringer når vi snakker om om der er voksne nok det gælder også i forhold til

til de ordførere der bakker op jeg vil forsøge

socialdemokratiets positive ånd

ordførertalen til at afspejle sig når vi skal stemme og om ikke andet så i hvert fald videreføre den til når vi forhåbentlig har et flertal efter et valg

tak til alternativet som jeg håber har fået

i min tale og til enhedslistens herre jakob sølvhøj som bakker op og også tak

finder finansieringen forskellige steder det kan vi forhandle os frem til jeg synes det er et godt forslag til navn og jeg lover at tage de radikale med når vi

det her forslag igen for det gør vi

åbnet og den første der får ordet er herre jesper petersen fra socialdemokratiet

behandle lovforslag nummer to hundrede og syv som handler om hvordan man opgør

metode tilbage i efteråret sidste år i september måned blev det besluttet at vi

som altså vil give et mere retvisende billede

at man skal forlænge overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug

indtil udgangen af to tusind og tyve det har sin begrundelse i den usikkerhed

der er knyttet til konkrete målinger af de biler som er blevet typegodkendt efter den nye

altså simpelt hen om det er den korrekte omregningsfaktor som blev puttet ind i lovgivningen tilbage i september sidste år hvor man altså skulle gange med en

for at bilbeskatningen samlet set

den usikkerhed som så er opstået nu hvor skatteministeriet

er i flere omgange blevet påpeget af branchen faktisk helt tilbage til

men først her i ellevte time er det er det blevet så klart for skatteministeren og skatteministeriet at at man altså ikke kan gennemføre den den her omregningsfaktor på en betryggende måde og at man derfor her kort inden det skulle træde i kraft må

det havde klart været bedst om vi nu kunne lave den korrekte omregningsfaktor at man faktisk havde

og få den nye beregningsmetode af bilerne

ikke et tilstrækkelig godt grundlag for i skatteministeriet til

den rigtige omregningsfaktor eller

foreslås de altså at forlænge den overgangsperiode der er og vi

det er synes jeg både politisk beklageligt fordi vi gerne ville have haft den nye

god måde at være lovgivere på at vi her i

at vi gør det så vi vil bakke op om

hastebehandlingen af lovforslaget og vil også

at der bliver skabt sikkerhed om bilafgifterne og at man så får den fornødne tid til at komme op med en en korrekt

ikke er nogen provenueffekt ved lovforslaget

også at der ikke er nogen effekt for for miljøet alligevel vil vi godt bruge udvalgsbehandlingen til at spørge lidt ind til til klimaeffekten om der er sådan en i lovforslaget fordi en af pointerne

at gå over til den nye beregningsmetode jo skulle være at man fik et mere retvisende billede af

vil vi godt spørge ind til hvad det så bliver for en effekt der kommer ud af at man må forlænge den nuværende beregningsmetode det kunne jo aktualisere at man lyttede til nogle af de forslag vi kommet med om hvordan man hurtigere kan udbrede

men at der er gjort for lidt for at udbrede de grønne biltyper

at indføre en grønnere firmabilbeskatning få flere firmabiler til at være

at vi gør mere for at styrke infrastrukturen omkring elbilerne og så videre det kunne det her også være en anledning til men med de bemærkninger skal jeg give

er en del af afgiften afhængig af hvor langt

brændstofkilde det har været kendt for de fleste at når man køber en bil

passer den opgjorte kilometer som står på salgsopstillingen meget sjældent med det bilen reelt kører

wltp det må man sige er

entydigt positivt da den nye metode viser et mere retvisende forbrug udfordringen har været at nogle biler med den nye målemetode vil stige i pris her fra den første april hvor overgangsordningen udløber jeg tror at de fleste har set de mange bilreklamer som opfordrer til at købe inden de stiger

det har skabt en masse usikkerhed i dansk folkeparti synes vi det er positivt at der kommer en mere retvisende

målemetode men vi ønsker ikke at det skal gå ud over

vi synes derfor det er en god idé at vi med dette lovforslag forlænger overgangsperioden til udgangen af to tusind og tyve

vi er med på at det er en permanent løsning men det giver god mening at udskyde det til to tusind og tyve da folketinget til til den tid kommer til at kigge på beskatningen af biler og transport og transport generelt på baggrund af arbejdet i den grønne transportkommission som er nedsat for at sikre en mere miljøvenlig transportsektor

forlænge den nuværende overgangsperiode så den

og tyve det er jo fordi regeringen har nedsat en kommission der skal se på hvordan vi kan få en million grønne biler i

for meget usikkerhed synes vi det er en rigtig god idé at forlænge den her overgangsperiode

at milliarder af kroner ikke kommer i statskassen fordi biler i i misvisende tests fremstår mere miljøvenlige end de i virkeligheden

har gjort at den danske statskasse er blevet snydt for ikke mindre end fire og tyve milliard kroner i perioden to tusind og ti

seksten og der er efter vores opfattelse tale om en skandale som i kroner og ører er dobbelt så stor som den berygtede udbytteskatskandale alene i to tusind og seksten

fælleskassen glip af over seks milliard kroner i indtægter noget skyldes muligvis snyd og bidrag blandt andet

i to tusind og femten tvunget til at indrømme at de havde installeret snydesoftware i deres biler så bilerne fremstod mindre forurenende i test men hovedproblemet er nok at biler bliver testet med en

frem for under realistiske omstændigheder de såkaldte

emission test omfanget af skandalen kan kan man læse i en rapport som den grønne gruppe i eu parlamentet har udarbejdet i marts to tusind og atten én ting er at staten er gået glip af

horribelt for der er tale om midler som kunne være brugt til at sænke priserne på kollektiv trafik eller sænke afgifterne på elbiler for at fremme den grønne omstilling men lige så horribelt er det sådan set at forbrugerne er blevet snydt fordi der er rigtig mange der har købt en bil der ikke kan køre det antal kilometer på literen som de er blevet lovet det er undergravende for

miljøpolitikken at vi ikke kan stole på oplysningerne om bilernes forurening forurening fordi vi ikke har de rette informationer til at kunne tilrettelægge vores politik på området folketinget har besluttet at der skal indføres en mere retvisende test

test men den er bedre end den vi har i dag og enhedslisten støtter det fremskridt der ligger i at overgå til denne test vi har dog i enhedslisten ikke kunnet støtte det som et stort flertal

i folketinget har vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af l to hundrede og syv og tredive i to tusind og sytten nemlig at når

testen indføres og bilerne i højere grad skal betale de afgifter som de burde have betalt hele tiden så skal afgifterne sættes tilsvarende nederst når vi

er det som bekendt fordi regeringen er blevet i tvivl om hvorvidt man har ramt rigtigt i beregningen i forhold til at stigningen i

bilafgifterne annulleres enhedslisten kan ikke støtte udskydelsen af indførelsen af

testen vi burde for længst have indført denne mere retvisende test for bilers forurening og ved at udskyde indførelsen af testen

vil mere forurenende biler stadig fremstå i et alt for miljørigtig lys samtidig har vi fra starten været uenige i at der skulle indføres lavere bilafgifter svarende til merprovenuet ved at indføre

vil det set med vores øjne udelukkende være et plus fordi vi ønsker at bruge et

merprovenu til at fremme omstillingen til grøn transport og til elbiler på den baggrund

stiller sig på borgernes side og det skyldes at der er opstået tvivl

overgangen til det nye wltp system vil føre til højere afgifter for borgerne i det her land som jo i forvejen er plaget med verdens højeste bilafgifter da der har været en intention om at sætte bilafgifterne ned det er sket tre gange siden

ønsker vi at udrydde enhver tvivl om at det skulle være tilfældet altså at det nye system skulle føre til højere afgifter for

forlænger vi den overgangsperiode der er fra det gamle system til det nye system og det er selvfølgelig rigtig rigtig godt

vi skal selvfølgelig sikre os at borgerne

i bilafgifter ikke kommer til at betale mere end den politiske intention er med den seneste aftale om lavere

støttet hastebehandlingen her forslag i og med at jeg mener

det nu viser sig om lidt at forslaget har flertal og vil blive vedtaget

en grund til at det

dato så der ikke bliver forvirring i en overgangsperiode hvis vi ikke ikke lod det hastebehandle

det betyder dog ikke at vi er for det her forslag som helhed

men regeringen vil ikke rigtig rette op på det regeringen vil til gengæld bruge muligheden for at

lette skatterne

en skandale når vi nu står som vi gør i dag hvor

lidt mere på miljøet også i forhold til

det her med at det skal blive en lille smule

for forbrugerne at købe nogle biler som forurener lidt mere er fuldstændig modsat den logik

købe nogle biler som bruger benzin og og forurener miljøet lidt mere

at gøre det på og så i stedet for bruge pengene

samfundet begynder at tænke lidt mere på

forskellige dele af vores samfund har for samfundsøkonomien som helhed og for miljøet og for mennesker

ikke bare tænker helt helt smalt på den økonomiske fordel ved det her forslag

vi synes simpelt hen at det skal gøres billigere at forbruge på en måde som tilgodeser vores klode men samtidig må det gerne koste mere hvis man forbruger

forureneren skal betale så vi sikrer at produkter og transport og fødevarer har en pris som faktisk reelt svarer til de samfundsøkonomiske konsekvenser

og som jeg nævnte kunne det være elbil jeg synes

vil det her så føre til højere eller lavere

at flere skal købe elbiler flere grønne elbiler altså vi hører så meget

at der er en manglende evne til at handle når det handler om klima

blev behandlet her i salen hvor man virkelig støttede

en lidt højere pris for deres biler så kan vi virkelig handle og så kan

der skal tage flere år det skal ligge i en kommission det skal man overveje

et rigtig godt princip men så forstår jeg bare ikke

ikke går ind for lavere afgifter på biler

ved den aktivitet for eksempel det at køre i bil det gør bilejerne de betaler en overpris

mere end de omkostninger som de påfører samfundet i form af forurening i form af slid på vejene trafikulykker og så videre så bilisterne

betaler og de betaler en overpris de betaler for meget så hvis ordføreren virkelig går op i det princip

ordføreren gå ind for at bilafgifterne skal sættes ned

netop de grønne biler som vi har hørt regeringen tale meget om

de biler der forurener mere op

sætte dem ned på de grønne biler

så der er er meget lave afgifter på grønne biler om man vil

når man står og taler om nogle fine principper om at forureneren skal betale og det skal de når de køber bil og

tal peter birch havde den anden dag en artikel i politiken hvor han skrev at

i forvejen betaler overpris vismændene har været ude at sige

slet ikke hemmeligt det er helt almindelig kendt så

nogle principper som er gode

vi skal lave nogle udregninger for alle mulige andre dele af samfundet

desværre sådan at det antal kilometer på literen som

udregnet har vist sig at være forkert det er en europæisk standard som er blevet opdateret og det skal jo så også på et eller andet tidspunkt opdateres i dansk lov og det vil betyde at en række biler vil blive dyrere fordi

de altså kører kortere på literen end man hidtil havde troet i radikale venstre synes vi at man helt fra start af

den her nye standard og de penge

ind ekstra kunne man have brugt til at lette skatten på biler på vedvarende energi eller biler som er hybridbiler der er

fossil og vedvarende energi

flertal valgt at udskyde og det skulle så

at man skulle få købt sin bil inden den første april hvor priserne vil stige og nu kommer regeringen så

første april så bilpriserne ikke stiger der vi synes man skulle have fundet ud af det noget før hvis det virkelig passer at det er fordi man ikke kan regne det ud

mere er fordi man endnu engang ikke har viljen politisk

kan vi ikke støtte lovforslaget det følger ligesom andre ordførere har sagt at vi også var imod et tidligere lovforslag der handlede om det samme vi synes man

få ført den her nye standard ud i livet så

betaler den skat som det antal kilometer som bil kan køre på en

får vi det der hedder et høringsnotat når vi skal forholde os til et lovforslag og det er

hos folk der ved noget om det forhåbentlig som kan komme med

det her lovforslag at

leveret et høringssvar

som muligt

den forlængede overgangsperiode er udløbet

mener altså at priserne er sensitive i forhold til at vi har

jeg synes bare at det

kurs kunne vi godt tale lidt mere stille og roligt og stilfærdigt men problemet er at der har været en zigzagkurs i årevis

handler jo egentlig om mere end

af brændstofforbrug det handler om hvordan vi skal komme i mål med den grønne omstilling

parisaftalen men vi skal også leve op til de mål vi selv har sat os og statsministeren stod

og sagde at nu skulle vi have en million elbiler på vejene og det der fulgte efter

var en aftale der leverede tusind elbiler eller hvad der blev solgt på knap to døgn af benzinbiler vi har aldrig haft

så mange benzinbiler på vejene og igen

skudt til hjørne i forhold til at der skal nedsættes en kommission ifølge regeringen

konkrete lovforslag har vi tre spørgsmål til skatteministeren og de spørgsmål

er korrekt at prisen på nogle biler vil blive lavere med udskydelsen end uden og hvilke eksempler der kan være på det vi

om hvor prisen vil blive højere med udskydelsen end end uden og hvordan skatteministeriet kommer frem til at provenuet fra registreringsafgiften ikke vil ændre sig som følge af udskydelsen intuitivt virker det lidt svært at forstå det er

skatteministeren i det her hasteudvalgsarbejde der skal

at det her emne

det haster for meget til at vi ikke for længst har sat os sammen og lavet en ambitiøs aftale

det bliver hele tiden sådan at man skruer på lidt forskellige knapper

stiller mig det spørgsmål hvorfor registreringsafgiften bidrager med mere end end seksten milliard

mere end de samfundsøkonomiske omkostninger

er det virkelig sfs holdning at erhvervslivet skal diktere hvad vi diskuterer eller ikke diskuterer

vi politikere har ytringsfrihed og vi debatterer præcis det vi har lyst til at debattere uanset om det gør nogen i erhvervslivet sure eller

et område der rigtigt nok er meget sensitivt over for politiske diskussioner

at hvis man som bilbranche ønsker sig at tingene skal foregå stilfærdigt osv

det bare ikke muligt lige nu på det her område fordi det er så vigtigt at vi får den omstilling

kan vi ikke

egentlig også hører herre joachim b olsen sige leve op til det ønske

også konfliktfyldt stof fordi det handler om mere end biler

hvor vi skal hen som samfund herre joachim b olsen har nogle meget ideologiske holdninger til

vi har utrolig travlt hvis vi skal nå vores klimamål på

snakke så meget om det der så havde sf ikke

vi synes at bilafgifterne er for høje

godt være det irriterer nogen so

men i forhold til bilafgifterne

jo sådan at de er for høje i forhold til de omkostninger som bilismen påfører samfundet jeg er helt enig i at forureneren skal betale

det gør bilisterne allerede når de har betalt afgift på deres benzin og jeg er bare af den holdning at

kan jeg bare ikke se er særlig fornuftigt og det

bør beskattes ens hvis det er samme type

at indstille mig på det ønske der var fra dansk

lidt interessant

bragede løs og folk var meget bekymrede dengang

uanset hvad den

vi skal ikke have fossile biler

der er gjort for at skabe ro om afgifterne

vi ikke risikerer at de nye beregningsmetoder

ikke fra konservativ side i de senere år er det lykkedes at få sænket afgifterne

ønsker vi også endnu lavere bilafgifter men også mere miljørigtige afgifter forstået på den måde at afgifterne

for de biler der forurener mindst derfor venter vi også i spænding på den her grønne transportkommission som er nedsat med henblik på at komme med forslag til hvordan vi på en ny måde kan beregne vores bilafgifter så de også i højere grad understøtter en grøn omstilling af vores transport for det er nemlig nødvendigt

og her spiller afgiftsstrukturen selvfølgelig også en rolle det er vores langsigtede mål og det skal det være men på den korte bane ønsker vi at skabe ro om bilafgifterne og særligt sikre at bilafgifterne under et ikke kommer til at stige

tidligere men når jeg som skatteminister på vegne af regeringen har

der vil være flertal for

at behandle forslaget og jeg vil gerne kvittere og takke for

der er skabt usikkerhed om

første april skal opgøres efter den nye wltp metode som skulle give et mere retvisende billede af det faktiske brændstofforbrug tidligere har man brugt en anden metode i overgangsperioden nemlig

den omlægning vi nu laver med den nye målemetode

jeg har som skatteminister sagt til bilbranchen på de møder de har været til i skatteministeriet i må komme med tallene

bilbranchen har ret hvis vi mente de havde det skulle vi fremsætte et forslag om en anden omregningsfaktor omvendt er det også svært at afvise at de måske har en pointe i forhold til om vi har ramt rigtigt derfor har regeringen med åbne øjne valgt at fjerne den usikkerhed ved

afrapporterer så kan man kigge på

af dem der er høringsberettigede

man skal betale i beskatning og også ro

som regeringen har gennemført sammen med dansk folkeparti siden to tusind og femten der har gjort bilerne billigere og som jeg som skatteminister i hvert fald er stolt af det skal noget afgiftteknisk ikke være en være en hindring for

foreslår at forlænge overgangsordningen

første april ikke sker ændringer i den måde brændstofforbruget og bilafgifterne for nye biler fastsættes

til dem der måtte overveje at købe en ny bil også efter

april jeg vil gerne sige tak til høringsparterne for indkomne høringssvar ikke bare det

over fremsættelsen og og

april men tak for at dem der har sendt høringssvar ind har gjort det så så hurtigt

svare på de skriftlige og helt rimelige spørgsmål

vil blive billigere og nogle biler der vil blive dyrere og vi har så forsøgt at ramme balancen så den samlede bilbeskatning er den samme

forudsætninger vil blive billigere og hvilke der vil blive

herre joachim b olsen også var inde på at at det

faktisk i alt for stort omfang i forhold til hvad der samfundsøkonomisk er fornuftigt

man løfte skattebyrden over på nogle andre ting hvor man ikke afløfter

vores høje bilbeskatning fører også til at folk kører i deres bil

giver mening og der er rigtig mange

vores høje afgifter altså det kan vi så lappe

men vi har en alt alt for højt bilbeskatning også i forhold

set fra et forureneren skal betale perspektiv alt alt for høje i danmark som herre joachim b olsen var inde på så var der enhedslisten

enhedslistens ordfører ikke til stede her i salen og det lød også på enhedslistens ordfører som noget enhedslistens skatteordfører herre rune lund i virkeligheden

meget flittig så han følger nok med i debatten derhjemme eller ser den efterfølgende

det er altså ikke rigtigt at der er nogle

som følge af at nogle bilfabrikanter har opgjort hvor langt en bil kører på literen

var der kommet flere penge i kassen men de penge

nogle svindlere de penge

har købt en bil billigere end de ellers ville

så har det i øvrigt ført til at folk har købt nogle større biler

danskerne har et bilbudget og vi kan se at når vi sænker afgiften

bruger folk nogenlunde det samme

nogle lidt større biler og de er typisk mere miljørigtige

længere på literen de er også mere sikre

nogle svindlere og derfor kan man ikke sammenligne det med udbyttesagen og andre ting det er ikke

i dag og så ser vi frem til en hurtig udvalgsbehandling vi skal

svare hurtigt på de spørgsmål der må være

få behandlet lovforslaget så det kan træde

skulle blive ramt af nogle stigninger som

møde afholdes i morgen onsdag den tyvende marts to tusind og nitten klokken tretten